vi startede i går havde vi ungdomsparlamentet

hundrede og syv og halvfjerds unge mennesker der sad her da mødet startede og der var fuldstændig stille fuldstændig stille

at det i dag er tirsdag den ottende februar

der er følgende anmeldelser transportministeren lovforslag nummer l en hundrede og tyve per clausen

analysemetoder

er ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet og dermed er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

ikke kommer ind i diskussionen om at der kunne komme øget konkurrence

meget meget lidt konkurrence på det her område og det medvirker til at borgerne kommer til at betale kunstigt høje salærer for at få en bobestyrer det skyldes at der er for lidt konkurrence både i forhold til hvem der kan få lov til at være bobestyrer er det advokater

at der kun er udnævnt et vist antal

i hver kreds det vil vi gerne have ændret og måske også gerne have en kommentar fra justitsministeren

og se på det her det er jo faktisk mere end fem år siden konkurrencestyrelsen tog det her problem

interesser ud over interesserne

de ganske ganske få advokater som har fået den her særlige givtige rolle som bobestyrer fri konkurrence giver generelt bedre muligheder for borgerne det giver dem lavere priser og det vil det også gøre i det her tilfælde og når nu konkurrencestyrelsen flere gange har påpeget det her problem synes vi det er underligt at man ikke har taget

hvor der ofte er behov for at der altså medvirker uddannede advokater det er nemlig også til fordel for forbrugerne at der er en

behandling af sagerne af nogle advokater der har forstand på hvad det

den her sammenhæng vil jeg bare sige

resultatet af et udvalgsarbejde

igen afledt af at man har set på ægtefælleskiftereglerne så det er altså selve skiftereglerne selve processerne man har interesseret sig for og det er i den kontekst

men i andre sammenhænge vil jeg altid være parat til at diskutere hvordan vi kan øge konkurrencen

set godt klar over hvad forslaget handler om det vi bare prøver at afkræve regeringen et svar på

se på det her problem som har været rejst flere gange det er sådan

og revisorer som mulige

til at gå ind og tage sig af de her dødsbobehandlinger

at hvis man lavede konkurrence hen over kredsgrænserne så ville der også komme billigere priser til fordel for borgerne

draget med ind og eventuelt få et løfte fra regeringen om at den ville se positivt på at hvordan man kunne øge konkurrencen inden for det her

borgerne selv vælge hvilke hensyn de ville have der skulle tages hvis de mener det er

trykker ud igen sådan tak for det jeg forstod at det der er ønsket fra herre simon emil ammitzbøll er fornyet udvalgsbehandling

der er ikke flere der her beder om ordet så går vi til afstemning afstemning

sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

ønsker nogen at udtale sig det gør fru mette gjerskov som ordfører

rette op på den elendige lovgivning der er på husdyrområdet vi

om gylletanke

hvis man skal tage det helt alvorligt

bomber under miljøet

men der er ikke taget højde for at en gylletank skal

hvor gylleanlæg

og så kan man sådan set gøre det på samme måde som hvis man har tænkt sig

lave en udestue det synes jeg faktisk ikke er at tage gylleproblemet alvorligt der er en kæmpe risiko ved gylle

at gå ind og se på det i forbindelse med behandlingen af

støtter vi naturligvis det ændringsforslag og vi undlader at stemme til selve

med socialdemokratiet og så

er det ikke tilstrækkeligt til at sikre at at

kommer ned på det niveau som sikrer god bevaringsstatus hverken i

eller når der laves revurderinger senere og derfor kan vi ikke medvirke i

også understrege at jeg synes der er rigtig mange usikkerheder

jeg er lidt bange for at det skyldes en stor og lang strid i venstre som jeg ikke ved

om om er afsluttet og helt præcis hvad resultatet bliver af men der er signaler om at man i virkeligheden bare skal have generelle vurderinger mens det

jo er konkrete vurderinger jeg har set nogle svar fra ministeren hvor hun siger at det er begge dele

det er den generelle vurdering der tæller

vi synes der er betydelig usikkerhed i den måde det er beskrevet på i

har vi markeret selv om der altså er fremskridt ved

tomme ord uden indhold der var intet intet der kunne bruges til noget og det tyder jo på at det er rigtigt

der sidder to ordførere dernede som vil undlade at stemme

stilling til noget som helst hvordan skal man så kunne forklare hvad man mener når man ikke tager stilling nej det er klart det må jo hænge sammen der er tomme ord og man undlader at stemme det hænger fint sammen og det hænger fint sammen med den politik som føres på det her område fra oppositionens side jeg vil sige at det som er en af styrkerne

nu får en anmeldeordning så så vi kan få nedbragt sagsbehandlingstiden i kommunerne for miljøgodkendelser og i miljøklagenævnet

noget som oppositionen overhovedet ikke beskæftiger sig med det er ikke interessant men det er det vi meget gerne vil have vi får en anmeldeordning så man bare kan

samtidig gør det her

noget der sådan optager oppositionen

på miljøområdet hvor der er en reduktion af ammoniakudledningen ammoniakbelastningen fra landbruget til naturen

heller ikke er noget man kan stemme for i oppositionen

jeg startede med at sige det var tomme ord uden indhold

ligger sytten bilag og hundrede spørgsmål og svar det er et meget

at vi jo faktisk har læst det hele og sagen er

det store spørgsmål i forhold til diskussionen i dag

det regeringen har lagt frem her

skal sagsbehandle

bygge en gylletank på samme måde som

en carport og jeg mener bare at en gylletank er en potentiel bombe under naturen det er en carport ikke skulle vi ikke tage

så vi sikrer os at der ikke sker udslip i fremtiden det er faktisk det diskussionen drejer sig om

tyder på at fru mette gjerskov og herre steen gade ikke har forstået et klap af hvad der står i alle de der hundrede

af om man skulle stemme for eller imod nu undlader man bare at stemme fordi man ikke ønsker

der er jo lige lavet en plan for at sikre

der ikke kommer udslip fra gylletanke nemlig en plan som sikrer

nogle problemer med gylletanke og desuden har vi vedtaget at der skal laves

jeg kan slet ikke se at det ændringsforslag som oppositionen kommer med her

om hvem der har forstået hvad de har læst den debat lader jeg være ovre i venstres folketingsgruppe jeg vil bare konstatere at vi fra socialdemokraternes side sammen med sf meget klart har gjort rede for hvad det er vi er bekymrede for med den her lovgivning

vi anerkender at der er nogle forbedringer

jo fordi de ikke har kunnet få deres godkendelser igennem ude i kommunerne i årevis

et håbløst bureaukratisk system som ingen

ved at slække så meget på reglerne

selv gylletanke ikke skal miljøgodkendes det er da helt uacceptabelt i forhold til selve det grundlæggende lovforslag som vi stemmer gult til

fordi vi ganske enkelt ikke tror på alle de forklaringer der ligger på de hundrede spørgsmål

med sig selv om hvad konsekvenserne af lovforslaget

mig fra fru mette gjerskov

hvordan vi sikrer at der ikke sker gylleudslip så langt hen ad vejen man nu kan

med alarmsystem og gyllebarriere så jeg kan simpelt hen ikke forstå

stilles fra oppositionens side for vi har jo klaret problemet

det kan jeg ikke garantere men jeg kan garantere at der er gjort alt hvad der overhovedet er muligt for at gylleudslip

der er ikke plads til to på talerstolen

at det ikke skal være en anmeldeordning men en godkendelse så simpelt er det og det er jo ikke så svært at forstå

gylleudslip så vil jeg sige til

herre eyvind vesselbo

når vi undlader at stemme til lovforslaget er det

at der er nogle forbedringer

at der ved den obligatoriske revision af husdyrgodkendelserne ikke skal foretages en ny vurdering af om den godkendte produktion påvirker natura to tusind områder det vil altså sige

vi ved at der er brug for yderligere skærpelser i de kommende år det er jo den store usikkerhed og det problem der grundlæggende ligger i det her forslag

få sig selv til at sige at der var nogle forbedringer i det her lovforslag det synes jeg er rigtig godt men problemet er jo

vil stemme for dem det hænger jo ikke sammen og

står her på talerstolen og siger at der er en masse forbedringer men

ord i dag i hvert fald er det blevet gentaget mange gange men det bliver det jo ikke rigtigt af det er vel en helt fornuftig måde

at agere på det står i vores betænkningsbidrag og vi har

nogle steder hvor vi mener at man låser

ikke kan foretages de nødvendige skærpelser i fremtiden derfor undlader vi at stemme og egentlig synes jeg det er så

være ekspert i tomme ord for ikke

er spild af tid at stå her ved folketingets talerstol og snakke og diskutere med med partier som

en lille flig af nogle ting i det her lovforslag

jeg bare sige at det her lovforslag

stramninger på

reduktion af ammoniakudledningen ved landbrugsejendomme som udvider det kan vel ikke være mere stramt og det forstår jeg ikke at herre steen gade

ro i salen selv om man debatterer gylle fra talerstolen behøver det ikke flyde ud over hele salen som støj

tolv og jeg vil blot konstatere at det har været en

ret spændende lovbehandling frem til nu det er korrekt at der er blevet besvaret over hundrede spørgsmål til det her lovforslag det spørgsmål som alle sammen har haft til hensigt netop at få præciseret hvad det her lovforslag går ud på

og i høj grad også hvilke lempelser der er i det i forhold til bureaukratiet for det er jo rigtigt at der fortsat er udfordringer med hele husdyrreguleringen hele husdyrloven

er det at vi med l tolv også får de her anmeldeordninger jeg vil bare sige til den bekymring

er det for at lempe i sagsbehandlingstiden ude i kommunerne når man gerne vil udskifte en gammel gyllebeholder med en nyere og mere sikker gyllebeholder

ganske enkelt det der ligger i det så det her med at vi nu også har indført krav om at man ikke må

fra et vandløb er jo i høj grad en skærpelse og en miljøforbedring og ligeså at vi også har nye krav her

alt i alt tak for en spændende andenbehandling

stemte en og tres ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire og fem tiltrådt af et flertal

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

der står også i vores trykte dagsorden at beskæftigelsesministeren er fungerende finansminister så det er ikke noget der er ukendt i hvert fald ikke for formandsstolen men på trods af det er der ikke nogen der beder om ordet og så er forhandlingen sluttet jeg foreslår at

lovforslaget henvises til finansudvalget

er herre jens vibjerg som ordfører for venstre

i november indgik

konservative folkeparti sammen med dansk folkeparti det radikale venstre og liberal alliance en aftale om større fleksibilitet i opfølgning og

over for syge indsatsen over for sygemeldte er utrolig vigtig langvarigt sygefravær kan ligefrem være invaliderende i bestræbelserne

at vende tilbage til arbejdsmarkedet lovforslaget

vi behandler her udmønter syv af de initiativer der blev aftalt

på på daværende tidspunkt de syv initiativer handler om at give tilbud hvor det er relevant det vil sige at det skal tjene til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet modsat skal vi ikke bruge aktive tilbud til alvorligt syge mennesker vi har set eksempler på at man ude i kommunerne sikkert i den bedste mening har krævet en aktiv indsats over for alvorligt kræftsyge i en situation hvor den syge skal koncentrere sig om sin sygdom og det at blive rask

er uproblematisk og hvor vedkommende kan vende tilbage til arbejdsmarkedet

fuld tid inden for en kortere periode det handler altså om at bruge den aktive indsats over for dem hvor det giver mening i forhold til

være efter de syge som man plejer

den her del af pakken ligge tilbage

mere positiv for at spørge ind til

positivliste er eller måske er ordføreren bedre orienteret end jeg er hvad positivlisten går ud på altså hvilke alvorlige sygdomme der kan være tale

er ordføreren ikke enig i at det bør være noget vi skal være opmærksomme på i

for at være sikker på at det her nu også kommer til at gælde

gammelt ordsprog der siger at sygdom er hver mands herre men i de seneste år har beskæftigelsesministeren tydeligvis lagt billet ind på at være herre over de syge det ses jo af de stramninger og forringelser som regeringen har gennemført heldigvis har det så vist sig at det ikke var helt så ligetil som ministeren måske troede og derfor er det så også glædeligt at ministeren langt om længe lytter til hvad vi i socialdemokratiet har sagt den ene gang efter den anden og i dette lovforslag får rettet lidt op på lovgivningen om sygefravær jeg var efterhånden ved at tro at ministeren var argumentresistent men der er åbenbart hul igennem en gang imellem og ministeren skal da også roses for at have fået øjnene op for at det er spild af penge og ressourcer og direkte generende for syge at de udsættes for samtaler og opfølgning på trods af at de er alvorligt syge eller åbenbart snart vender tilbage

arbejdsmarkedet så i socialdemokratiet er vi yderst tilfredse med den del af l en hundrede og seksten

også stemme for forslaget nu kan jeg se at

det første står det jo noget uklart hvilke sygdomme der vil være omfattet af positivlisten og hvem der skal vurdere hvordan den skal administreres og hvordan den eventuelt skal revideres så det vil jeg bede ministeren

det andet virker det utrolig stift at delvis raskmelding går forud for aktive tilbud her ville det være godt at få afklaret om det er muligt at iværksætte aktive tilbud samtidig med delvis raskmelding men alt i alt ser det ud til at ministeren til en vis grad har forstået at syge skal hjælpes

den faglige lægevidenskab

jeg har ikke kunnet læse i lovforslaget hvem det var der skulle komme

gruppe der skal komme med den indstilling og så

siger hvordan man vil revidere en sådan liste hvis det viser sig at den ikke

lever op til det som formålet er men ellers er jeg tryg ved at det skal ministeren nok finde ud af jeg beder bare om at jeg

urimeligt at vi skulle pålægge de syge noget unødvendigt og det var også urimeligt at vi skulle pålægge både jobcentrene og a kasserne unødigt arbejde i forhold til folk der var syge og

ikke meningen og det bliver lavet om med det her lovforslag

ændringer det kan være at der er

nogle gode ændringer der kan gavne og lette arbejdet og afbureaukratisere ude i jobcentrene og a kasserne men

har vi jo oplevet en hel del groteske eksempler på at syge på en meget upassende måde er er blevet indkaldt til samtaler

jobcentrene eller er blevet sendt i særdeles upassende

om meget meget alvorligt syge og der er

som absolut ikke burde have været til samtale eller sendt i aktivering

også set andre groteske eksempler hvor

som egentlig gror sammen af sig selv

fordi regeringen for et par år siden

dansk folkeparti vedtog nogle meget meget firkantede regler

det er altid problematisk når mennesker i forskellige situationer når vi taler om sygdom bliver behandlet

meget meget firkantede regler

vi undgået alle de skrækkelige eksempler der har været fremme i medierne som både er umenneskelige over for de alvorligt syge

bliver raske af sig selv det gjorde man ikke dengang

slipper af med nogle af de her

savnede oplysninger om hvordan det kunne gøres

at vi må se i øjnene at vi stadig væk har et rigtig dårligt refusionssystem i forbindelse med aktivering af syge

hvor der stadig væk er indbygget en enorm kassetænkning i det system som vores beskæftigelsesminister og regeringens flertal har lavet det er sådan

sender syge i virksomhedsrettet aktivering men kun tredive

vil indebære at der vil være ressourcesvage

stadig væk vil komme i klemme det har vi også givet udtryk for i forbindelse med den ændring af sygedagpengeloven som

det her lovforslag som vil gøre at en del af de firkantede regler som

skulle være nogle sider af det her som kan forbedres endnu mere men vi vil selvfølgelig støtte et fremskridt også selv om det efter vores opfattelse kommer

om ændring af sygedagpenge er et resultat af aftalen om nye rammer for sygefraværsindsatsen og den indebærer en tilpasset indsats for alvorligt syge og syge der snart vender tilbage til arbejdsmarkedet sagt på en anden måde

er det primære formål med det her forslag at sikre at kommunerne ikke bruger unødige ressourcer på alvorligt syge mennesker eller mennesker der snart vender tilbage til

det synes vi konservative er en ganske fornuftig prioritering af de ressourcer som vi har til rådighed for vi er nødt til at prioritere vores midler og det gør vi bedst ved at lave en ordentlig og effektiv indsats over for de sygemeldte hvor ressourcerne har en reel effekt samlet set skulle forslaget gerne være med til at skabe et fundament for en mere effektiv beskæftigelsesindsats hvor kommunerne skal prioritere at yde en aktiv indsats over for dem der har et reelt

prioritering af ret og rimelighed i sygedagpengereglerne gør samtidig at kommunerne også sparer nogle penge på administrative byrder besparelserne er skabt ved at det nye forslag giver en mere individuel tilpasset løsning som sikrer en mere effektiv indsats og som på en socialt ansvarlig måde tager hensyn til de mennesker der er ramt af sygdom for os konservative er det også vigtigt at understrege at forslaget faktisk også støttes af de centrale organisationer på sygedagpengeområdet både det centrale handicapråd og landsforeningen sind som repræsenterer de svage grupper på sygedagpenge har udtrykt at forslaget tager hensyn til deres bemærkninger de tilslutter sig de løsninger som forslaget frembringer samlet set

mener vi konservative at forslaget om at ændre sygedagpengereglerne både er ret og rimeligt aktivering skal være meningsfuld effektiv og socialt ansvarlig forslaget løser de konkrete problemer og fremtidssikrer en bedre indsats derfor støtter vi også fuldt og fast op om lovforslaget

ved at jeg flere gange har sagt at jeg var af den faste overbevisning at ministeren var fuldstændig ude af stand til at høre læse og forstå de kritikpunkter der rejst af hendes politik og faktisk må vi jo erkende at her er det lykkedes for ministeren både at læse og forstå og i købet handle på det

at det her forslag indeholder en række forbedringer det er rigtigt at det er positivt at mange syge nu slipper for overflødige samtaler det handler om dem som kommer hurtigt i arbejde eller dem som venter på operation og det sparer også kommunerne for overflødigt administrativt arbejde vi synes også det er godt at opfølgningen ved alvorlig sygdom nu kan foregå uden kontakt til den syge ved standbyordningen vi kan så være lidt betænkelige ved om vi ikke alligevel får nogle problemer i fremtiden når man taler om at der

om livstruende sygdom før den syge kommer ind under standbyordningen der findes faktisk alvorlige sygdomme som ikke er livstruende men hvor det af hensyn til den syges helbredstilstand vil være bedst at undgå kontakt det er så noget som vi håber kan blive løst i det videre arbejde med lovforslaget vi synes også det er fornuftigt at kommunerne i en række tilfælde ikke behøver tage kontakt til arbejdspladsen enten fordi den syge forholdsvis hurtigt bliver rask og går i arbejde uden at

også tilfredse med at der afskaffes meget meningsløs overflødig og måske i virkeligheden skadelig aktivering men så

opstår et problem en udfordring i hvert fald og det er at der nu kommer nogle meget skrappe restriktioner for hvornår den syge kan få tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vi synes faktisk det er en for snæver grænse

tilbuddet kun kan gives hvis det fremmer arbejdsfastholdelse og en hurtigere tilbagevenden til arbejdet

sin tilknytning til arbejdsmarkedet men at der kan

rigtig ærgerligt hvis man udelukker det

en vellykket revalidering kan jo være den allerbedste vej til at sikre at den syge kommer i fast varigt arbejde

allerstørste problem er refusionssatserne

som gør at der skulle være en vis sandsynlighed for at kommunerne vil agere mere fornuftigt men når man stadig væk

refusionstaksterne tror vi altså at man stadig vil kunne se eksempler på kassetænkning i kommunerne som fører til meningsløs aktivering og det synes vi er ærgerligt så derfor synes

have set på refusionstaksterne når man nu var i gang enhedslistens udgangspunkt er at vi synes lovforslaget ser ud til at indeholde en række vigtige forbedringer og muligvis også nogle mindre forringelser vi vil i det videre udvalgsarbejde forsøge at få afklaret hvordan det forholder sig med det der ligner forringelser og så vil vi ende med at

stilling til det samlede lovforslag men udgangspunktet er altså at vi er positivt overraskede over ministeren og den positive overraskelse håber jeg

ros som man har hørt rundtomkring

blive noget betænkelig når enhedslisten roser den borgerlige regering

det er et utrolig vigtigt

aftale som regeringen indgik i forbindelse med finanslovaftalen med dansk folkeparti det radikale venstre og liberal alliance og det har været helt afgørende for aftalepartierne at vi sikrer at det kun er sygemeldte med behov for hjælp til at komme tilbage i job der skal have en aktiv indsats kommunernes ressourcer skal anvendes på de sager hvor opfølgning og aktiv indsats gør en reel

der kan ske en vis målretning og tilpasning af den aktive indsats over for sygemeldte samtidig

vi sikret at alvorligt syge fritages for aktive tilbud og samtaler i jobcenteret det samme gælder for syge der regner med at vende tilbage til jobbet igen inden for otte uger det lovforslag som vi har behandlet i dag udmønter aftalens elementer om en målretning af indsatsen samt fritagelse af grupper af syge for aktive tilbud og samtaler med lovforslaget sikrer vi en tilpasset indsats over for alvorligt syge og syge der snart

bliver mere fleksible for syge der venter på en operation og for syge der vender tilbage på arbejdsmarkedet i starten af sygefraværet endvidere

præciseres det i lovforslaget at i de tilfælde hvor der er tale om alvorlig sygdom og hvor kontakt til sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på baggrund af den sygemeldtes helbredstilstand så foregår opfølgningen

uden kontakt til den sygemeldte og det vil sige at der bliver igangsat en såkaldt standby lovforslaget medvirker også til større fleksibilitet i forhold til kommunernes kontakt til arbejdspladsen forslaget indebærer at der ikke skal tages kontakt i tilfælde hvor der er tale om langvarig sygdom eller i tilfælde hvor den sygemeldte

tilbagevenden til arbejdet herudover præciseres det i lovforslaget at kommunen kun kan iværksætte aktive tilbud hvis det kan fremme arbejdsfastholdelsen og en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet den gradvise tilbagevenden går altid forud for aktive tilbud syge der har et arbejde skal støttes i

at vende gradvis tilbage og ikke sendes i nyttesløse tilbud der er dog mulighed for at iværksætte tilbud i kombination med en gradvis tilbagevenden hvis tilbuddet understøtter en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet jeg vil gerne endnu en gang takke for behandlingen af lovforslaget og ser også meget frem til udvalgsbehandlingen

klarhed over hvad det egentlig er der sker omkring det her med de sygdomme der skal på positivlisten

hvordan sammensætningen af det udvalg der skal lave positivlisten

måske også fortælle noget om hvad det er for nogle sygdomme

revideres hvordan bliver proceduren hvis der er nogle sygdomme der skal

og slet ikke vil jeg da lige igen fremhæve at herre per clausen fra enhedslisten

her med hensyn til diagnoselisten

og det er sådan at det er arbejdsmarkedsstyrelsen sammen

store patientorganisationer for eksempel kræftens bekæmpelse

udarbejder den her liste men det er altså arbejdsmarkedsstyrelsen

det er netop vigtigt at man bruger det her som

det er blevet lagt ud på den måde som

selvfølgelig i dyb erkendelse af at de politikere der nu sad

for aftalepartierne naturligvis ikke kan

kunne udarbejde en diagnoseliste det ville være helt forkert hvis vi fra politisk hold begyndte at

og koncerner det vil skabe mere klarhed omkring pligter

arbejdsgivere og lønmodtagere og gøre reglerne mere brugbare formålet er at forbedre lønmodtagernes muligheder for at modtage information og blive hørt om spørgsmål der vedrører medarbejderne i virksomheden

eksempel være i forbindelse med fusioner eller frasalg af virksomhedens aktiviteter i andre europæiske medlemslande med dette lovforslag opstilles en tydelig definition af begreberne information høring og tværnationale emner og en række underretningspligter indskrives så det bliver helt tydeligt hvem der skal gøre hvad det vil fortsat være muligt for de ansatte og ledelsen at indgå en frivillig aftale om information og høring

i stedet for at bruge lovforslagets regler alt i alt er lovforslaget en tiltrængt revision af de eksisterende regler som vil komme både arbejdsgivere og lønmodtagere til gavn venstre støtter

eu direktiv som er en opstramning af et gammelt direktiv fra nitten

glimrende at der nu bliver endnu klarere regler for

medarbejdernes muligheder egentlig er i forhold til virksomheder der går på tværs af landegrænserne hvad er deres muligheder for samarbejdsudvalg hvad er det de skal have stillet til rådighed af virksomheden og det gælder uanset om det er materiale og

det også er i forhold til

jo fint at man får strammet op på det her og det er også fint at det er et initiativ der er taget på eu plan i og med at det

der er lige en enkelt lille ting som

er nogle af høringsparterne der har påpeget og det er i forhold

sanktionerne hvad sker der i tilfælde af at der ikke bliver levet op til intentionerne og der ikke bliver levet

vil kigge på i udvalgsarbejdet

eksempel virksomheder hjemmehørende i danmark der har de her europæiske samarbejdsudvalg

internationale virksomheder når

har afdelinger i flere lande i europa

hvor de kan tage fat i de problemer der måtte være i

der er det en rigtig god ting at der ligger faste regler om hvordan et samarbejdsudvalg skal være

tidligere arbejdet i en virksomhed med afdelinger både i danmark italien og spanien og det var af stor betydning at der var

der står så i lovforslaget at det drejer sig om tyve koncerner men jeg tror

fra to tusind og et min umiddelbare opfattelse er at der nok er flere der går ind under det her end de tyve der står i i lovforslaget men det kommer helt af sig selv fordi de er underlagt den lovgivning om et samarbejdsudvalg og det er udelukkende et samarbejdsudvalg der er til gavn

både virksomhed og lønmodtagere

har undersøgt hvordan det egentlig står til med de europæiske samarbejdsudvalg der som nævnt er samarbejdsudvalg i multinationale firmaer med afdelinger i flere lande kommissionen har så fundet ud af at de europæiske samarbejdsudvalg ikke informeres og ikke høres ordentligt i over halvdelen af alle tilfælde ved omstruktureringer

er der forholdsvis få europæiske samarbejdsudvalg antallet er ikke steget de seneste år der er kun nedsat europæiske samarbejdsudvalg i seks og tredive procent af de fællesskabsvirksomheder eller koncerner der falder ind under direktivets anvendelsesområde så det er altså cirka en tredjedel og for danmarks vedkommende fandt kommissionen ud af at der er cirka tres fællesskabsvirksomheder eller koncerner med hovedkvarter i danmark der er omfattet af direktivet

er det også kun en tredjedel nemlig tyve med hovedkvarter i danmark som har fungerende europæiske samarbejdsudvalg der er så langt flere fællesskabsvirksomheder eller koncerner med danske afdelinger altså ikke med hovedkvarter i danmark som var omfattet af direktivet nemlig cirka seks hundrede og halvfjerds og i alt fandt kommissionen at der var cirka tre hundrede og tres af de her fællesskabsvirksomheder eller koncerner med danske afdelinger som havde fungerende europæiske samarbejdsudvalg i danmark det er altså kun godt halvdelen så det der var eus konklusion var at de nuværende regler

en sikkerhed for at retten til information og høring af lønmodtagerne på tværs af grænserne

der bliver også peget på at der er en vis usikkerhed forbundet med visse af bestemmelserne i

så er det jo godt at der på den her baggrund sker en forbedring af reglerne og en modernisering som sigter på

øge antallet af europæiske samarbejdsudvalg det er selvfølgelig positivt fordi det vil stille lønmodtagerne stærkere i form af medindflydelse på den enkelte arbejdsplads

også gerne i sf have problemet omkring strafsanktioner nærmere belyst både akademikernes centralorganisation og lo peger på at formuleringen fra ef direktivet

bemærkningerne til lovforslaget lyder sådan her sanktioner for overtrædelse af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg skal være i overensstemmelse med de generelle principper

for fællesskabslovgivningen om administrative eller retlig procedurer om at sanktioner bør være effektive have en afskrækkende virkning og stå i rimeligt forhold til

derfor vil vi også gerne i udvalgsarbejdet sætte fokus på den straf der kan blive tale om hvis reglerne ikke bliver

det sådan at det er noget som det enkle land kan bestemme

der kan man med god grund være bange for om regeringen vil lade virksomhedsejerne slippe for let i hvert fald undrer det mig meget at det

at netop den her sætning ikke er kommet til at stå

nærmere belyst i udvalgsarbejdet

vil vi tage stilling til om der eventuelt er brug for et

er der her tale om en opdatering af

samarbejdsudvalg så reglerne bliver tidssvarende og det er naturligvis sund fornuft direktivet er på mange måder en parallel til de danske aftaler om samarbejdsudvalg i virksomheder og offentlige institutioner og derfor

forventer man heller ikke at forslaget vil skabe de store omvæltninger for danmark men men det kan ses som en institutionalisering af dialogen mellem arbejdsmarkedsparter

tværnationalt eu niveau en løsning som kan være med til at sikre åbenhed og lydhørhed effektive samarbejdsudvalg bliver i takt med at virksomheder arbejder på tværs af eu lande vigtigere og vigtigere og eftersom vi konservative er meget store tilhængere af det indre marked i eu støtter vi naturligvis også op om det her forslag forslaget kan være med til at fremme dialogen på arbejdsmarkedet og det er derfor til gavn

for medarbejderne i virksomheder som arbejder på tværs af landegrænser er det vigtigt at information og høring af medarbejdere ikke bortfalder på grund af grænseskel vi sikrer med det her forslag en harmonisk udvikling i eu som garanterer at arbejdstagerne bliver informeret og hørt for virksomhederne er det en fordel fordi et øget samarbejde mellem arbejdsgivere og ansatte bør øge tilfredsheden og trygheden hos medarbejderne

at øge virksomhedens produktion og konkurrenceevne for mig er det samlet set et lovforslag som det er vigtigt at vi her implementerer og det er til gavn for begge parter på arbejdsmarkedet det er et forslag som vi støtter varmt og det er vigtigt at understrege at direktivet er udarbejdet i samarbejde med

lovforslaget er derfor et klart skridt i den rigtige retning for en effektiv og ordentlig samarbejdsproces minimale byrder for virksomheder og en mere effektiv beslutningsproces er konservative mærkesager og derfor

og beskæftiger mindst en

er det interessante ved det her direktiv som har nogle år på bagen efterhånden er

der er europæiske samarbejdsudvalg

model vi kender ganske godt fra det danske arbejdsmarked hvor der er en lang tradition for

derfor er det også som flere har peget på helt nødvendigt at vi sikrer at

som krydser

er fornuftigt at man nu moderniserer

regler det er jo noget som

os at man i høringssvarene er ganske positiv over for den ændring der her lægges op til

så til at tale pænt om et eu direktiv det kan være at

rygtet breder sig pointen med det her lovforslag er jo at det tager udgangspunkt i det eu direktiv om europæiske samarbejdsudvalg eller

man vedtog i nitten fire og halvfems dengang kunne man konstatere at direktivet og dets udmøntning i dansk lovgivning var moderat og forsigtig alligevel havde man vel den oplevelse at ganske mange koncernledelser syntes at man her var gået

at give medarbejderne rettigheder i forhold til

få i hvert fald en smule høringsret og en smule indflydelse på de beslutningsprocesser der var

det som var konsekvensen af det

jo også at ganske mange tillidsmænd som

ud over de bevidste benspænd hvor man fra arbejdsgivers side forsøgte at finde de huller der måtte være i direktivet og lovgivningen for

man nok også se betydelige begrænsninger og tvetydigheder i den

nogle af de begrænsninger som det her lovforslag forsøger at rette op på man kan sige at det jo ikke opfylder de krav som enhedslisten ville stille til hvordan medarbejdernes rettigheder skulle være i et koncernsamarbejdsudvalg men på den anden side

ganske stor betydning og derfor

og vender sig mod sanktioner som bødestraf så føler jeg mig alligevel på lidt mere tryg grund og derfor kan

også i dag slutte af med at takke dansk arbejdsgiverforening fordi

lovforslagene på arbejdsmarkedsområdet her i dag

hvilket først og fremmest skyldes

at det jo er transnationale regler altså regler der gælder hen over landegrænserne i eu med denne revision

bliver reglerne mere tidssvarende og mere forståelige i forhold til tidligere rettigheder og pligter er blevet tydeliggjort for lønmodtagere og arbejdsgivere og lovforslaget sikrer et bedre

med andre tilsvarende regelsæt

medarbejderindflydelse i form af information og høring de ansatte og ledelsen

en fællesskabsvirksomhed eller i en koncern vil fortsat enten kunne bruge loven om europæiske samarbejdsudvalg eller vælge at aftale sig ud

at det er vigtigt at det bliver lettere for både ansatte og ledelsen i fællesskabsvirksomheder og i koncerner at indgå aftaler om

og den her revision af reglerne er bestemt

og som vi derfor selvfølgelig behandler i dag

til en tilbagetrækningsreform den tilbagetrækningsreform som vi fremlagde et udspil til den femogtyvende januar

folkepensionsalderen fra to tusind og nitten for det andet

afvikles efterlønnen gradvis så den afskaffes helt for personer der ved udgangen af to tusind og ti

og seks og halvtreds år forkortes

ændret noget som helst for det tredje

som retter sig mod personer der er nedslidte

været mangel på spekulationer

hvorfor det er nødvendigt for regeringen at fremsætte forslaget lige nu lad mig i den forbindelse sige

er ikke regeringens skjulte hensigt med lovforslaget at fratage nedslidte mennesker muligheden for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen faktum er at hvis vi

står vi inden for ganske få år i den situation at der er langt flere der forlader arbejdsmarkedet end der kommer ind på arbejdsmarkedet regeringens initiativer er nødvendige for at sikre mere arbejdskraft og plads til udvikling af velfærden frem mod to tusind og tyve alternativet er en årrække med stærkt begrænsede muligheder for at fastholde den offentlige

som dele af oppositionen foreslår

sted mellem fem og fyrre milliard kroner og halvtreds milliard kroner på de offentlige finanser

økonomi indgik regeringen og dansk folkeparti derfor genopretningsaftalen i to tusind og ti

der styrker den offentlige økonomi strukturelt

vil regeringens forslag til en tilbagetrækningsreform styrke den offentlige økonomi på længere sigt regeringens tilbagetrækningsreform betyder sammen med genopretningsaftalen og sammen med regeringens

de finanspolitiske udfordringer som vi står over for i de kommende år vi vil

appellere til socialdemokratiet og til socialistisk folkeparti om

som vi hidtil har set dem bringe til torvs med udspillet til en tilbagetrækningsreform tager regeringen sit ansvar alvorligt

eller fugle på taget vi har brug for pengene til at sikre kernevelfærden og vi har brug for arbejdskraften både i den offentlige og i den private sektor

skal der nogle reformer på bordet og det er det der er lagt op til her

ingen ønsker regeringen fremlægger i foråret en samlet

som mere præcist viser hvor store

og hvor store udfordringerne er på den lange bane og herefter

være grundlag for at indbyde til forhandlinger set i lyset af det

som vil pålægge regeringen at fremsætte

så regeringen kan dermed ikke støtte beslutningsforslaget i og med at vi allerede har fremlagt et forslag om en tilbagetrækningsreform

mens vi andre fejrede nytår og lod

så ministeren sige

og stod og beundrede det smukke syn som

nogle raketter er men det herre leif lahn jensen jo i virkeligheden burde have koncentreret sig om mens raketterne fløj til vejrs var

vi skal få sikret varig

der har vi en fælles opgave det er fuldstændig ligegyldigt

det danske arbejdsmarked de fleste

det er simpelt hen fordi de årgange der forlader arbejdsmarkedet er så meget større end de årgange

det betyder jo så at vi simpelt hen er for få til at tjene penge i det her land at vi er for få til at sikre

nu kan jeg jo godt høre at herre leif lahn jensen vil diskutere løfter

politikere har lovet jeg har lovet en ting regeringen har lovet en ting og det er at der skal være orden i økonomien det er derfor vi fremlægger det her

jo også har haft stor indvirkning på danmark og på den danske økonomi

på gælden i de gode år det er fordi vi har sørget for at lægge til side

omkring ethundrede og femogtyvetusind danskere målt i to tusind og elleve tal slipper for

når man tager så mange initiativer med fremrykning af investeringer og investeringer i det hele taget i institutioner og veje sp udbetaling og skattelettelser

det koster det har vi på intet tidspunkt skjult

men ellers vil jeg holde mig til efterlønnen

begrundelse for at

afskaffe efterlønnen vil bringe flere i arbejde andet end den ene begrundelse som overvismanden har nævnt nemlig at et større udbud af arbejdskraft vil føre til lavere lønninger altså findes der en eneste anden måde hvorpå et øget arbejdsudbud

alle økonomer jeg tror stort set lige med undtagelse af dem som fagbevægelsen har ansat

stiger efterspørgslen også

se ad flere omgange for eksempel da overgangsydelsen forsvandt fik vi flere arbejdsløse af den grund nej

indtog arbejdsmarkedet betød det så at vi fik ottehundredetusind arbejdsløse

hvis herre per clausens tese passer nej det gjorde vi

der er en sandhed i at når udbuddet af arbejdskraft stiger

stiger efterspørgslen efter arbejde også

lønstigningerne man reducerer lønningerne

ikke uenighed om blandt alle de økonomer som

så det

nemlig at vi kommer til at mangle hænder på ja endda ret kort sigt og det gør vi jo af den simple grund

er flere der forlader arbejdsmarkedet end

af ældre der er på arbejdsmarkedet seniorerne

anføre at det jo ikke er

overhalet af begivenhederne

nu kan jeg se at det konservative

det helt naturlige spørgsmål

ud og sige ja til de skattelettelser

et spørgsmål der jo langt hen ad vejen blot er sådan en retorisk øvelse

er jo ikke lagt op til skattelettelser og det ved herre torben hansen så udmærket godt

vi gik ind og afkortede dagpengeperioden

jo fordi den økonomiske krise

jeg kan godt gentage mit svar til herre leif lahn jensen men det er bare klart at det når man tager så mange initiativer som gør

målt i to tusind og elleve tal tillagt den lave rente det skal siges

ethundrede og femogtyvetusind danskere slipper for at få en fyreseddel i hånden

jeg i marts måned sidste år tog et øjebliksbillede af hvordan

og da var det altså sådan at fire og halvfems procent af dem der

så det er relativt små tal vi taler om men dog sandsynligvis stigende på grund af en stigende langtidsledighed

med efterlønnen og det ved herre torben hansen udmærket godt det er blevet sagt så mange gange så det er et rent retorisk spørgsmål herre torben hansen står med men jeg vil gerne sige en ting

torben hansen bare bruger tiden på at stå og stille retoriske spørgsmål her i folketingssalen ja så venter vi alle sammen på at høre hvad det

socialdemokratiet og socialistisk folkeparti vil man vil jo end ikke lægge det frem så

er meget meget spændte på at høre hvad

sagde nej til

og useriøst men jeg vil gerne vende blikket mod de mennesker som fremover så ikke kan få efterløn mange af dem vil få en meget uværdig afslutning på deres arbejdsliv der vil være mange af dem som vil havne på sygedagpenge men sygedagpenge holder op efter en vis periode mange af dem vil blive arbejdsløse

og halvfjerdstusind til ethundredetusind hvordan i alverden skal ældre lønmodtagere

så er det dagpenge i to år og så er det kontanthjælp og i mange tilfælde må de gå fra hus og hjem

hvis man har en ægtefælle der tjener penge eller en ejerbolig synes ministeren ikke at det er meget meget uværdigt

er rigtig rigtig mange mennesker der slet ikke er omfattet af hvis vi tager de unge ufaglærte

tres procent der ikke indbetaler til efterlønsordningen og dermed jo

man har indbetalt til til efterlønsordningen via sin a kasse

har regeringen jo netop fremlagt et forslag der gør at er man nedslidt skal man have en seniorførtidspension for det

man betaler til efterlønsordningen eller ej

jeg mener at ministeren støder ældre mennesker ud i mørket

efter to år

vil arbejdsløsheden kun være kommet

når man tænker på det med de små ungdomsårgange

job det kan ikke lade sig gøre

de vil have to år på dagpenge efter regeringens system derefter kontanthjælp og i mange tilfælde nul

vore ældre medborgere det vil også betyde at man slet ikke vil opnå den besparelse

arbejde at synes at det ser alvorligt ud for regeringen

den ændrede dagpengeperiode tilbage men men det går jeg ud fra

er en usolidarisk ordning jeg mener tværtimod at det er en langt mere solidarisk ordning end den herre eigil andersen står og plæderer for fordi

i virkeligheden i bund og grund en temmelig usolidarisk ordning

helt afgørende hvis ellers herre eigil andersen vil høre efter

tror jeg lette arbejdet i folketinget

når han påstår at det her ikke skulle være en solidarisk ordning

det her gælder netop alle hvorimod den tidligere ordning kun gælder nogle få

at beskæftigelsesministeren inderst inde ønsker at ændre

seniorførtidspension for jeg synes at ministeren slap lidt nemt om ved svaret

det fremgår sagde finansministeren at det var de samme regler

cirka halvtreds tres måske halvfjerds procent af dem der skulle gå

at et seniorførtidspensionssystem der er bygget op fuldstændig ligesom

dog med den ændring at der højst skal gå en halv år før man får svar

der i høj grad er tale om folk der er nedslidte og det bliver man jo selvsagt ikke fra den ene dag til den anden så der vil ligge

sygedagpengesystemet og andre steder som man kan trække

vil man kunne gøre sagsbehandlingen langt hurtigere og langt mere smidig end i det kendte

så er det jo også sådan at der skal skrues ned på volumenknappen

have et vist tab af erhvervsevne for at

gruppe det er dem der halter sig igennem og har aftaler

man halter sig igennem det er dem der er nedslidte

den gruppe

så synes jeg også det er vigtigt at få en helt faktuel ting på plads og det er at godt fem og firs procent af de mennesker der går på efterløn jo går på efterløn direkte fra arbejde så det vil sige

så det er en relativt lille gruppe vi har

gøre med her og den mener jeg altså sagtens kan rummes inden for det nuværende system

oven i købet med en langt smidigere sagsbehandling fordi man netop kan trække oplysninger fra deres journaler og andet

nedslidningen jo ikke sker fra den ene dag til den anden så derfor er der en lang række gode grunde til at de her mennesker nemt kan

men jeg glæder mig meget over at jeg

er interesseret i at diskutere de her ting det er dog mere end man kan sige om

var et af de bærende argumenter fra venstre

i to tusind og seks skulle det forlig naturligvis holdes

tage stilling til substansen i problemstillingen som vi nu har hørt rigtig meget om

at en aftale ikke stadig væk er en aftale

at der kunne ske så meget i verdensøkonomien uden at det gjorde indtryk på venstre men en aftale var

vi har oplevet og med den økonomiske situation generelt

som vi jo vil komme til at opleve hvor

bliver nødt til at gøre med rettidig omhu det er jo i virkeligheden det vi

i og med at vi lægger det her frem før et valg

og man kan som vælger få lejlighed til

engang senere jævnfør det

her ting men det er da godt at man er

til de sider i ti års oversigten eller hvor man ellers læser

det her initiativ havde

en konkret løsning der kan håndtere de udfordringer dansk økonomi står over

stemme for genopretningsaftalen

for nogle store økonomiske udfordringer og det gør vi i høj grad fordi demografien er

for få til at forsørge de mange det er årsagen til at vi blandt andet har fremlagt den her tilbagetrækningsreform

tingene er lagt helt åbent frem

ikke så meget rosende ord og noget og det er også fint nok så tager vi det på den anden måde

at ministeren begyndte at snakke om solidaritet og noget og jeg må indrømme

statsminister anker jørgensen har sin egen udlægning af ordet solidaritet

solidaritet er kærlighed solidaritet betyder ikke at man kun vil give til noget som man selv får gavn af solidaritet er kærlighed

de mennesker som så ikke længere kan

på efterløn og som ikke kan komme på førtidspension nu de kan så vente seks måneder på at deres sag bliver behandlet skal leve af

i øvrigt hvis herre lennart damsbo andersen nu også melder sig ind i

at diskutere substans bare sådan

hvis man tager den unge gruppe

fyrre procent af dem der at gå på efterløn

indbetalt til efterlønsordningen er det solidarisk

i hvert fald solidarisk kan man sige set ud fra et fagforeningssynspunkt

dem der er medlem af det fine selskab er det

lennart damsbo andersen eller er det solidaritet når man laver en ordning

forskellige opfattelser af solidaritet solidaritet er netop at man gerne vil betale til noget som

jeg vil gerne være solidarisk med de mennesker der er syge og sørge for at de får

jeg er ikke selv syg men jeg er solidarisk med dem og vil gerne være med til at betale til dem det samme gælder når vi snakker efterløn problemet med de unge som

er jo at den måde der er blevet talt om det på fra regeringens side igennem de senere år hele tiden

de har hele tiden hørt retorikken om at

nu siger herre lennart damsbo andersen at regeringen jo hele tiden har sagt at efterlønnen skulle afskaffes det alt sammen kan jo da i hvert fald ikke være rigtigt det må vi da

solidariske løsning som regeringen har lagt frem om en seniorførtidspension betyder jo netop at alle kommer til at indbetale og at alle der så får brug for den også får mulighed for

det er et spændende forløb der er lagt til rette vi er selvfølgelig ærgerlige over at

om at afskaffe efterlønnen

har vi gjort i god tid inden

og det betyder jo så at man som vælger kan tage stilling

til det forslag der ligger og så må vi se

om vi kan skaffe et flertal for det det håber jeg naturligvis meget

i og med at det vil være en meget meget stor del af løsningen

de fremtidige økonomiske udfordringer som vi står over

hvis man som vælger kan tage stilling er

hvis det her forlig

for af de aftaler som den har med socialdemokraterne og dansk folkeparti så for at ministerens ord

man vel nødt til at opsige velfærdsforliget hvis ikke man får en ny aftale om at afskaffe efterlønnen inden et folketingsvalg

der er jo ingen tvivl om at økonomien er

et temaer og derfor er det også noget af det der kommer til

og tyve udspil som jo vil

udfordringer er for danmark i fremtiden og så vil der blive indkaldt til forhandlinger på baggrund af

og tyve planen så det er

som ikke er særlig populært i befolkningen

i fyrre år fyrre aktive år på arbejdsmarkedet jeg har også bemærket

er god tid til at indrette sig altså

efterløn mellemgruppen op til de seks og halvtreds år ved at der kommer til at ske nogle ændringer og fra syv og halvtreds år og op ja der sker der ikke noget som helst det er den ene del af det den anden del af det er at når vi kigger på tallene

at det er sådan at godt fem og firs procent af de mennesker der går på efterløn forlader arbejdsmarkedet direkte og går på efterløn og efterløn

jo i sin oprindelige form ikke ment

skulle bruges for nedslidte kan man sige fordi

man netop skal være på arbejdsmarkedet og stå til rådighed for arbejdsmarkedet når man går på efterløn men der skal være en ordning for de mennesker der

nedslidte og det er så det

udspil og et meget meget væsentligt element

nedslidt eller er man for syg til at være på arbejdsmarkedet så skal man ikke være

oven i købet er det sådan at det bliver med en langt smidigere sagsbehandling end ellers så jeg synes at vi har skruet en helhedsorienteret løsning sammen der gør at de nedslidte nu kan få en

og at resten så skal blive på arbejdsmarkedet

netop den store gruppe som måske er

komme i betragtning til en førtidspension men

i job og det er jo ganske givet en stor gruppe der tænker jeg netop at modellen hvor man

tager hensyn til hvornår folk træder ind

borgere som skal igennem en visitering i forhold

høj grad i en tid hvor vi kan se at vi kommer til at mangle hænder og hvor der er for få til at forsørge de mange

en gruppe der er nedslidte men det behøver

jo ikke være efter fyrre år på arbejdsmarkedet

det kan også være efter otte og tredive år på arbejdsmarkedet og det synes jeg er svagheden ved en model hvor man siger at

være fyrre år på arbejdsmarkedet før

kan udløse en efterløn

ikke antallet af år på arbejdsmarkedet det er jo de arbejdsfunktioner man har haft og den helbredstilstand man har der afgør om man er nedslidt eller ej

er spørgsmålet om den rolle som

ser på hvor man vil blive hårdt ramt ved at efterlønnen forsvinder så kan enhver jo se at at nordjylland

sige det på den måde at nordjylland overhovedet ikke

så det jeg vil spørge ministeren om er bekymrer det ikke ministeren at være med til at drøfte en ordning

mellem hvilke muligheder

jeg er interesseret i er hvordan

mennesker kan blive længere tid på arbejdsmarkedet

indrette et arbejdsmarked der gør at man kan blive der længere og hvordan vi så indrette et system der gør at

er det jo ligegyldigt om man er fyrre

nedslidt til at være på arbejdsmarkedet så skal man ikke være der så skal man over på en ordning og det er altså igen ligegyldigt om det er skagen skævinge eller skive

geografi og kommunegrænser jeg er interesseret i mennesker og i at få

at vi ikke betaler friske raske og rørige mennesker

gå ud af arbejdsmarkedet i en tid hvor vi mangler hænder og hvor der er

for at ministeren bekymrer sig om det enkelte individ

sekshundredetusind individer i nordjylland

er ministeren fuldstændig ligeglad med hvilken påvirkning det har på forskellige geografier

overførsler fra den ene kasse til den anden

at man afskaffer efterlønnen men det vigtige for mig er altså bare igen at vi ikke betaler friske raske og rørige mennesker

når vi kan se at vi kommer til at mangle hænder

ikke kan få kassen til at stemme

er lige så vigtigt at få sagt at der skal være ordning der gør

at regeringen har den holdning at man skal være på arbejdsmarkedet og man skal arbejde til man bliver syg og nedslidt det var det ene spørgsmål det andet spørgsmål er når regeringen har den holdning at man ikke skal

betyder det så at det kun er de lavtlønnede der skal tvinges til at blive på arbejdsmarkedet eller hvordan har man tænkt sig at tvinge dem som med kæmpe tilskud fra skatteborgerne

synes jeg jo ikke at vi kan blande os i så hvis der er nogen der har sparet op og ønsker

sådan er det jo og sådan synes jeg også det skal vedblive med

så må jeg altså bare sige til det første spørgsmål

over hvad man bruger folketingets tid på for naturligvis går den borgerlige regering jo ikke ind for at folk skal nedslides og at

man på den måde skulle skubbe til en udvikling

er det jo sådan at vi bruger utrolig mange penge på forebyggelse det skal vi blive ved med at gøre

aftalt ved velfærdsforliget to tusind og seks der uddeler vi penge hvert år og så ligger det også i hele arbejdsmiljøindsatsen som jeg i øvrigt er ved at forhandle

have lov at forlade arbejdsmarkedet så må konsekvensen vel være at man skal blive på arbejdsmarkedet så længe man er rask det

pensionisttilværelse også selv om man ikke var meget rig

have ret til en pensionisttilværelse hvor de er raske eller om det er de lavtlønnede der skal tvinges til at blive

ikke er væsentlig anderledes end

det er jo faktisk en rigtig god nyhed

har det rigtig godt og er friske og raske og rørige det betyder altså altså også bare at samfundet har betalt friske og raske og rørige mennesker for at forlade arbejdsmarkedet det det jeg siger

være rigtigt i en tid hvor vi simpelt hen ikke har midlerne til det

selv vil betale for at forlade arbejdsmarkedet

ret til at gøre det det kan vi jo ikke blande os i og det håber jeg da egentlig heller ikke at fru line barfod vil blande sig i

behandler vi et forslag fra liberal alliance om at afskaffe efterlønnen men som alle ved

vi kan ikke pålægge regeringen at fremsætte et forslag om at afskaffe efterlønnen når der allerede ligger et forslag om en tilbagetrækningsreform men jeg vil bruge min tid på at glæde mig over at regeringens udspil til en tilbagetrækningsreform vil være med til at sikre sunde offentlige finanser jeg vil glæde mig over et udspil der har rod i velfærdsaftalen fra to tusind og seks

meget stort flertal af partierne i folketinget

at tilbagetrækningsalderen skulle stige i takt med at levealderen steg jeg vil glæde mig over at der er taget hånd om de personer der er nedslidt efter et langt arbejdsliv og som har mistet evnen til at arbejde dette gælder ikke kun den tredjedel af danskerne der er tilmeldt en efterlønsordning men alle danskere der ikke har evnen til at være på arbejdsmarkedet fremover og jeg vil glæde mig over at der i danmark har været ført en så økonomisk ansvarlig politik at vi stadig væk har råd til at afskaffe efterlønnen gradvis over flere år

jeg tror faktisk at man i irland havde været lykkelig over

denne mulighed i stedet for taler man

og skære fem og tyve procent i sine budgetter

i danmark har vi brugt de gode år til at betale nettogælden og derfor har vi ikke været så hårdt ramt ligesom krisen løbende er blevet fulgt til dørs

de helt store udfordringer selv på trods af det kan vi dog ikke komme udenom at vi er ramt

ikke fastholde de lave renter til gavn for både beskæftigelsen

og en endda meget stor regning til de kommende generationer det vil venstre ikke være med til men vi vil gerne være med til en tilbagetrækningsreform

liberal alliance tak

regeringen nu vil afskaffe efterlønnen

slagteriarbejdere tilbuddet til det nedslidte

til den nedslidte sosu assistent

der vil være mulighed for en seniorordning således

jo ikke er alle som er gået på efterløn i dag som er nedslidt

en situation hvor vi kommer til at mangle hænder på det danske arbejdsmarked og der vil det i mine øjne i mine øjne være totalt tåbeligt at betale raske mennesker for at forlade arbejdsmarkedet og på samme tid pålægge dem som har den største erhvervsfrekvens

at de skal arbejde længere de unge er

sikre at vi har børn der kan tage over når vi andre er

ved at de lande som vi normalt

en højere tilbagetrækningsalder end vi har og vi har nogle meget sammenlignelige arbejdsmarkeder jeg hæfter mig også ved at størsteparten af dem der går på efterløn i dag faktisk

siger at de kunne blive længere tid på arbejdsmarkedet men indrømmet

skal man have en mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet og det ligger der faktisk også i den tilbagetrækningsreform som regeringen

medlemmerne af nnf’s a

sådan set er fuldstændig den samme som almindelig førtidspension

fuldstændig de samme kriterier

nnf’er en slagteriarbejder der har stået fem og tredive år på et slagteri ikke længere

vedkommende har en hustru

ydelse hvor man kan forlade arbejdsmarkedet uden

når man går på efterløn har man faktisk kun

knap en fjerdedel op selv resten er alle de andre danskere der ikke har muligheden og det er to tredjedele

med til at finansiere jeg kan også bekræfte at det er ansvarlig politik at vi tager hånd om dem der er nedslidt og det er også indeholdt i den her reform det kan så godt

torben hansen så ikke når han får chancen bekræfte at det

efterløn i dag og er man over syv og halvtreds år

tale om at vi skal sende efterlønnere tilbage på arbejdsmarkedet

kommer til at mangle hænder

en skæv demografi og vi har også et

tiltrække arbejdskraft og tiltrække

på udviklingen fra to tusind og otte og frem til to tusind og atten

vi kommer til at mangle syv hundrede og de unge bornholmere der burde

jamen de rejser over på den anden side af vandet som vi siger derovre så vi står med en kæmpestor arbejdskraftudfordring og der kan det her

med til at sikre at bornholm fortsat vil være et levedygtigt

herre leif lahn jensens eget parti har fremsat et forslag om at vi alle sammen skal arbejde længere i en periode hvor arbejdsløsheden er relativt

stigende udgifter her har regeringen fremlagt et udspil der er med til at løse en udfordring på det økonomiske område og er med til at sikre at vi

således at vi kan bevare vores velfærdssamfund og vi har ikke hørt

tage en kop kaffe med ham er det sådan man

fremsætter beslutningsforslag at regeringen kommer sjoskende

så længe den bare gør det det gjorde den jo

ved halveringen af dagpengene og nu også med efterlønnen så vi

blev modstander af efterlønnen når det så er sagt

ikke bidrage med noget

for

et svar jeg fik ikke noget svar

er interesseret i at vide er når nu socialdemokraterne

med ni og halvfems procent sandsynlighed regne med at forhandlingerne bryder sammen og så spørger jeg

i nu sker jeg forpligter ikke regeringen til

med to partier der er tilhængere

måtte ske ved et folketingsvalg stadig væk ikke vil kunne afskaffe efterlønnen

det har jeg også selv og så er vi i hvert fald to men det her bliver afgjort et helt andet sted

der indgår jo mange andre ting i det velfærdsforlig som det danske samfund har stor glæde af

er med til at træffe det valg men jeg tror at med den massive annoncekampagne fagbevægelsen har ført

man har ikke kunnet bevæge sig ret mange steder hen uden at blive gjort opmærksom på

i sænk og så kan man bruge dem til at

hvis man er faglært eller ufaglært

har man efterlønnen firs procent af dem der går

arbejdsmarkedet når man mærker at man

være slidt ned og ikke kan holde til mere altså

som gør en invalid eller inden man dør i en særdeles tidlig alder

hvad er rimeligheden i at en bankdirektør kan trække sig tilbage

mens ordføreren og hans parti vil forhindre at almindelige lønmodtagere

forhindre nogen i at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet ingen det

så kan det godt være at en bankdirektør og en i blåt tøj har nogle forskellige muligheder men jeg køber ikke præmissen

at man skal lægge bankdirektørerne for had hele tiden og slet ikke den med at de kører en bank i sænk og så kan de gå på

og der er ordførerens tilbud så til den almindelige lønmodtager hvoraf

med virkeligheden at gøre jeg mener ikke at en rengøringsassistent eller en

bygningsarbejder eller en hvilken som helst anden har råd til at lægge til side til at vedkommende også kan gå på efterløn

er en illusion det er der ingen der har råd til og derfor jager ordførerens parti disse mennesker ud

arbejdsmarkedet hvis de gerne vil blive der jeg vil heller ikke gå ind og

lave nogle alvorlige dybe sår i det danske velfærdssamfund for at være med til at finansiere at nogle der er raske og rørige skal have mulighed for at forlade arbejdsmarkedet og det er jo faktisk det vi taler om herre eigil andersen som lønmodtager hvis man betaler fuldt ud til den eksisterende efterløn

betale en fjerdedel af det man kan forvente

i pension hvem skal betale de sidste tre fjerdedele er det de to tredjedele af alle danskere som ikke har mulighed for at gå på efterløn er det de unge generationer

og hvordan hænger regnestykket så sammen

hvem skal betale jeg har ikke noget imod at lønmodtagere forlader arbejdsmarkedet men så må man selv

overskud til at bekymre sig om nordjyderne derfor er jeg sådan set lidt interesseret i at høre om venstres ordfører

at at de områder der bliver særlig

grunden til at man bliver særlig ramt

for venstre glæder sig så utrolig meget i den her sammenhæng er det så fordi ordføreren tror at det her vil være en hjælp

nogle lidt andre informationer om hvad der sker på det bornholmske arbejdsmarked

et center for regional og turismeforskning der har kigget lidt på

der viser tallene ganske klart

to tusind og atten kommer vi til at mangle en syv hundrede personer i den bornholmske arbejdsstyrke javel vi mangler ikke arbejdskraft i

gør vi allerede i to tusind og atten der er ingen andre der er ingen andre der har kunnet give et svar på hvordan vi ellers skulle sikre at vi i hvert fald har en del af den arbejdsstyrke end regeringen

et samfund der ikke kan levere den nødvendige arbejdskraft

kommer ingen vækst ingen vækst så er der heller ikke nogen beskæftigelse man er ikke attraktiv over for tilflytning og så vil man som område

fjernelsen af efterlønnen er en hjælp til bornholmerne lad os få det svar fordi så kan vi

når vi når

diskussioner om hvor meget arbejdskraft man kommer til at mangle på et givet tidspunkt er det her i virkeligheden tænkt som

hvis man bor på bornholm i to tusind og atten og ikke er ufaglært

så siger ordføreren det er helt i orden

så mange andre pensioner

nogle af mine udsagn jeg synes faktisk det er ganske rimeligt at man er herre over sit eget liv

men der er da ingen tvivl om at det danske samfund på den lange bane vil have væsentligt bedre af at man bliver på arbejdsmarkedet og giver en tørn med mit udsagn har blot været at når vi kan se at vi står med et arbejdskraftbehov i fremtiden

for alle hænder så vil det da ikke være særlig smart

for

være at man skulle se på om ikke arbejdsgiverne kunne lave en anden seniorpolitik

så var den ældre del af befolkningen

rigtig mange initiativer der skal sørge for at sikre at vi har det grå guld på arbejdsmarkedet vi har hele deltidsloven

en række overenskomstaftaler og lokalaftaler lokalaftaler der tager hensyn til seniorernes særlige behov det kunne være en seniorordning eller det kunne være de såkaldte

stadig væk er attraktiv på arbejdsmarkedet men jeg tror faktisk også at det kommer helt af sig selv i takt med at

ordføreren snakkede om hvordan det går på bornholm i to tusind og atten altså hvor mange hænder der bliver brug for og hvor mange man så ikke spilder

er ufaglærte eller korttidsuddannede det vil sige at der ikke

ordføreren efterspørger i to tusind og atten hvis det er det samme problem man har på bornholm hvordan i alverden skulle man så få de mennesker som ikke længere kan på efterløn til at kunne tage de job som åbenbart vil være ledige til den tid

at den gruppe fylder væsentlig mere på det danske arbejdsmarked i fremtiden vil andelen af akademikere der vil vælge en efterløn

andre generationer der tager over

selvfølgelig vil der stadig væk være behov for ufaglært arbejdskraft den garanti jeg gav var at hvis man var ung i to tusind og atten

så er der noget jeg har misforstået for så vidt jeg ved

er efterløn for alle hvis man betaler til den

har valgt ikke at betale til efterlønnen og derfor kan de selvfølgelig heller ikke få den

meget naturligt det er en forsikringsordning ligesom alt muligt andet

de to tredjedele ikke kan gå på efterløn men at sætte

som så kan gå på efterløn er jo fuldstændig fløjtende forkert for de har truffet et valg

stadig væk med til at finansiere den

og det synes jeg måske ikke er ret og

rimeligt så har regeringen

en ordning der gælder for alle og som alle er med til at betale til

efterlønsbidraget ud fra økonomiske hensyn og det har så en konsekvens om tredive år men man skal

jeg synes ikke det er solidarisk at alle skal være med til at betale for en ordning

om at sikre at der er raske på arbejdsmarkedet for det er kun nogle grupper der skal tvinges til at blive på arbejdsmarkedet til de bliver syge

derfor vil jeg bare høre om venstre er enig med dansk arbejdsgiverforening og de økonomiske vismænd i

man skal afskaffe efterlønnen

ellers risikerer man at arbejdsløsheden bliver for lav og hvis arbejdsløsheden bliver for lav kan man ikke trykke lønningerne tilstrækkelig meget

sikre sunde offentlige

vi ikke har det samme økonomiske råderum i fremtiden vi kan jo se det bliver utrolig vanskeligt at finde en finansiering til

at undgå at komme ud i det morads som de er i i irland

konsekvenser ville det få for en dansk folkeskole eller et dansk sygehusvæsen så synes jeg at der er meget mere ræson i at lade dem der kan arbejde og blive på arbejdsmarkedet blive der lidt længere det synes jeg er med til at sikre sunde offentlige

for at lukke det kæmpe hul i statskassen som venstre har skabt gennem de senere år og hvor pengene fosser ud

at man mener at det vil forbedre økonomien at afskaffe efterlønnen er at så bliver arbejdsløsheden ikke for lav som de siger jeg synes jo at det er rigtig godt hvis arbejdsløsheden bliver lav men de økonomiske vismænd og dansk arbejdsgiverforening siger

så kan man ikke presse lønningerne tilstrækkeligt er det den samme økonomiske model de økonomiske vismænd og dansk arbejdsgiverforening bruger

jeg har ikke hørt nogen af de påstande så det må stå for ordførerens

synes er utrolig vigtigt er at vi sørger for at passe på det velfærdssamfund som vi alle sammen sætter så stor pris på jeg er godt klar over at fru line barfod har tilsluttet sig en side i folketingssalen som ikke har noget svar på hvordan den økonomiske politik

derfor er jeg glad for at vi har en regering som tager en økonomisk udfordring alvorligt

de højestlønnede i min bog har skattelettelserne været finansierede

line barfod lige glemmer at huske på

nogle skattelettelser ud på reservebænken de er sat

sikre sunde offentlige

satte tohundrede og otteoghalvfjerdstusind kroner ind

pensionsopsparing mener herre

om

med de konservative i

sin egen tilbagetrækning

er heller ikke nogen der tvinger en ud på arbejdsmarkedet ordføreren kunne jo godt have en hjemmegående hustru der har valgt ikke at være på arbejdsmarkedet

selv og det synes jeg faktisk er ganske fair de penge som tilbagetrækningsreformen kommer til at give skal bruges til at konsolidere dansk økonomi og til at sikre at vi

og ikke til

betyder det så med den retorik venstres ordfører lægger for dagen at de ordninger

de jo ikke selv og betyder det så også at

sparede på alt muligt

at få dansk folkeparti til at sige ja til at lave nogle tvivlsomme besparelser på efterlønsordningen

genopretningsplanen tilbage nej den skal absolut ikke rulles tilbage genopretningsplanen blev iværksat for at sikre tilliden til dansk økonomi på den korte bane

at leve op til eus konvergenskrav det var der hvor oppositionens forslag var

kan danmark ikke blive fritaget for det her det handler genopretningspakken om

har en utrolig lav rente og at der er tillid til dansk økonomi således

efterlønnen vi er jo ikke et sekund i tvivl om at venstre har glemt alt om

løfter og at dansk folkeparti endnu en gang

og det ser vi helt sikkert igen liberal alliance vil have afskaffet efterlønnen med det samme og kan ikke vente til efter valget ok lad os bare snakke om efterløn der flyver utrolig mange tal

som har sørget for at holde tingene i gang betalt penge til alles velfærd og uddannelse til alle dem som ikke behøver efterløn fordi de ikke har haft et nedslidende arbejde vi hører igen og igen usande påstande

at efterlønnere er golfspillende akademikere

de ikke er mere syge end jævnaldrende på

virkelig slider samme personer er mere syge end andre når de går på efterløn og efterlønnere lever kortere

arbejder så jeg synes at vi skal holde op med at tegne et billede som

hen ikke passer

den tre og halvtreds årige som havde regnet med at de her ændringer slet ikke

sosu assistent skal fortsætte

halvfjerds år den tyve årige tømrer som går

kravler op og ned ad stiger skal fortsætte til han bliver to og halvfjerds år og samme tyve årige tømrer kan sige til sin søn hvis du lille ven vil gøre ligesom din far og gå

og bære tunge byrder til du er tre og halvfjerds en halv år synes vi det er i orden

plads at vi bliver det land i europa

mener at den ændring vi lavede i to tusind og seks er

men samtidig gav folk mulighed for at gå fra noget før

til forskel fra regeringen og dansk folkeparti man siger at man gør dette for at skaffe flere penge til samfundet

vil de ifølge regeringen halvfjerdstusind efterlønnere

hvis regeringen virkelig mener at alle de efterlønnere kan komme i gang med det samme skylder den bestemt at fortælle os

skal lave samtidig ser

ikke er noget som helst at spare hvis de bare går ud til arbejdsløshed

på sigt har vi socialdemokrater endnu bedre løsninger vi har rigtig mange

der mangler uddannelse og som ikke kan få noget arbejde efter krisen her vil vi sikre uddannelse frem for at lave hovedløse besparelser

som regeringen jo gør vi skal kræve at virksomhederne laver gode seniorordninger da der stadig væk

i to tusind og ni havde vi et sygefravær

fuldtidsstillinger og en omkostning på

altså forbedrer folks liv

flere folk på arbejdsmarkedet og flere penge i kassen jeg er nødt til at sige nu stopper vi lad os få en ny regering som vælger de rigtige løsninger

målbevidst går efter de udsatte i udsatte i det her samfund og en regering som ikke bare er ligeglad med at det her vil få store konsekvenser for en del mennesker som virkelig har knoklet hele deres liv og virkelig har ydet

solidariteten er henne mellem den metalarbejder der kan gå på efterløn og den metalarbejder der står ved siden af og som ikke kan gå på efterløn fordi han eller hun tilfældigvis ikke er kommet med i ordningen

om man melder sig til ordningen eller man ikke melder sig til ordningen der har man overhovedet

tredive år senere så der er i hvert fald slet ingen solidaritet imellem de to der står ved siden af hinanden

den der skal blive ved på arbejdsmarkedet må betale til den der kan gå hjem

der går på arbejde via deres arbejdsplads kan tegne en sygeforsikring mens de ældre som ikke har

er det i orden at jeg nu gå hjem og holder fri og spiller golf for jeg kan gå på efterløn men

må så knokle nogle flere timer det er måske fyrre

en og fyrre eller to og fyrre timers arbejdsuge de må have for at løfte den her økonomiske byrde vi har det som socialdemokraterne vil

hver eneste dag med de problemer det giver med at få børn hentet

i daginstitution og med at de skal være væk fra far og mor

kan min generation bare lukke ned og gå ud og spille golf

skal kravle rundt på tage og op og ned ad stiger

store byrder i en alder af tre og halvfjerds år at han ikke har mulighed

alle der har muligheden jo alle har muligheden de kan sådan set bare melde sig ind i en a kasse

få efterløn sværere er

at så stopper den økonomiske ansvarlighed regeringen har fremlagt sit bud på hvordan man løser fremtidens udfordringer hvis der også skal være råd til velfærd men vi venter vi venter stadig i spænding på hvad blandt andet

fremtidens udfordringer er det flere skattestigninger flere besparelser eller hvad er det

sigt og den måde man skaffer flere hænder på er ved at afskaffe efterlønnen det har man

skaffes flere hænder nu læser regeringen måske bagfra men når vi går i gang med noget

kan man rent faktisk også tjene en del af de her penge hjem

og færdig

noget der nemt lader sig realisere så vidt

på fremtidens økonomiske udfordringer

jensen på et tidspunkt gik ud og sagde at ti minutter

så vil jeg også sige

kunne se nogen rimelighed i at man måske skulle lave

sige

jeg vil gerne sige at vi hverken vil være med til at afskaffe

kigge på om vi kan lave nogle forbedringer og det står også deri så

hvis dansk folkeparti holder fast her jeg siger bare at jeg er lidt bekymret for det så man jo ikke

hvis dansk folkeparti holder fast men det kan stadig væk bekymre mig at

være fyrre

jensen også til den tid

man kunne lave

med mig i at regeringen hellere skulle se på

seniorordninger og vi skal også kigge meget mere på arbejdsmiljø og jeg

få flere til at blive på arbejdsmarkedet

jeg har selv haft en oplevelse dengang jeg

men han kunne ikke arbejde fuldtid der var for travlt så det kunne han ikke gøre hvis vi nu havde beholdt ham på arbejdspladsen

han også haft det rigtig rigtig godt i dag for han

sundhedsudgifter så jeg vil give ordføreren fuldstændig ret i

vi burde kigge mere på det enkelte menneske og sørge for at de har det godt og kan blive længere

arbejdsmarkedet

en pensionsalder der blev udskudt den fælles aftale var

det var netop derfor vi syntes det var godt fordi man kunne sikre sig at gå

som det ser ud til regeringen vil er det netop regeringen der bryder en fælles aftale vi holder fast i den fælles aftale og den fælles aftale var netop at man også kunne få efterløn

og finanser på længere sigt med efterlønnen jeg har sagt det før og jeg kan sige det igen

til efterlønsbidrag så

for at få efterløn det er klart

jeg må nævne sundhedsforsikringer igen og igen

betalt en sundhedsforsikring af den danske stat mens pensionister

undskyld mig det er ikke solidaritet

salig morfar læste bøger

et lille uddrag af hver roman man så læste og det kan jeg forstå at herre leif lahn jensen også har gjort med arbejdsmarkedskommissionsrapporten

at det er en god idé at den danske befolkning i gennemsnit arbejder mere for den sags skyld tolv minutter

set ikke hørt spørgsmålet handler jo ikke om om det er en dårlig eller en god idé spørgsmålet handler om

har herre leif lahn jensen og socialdemokraterne ikke

jo politik her vælger regeringen og liberal alliance som jo har været

at afskaffe efterlønnen så der er nogle der virkelig er nedslidte og virkelig

ude på arbejdsmarkedet gå ude og knokle op og ned ad stiger og

hvad ved jeg til de er tre og halvfjerds en halv år jeg kan godt forstå at der er mange herinde der ikke rigtig kan forstå det for jeg tror ikke at

kommer til at opleve det men det er altså fakta derude det vil man

slogan man er solidarisk med sig selv for man er kun solidarisk med dem der indbetaler og alle de andre som er de fleste i forhold til de ufaglærte og som også er nedslidte

set blæse et stykke så den solidaritet giver jeg

jensen åbenbart ikke vil besvare lige meget hvem det er der stiller det jeg prøver alligevel igen når fru helle thorning schmidt har truet med at afskaffe efterlønnen hvis ikke arbejdsmarkedets parter bliver enige om en model for at man skal arbejde tolv minutter mere i gennemsnit så skylder man

er danskerne til at arbejde tolv minutter mere i gennemsnit

eller forestiller man sig bare

om mange mange år når man mener at efterlønnen så kan skaffe alle de hænder

arbejde til de er tre og halvfjerds en halv år kan man virkelig forestille sig det jeg har svært ved at forestille mig det jeg har så svært ved at forestille mig at man kan

skal gå og knokle i så lang tid når de er

velfærdssamfund vi har i dag og som vi alle sammen sætter pris på hvis man for skatteyderpenge kan læse og uddanne sig

arbejdsmarkedet i tredive år

forsørget af dem der går på arbejde og

tror ordføreren virkelig på at det kan hænge sammen økonomisk for landet og at vi kan bibeholde det velfærdssamfund vi har hvis vi alle sammen kun yder noget i tredive år ud af halvfems

tror folk herinde virkelig på at man

en efterløn som jo ikke er rimelig høj jeg ved godt

men tror folk virkelig på det

jeg er selv to og tres og jeg har været på arbejdsmarkedet i otte og fyrre år uden orlov eller

andet tant og fjas arbejdsløshed eller noget som helst

jeg har været selvstændig og har været medlem herinde i nogle år det giver også lange arbejdstider

har arbejdsår tilbage i mit liv synes

ikke er fair og der er jo mange af dem der går på efterløn

mere sammen med familie og venner at kunne tage på golfrejser og hvad ved jeg det er jo ikke størstedelen af dem der går på efterløn der er nedslidte og stadig væk man kan kun gå på efterløn hvis man er frisk og rask når man gør det man skal kunne arbejde syv og tredive timer

firs procent af dem der er på efterløn

kortuddannede ufaglærte eller faglærte tre og firs procent kommer fra nogle job hvor man netop bliver slidt men ved også at når de her går på efterløn

så længe som deres jævnaldrende der er

så det her er altså et eksempel på

men som havnearbejder og vi knoklede jeg vil sige at hvis ikke de

to og tres procent af de ufaglærte mellem tredive og ni og tredive år

her rammer man de udsatte

vi kommer til at prioritere i fremtiden

offentlige sektor skal trimmes og effektiviseres

at sikre sunde offentlige finanser

at vi ikke skal mærke store nedskæringer på sygehuse og skoler

også at det her skaffer en finansiering til at sikre de offentlige finanser

velfærden er blevet bedre der er ikke ret mange der kan påstå at betjeningen på sygehuse er blevet

slet ikke har kunnet finde ud af

svar på præcis hvad det er man vil gøre så

skal se på at bedsteforældrene til deres børn

er på efterløn og går rundt og hygger sig

har uddannet mig i lang tid kan det være rigtigt at jeg skal

fair at

kollegialt samarbejde på tværs af partierne idet jeg skal takke ordførerne fra dansk folkeparti

før min plads i køen så jeg samtidig også kan leve op til mine familiære forpligtelser inden vuggestuen lukker her ved sytten tiden så tak for det men også tak til liberal alliance som jo har

rejst debatten her jeg synes det er dejligt at se at partiet i modsætning til hvad man siger udadtil

jo egentlig prioriterer diskussionen i folketingssalen og værdsætter det parlamentariske arbejde for det er næppe med en forhåbning om at det bliver vedtaget at man her kort tid efter sidst at have fremsat det nu fremsætter forslaget igen

er relevant og interessant og jeg

på den måde måske er i gang med at tilbagevise det som

betragtede som en slags partimæssig umodenhed men alle

efterlønnen afskaffet mange gange også dengang vi var relativt få

at efterlønnen udfases over ti år at man hæver efterlønsalderen med en halv år

vi kan se at alternativet er værre

en smuk tanke at folk kan få et statstilskud for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet når de er

den situation vi kommer til at stå i nu når de store årgange går på pension er altså at

og derfor er alternativet til en udfasning af efterlønnen

konkrete nedskæringer i kernevelfærden altså

daginstitutionerne flere elever i klasserne i folkeskolen aflyste operationer fordi der hverken er læger eller sygeplejersker

klar til at ordne det på hospitalerne og længere mellem badet for de plejekrævende ældre som ikke kan få den hjemmehjælp som de har behov for foa fag og arbejde har jo

selv i deres fremskrivning med en gennemsnitlig tilbagetrækningsalder for deres medlemmer på en og tres år vurderet at op til en tredjedel af alle landets hjemmehjælpere

trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet

danske samfund som over en bred kam

det kommer til at ske i et bredt samarbejde i folketinget vi er jo medlem af velfærdsforligskredsen

heller ikke støtte beslutningsforslaget som det ligger her fordi vi altså er bundet af det

jeg tror at det er fair at sige at hvis der skal ske noget på det her område

bredt samarbejde sådan var det jo i nitten otte og halvfems da nyrupregeringen ændrede efterlønnen

anders samuelsen der på det tidspunkt var arbejdsmarkedsordfører for det radikale venstre og vel nærmest i egen forståelse var en slags chefarkitekt bag efterlønsforliget

bravt i den radikale hovedbestyrelse hvor jeg netop var blevet medlem forsvarede at dette forlig nu var

den endegyldige løsning på efterlønnens udfordringer med med en hård kamp mod blandt andet herre anders samuelsen lykkedes det os jo at overbevise om at efterlønnen ikke var svaret på alle tidens udfordringer og derfor skiftede partiet mod herre anders

ønske altså senere holdning og begyndte at gå ind for

efterlønnens afskaffelse men det forlig

hvor der heller ikke var stor begejstring for at kigge på efterlønnen var også et bredt forlig og dansk folkeparti

tale om og behov for at folketingets partier kravler op af skyttegraven og

en bred aftale der kan sikre dansk økonomi for virkeligheden er

at afskaffe efterlønnen som regeringen

arbejde mere så det giver et samlet provenu

at finde en fælles løsning på de udfordringer hvis vi holder hinanden i skakmat og ikke kan finde flertal for noget

lige nu så vil det altså betyde at regningen bliver sendt videre til daginstitutionerne til folkeskolerne til de plejekrævende ældre og til hospitalerne det tror jeg ikke der er nogen af os der har lyst til og ikke nogen

at begynde en udfasning af efterlønnen

også holder fast i at det er af væsentlig betydning at vi kan have et bredt samarbejde om de her meget store økonomiske udfordringer som vores land står over for

derfor håber vi og tror vi at vi kan gentage succesen fra nitten otte og halvfems og fra to tusind og seks når vi kommer på den anden side af

og der forhåbentlig er en bedre stemning i folketinget

hvis nu

ikke skulle blive nogen aftale inden et valg

vælgerne har mulighed for at lægge maksimalt

få

velfærdsforliget vi følger spændt hvad det er regeringens overvejelser er efter at

har sagt nej til regeringens udspil og

må regeringen jo forholde sig til hvad konsekvenserne skal være af det

vi har altså ikke nogen aktuelle planer om at opsige et bredt forlig som

set lige har stået og rost i hvert fald det forhold at man

og jeg sad i den radikale folketingsgruppe på det tidspunkt

man kan være særlig stolt af altså forliget

er jo for nemt når ordføreren bare siger

at socialdemokraterne har bundet sig så tæt

man har deponeret sine handlemuligheder i den her sag

eneste svar på hvordan de tolv minutters ekstra arbejde skal opstå

som medlem af et samfundsøkonomisk ansvarligt parti

om at den blokpolitiske istid der har været her i de sidste ti år

vil fortsætte så man kan drive politik

partier der vil støtte den nuværende regering

og derfor kan man sige at der skilles vores veje jo idet det

være stærkt hvis vi kunne få et fortsat bredt samarbejde

forundret over at herre simon emil ammitzbøll ikke synes at velfærdsaftalen fra to tusind og seks er noget

mig bekendt har det da vakt international opsigt at vi har indekseret pensionsalderen

er ret mange andre lande der har og det er da rigtig udmærket problemet kan man sige var at modet ikke rakte til at sætte ændringerne i kraft

jo det der gør at vi har behov for at gøre noget mere fordi vi får store problemer indtil da men jeg synes

ikke man skal underkende at det var væsentlige beslutninger der blev truffet

ville bare være rigtig godt hvis det samme flertal

sagde at det ligger i tilbagetrækningsreformen

en af de store ting

for det første at folk som

dårlig arbejdsliv med henblik på at kunne komme på efterløn

jo de samme partier der også sidder og diskuterer arbejdsmiljø

grund til at man opprioriterer arbejdsmiljøindsatsen

det her med at det skulle være uværdigt at være på førtidspension det er ikke

altså forslaget om at få folk til at trække sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet og forslag der kan få folk til at arbejde noget mere

velkendt det er en udfasning af efterlønnen og det er også en række reformtiltag der skal øge arbejdstiden for dem der er på

træffe beslutninger eller anbefale beslutninger som kan øge den samlede arbejdstid det ser jeg kun som en fordel

er det afgørende spørgsmål nemlig hvordan sikrer vi at vi kan blive ved med at have den kernevelfærd som jeg hører alle er optaget

diskuteret tidligere det er en genfremsættelse og ligesom sidste gang siger

står vi ved det velfærdsforlig vi indgik i to tusind og seks hvor vi ændrede

folkepensionsalderen og det står vi ved i dansk

vil ikke afskaffe efterlønnen men vi har så også sagt at vi er klar til at se på om vi kunne lave justeringer i

at vi kan lave efterlønnen mere fleksibel

man kunne se på om man kunne lave en nemmere til og fragang til

kan man skubbe efterlønnen foran sig kan man sætte på standby

men det er jo også nogle af dem som man kan sige mere eller mindre indirekte er blevet bedt om at forlade arbejdsmarkedet

arbejdsgivere

efterløn så du forlader lige virksomheden her det er der rigtig mange været udsat for og derfor mener

en af de veje man skal se på er hvordan man kan få arbejdsgiverne til mere aktivt at gå ud og sige til seniorerne

at frygte for jeres job vi vil egentlig gerne

også hørt at der er mange der prøver på at sammenligne med norge og sverige

venstres ordfører vel vidende i sverige har en

man sammenligner æbler og bananer

vi kan se at regeringen engang imellem

brug for mere arbejdskraft

med om folk selvpensionerede sig

få mere arbejdskraft det skulle give halvfjerdstusind

at man har brug for det er sådan lidt mere højtuddannede man har brug for

vil regeringen så ikke gøre noget

næste man kan forvente fra liberal alliance hvis man skal følge den retning som liberal alliance

det er jo en fordel for liberal alliances vælgere

staten finansierer noget af så jeg tror ikke

det er de lavtuddannede der er behov for på arbejdsmarkedet

derfor skal afskaffe efterlønnen og så samtidig

velkvalificerede højtuddannede der er brug for politikken hænger ikke rigtig sammen

afskaffe efterlønnen vi vil derimod gerne være med

smidig lidt mere fleksibel til gavn for både lønmodtagere og arbejdsgivere

forhandlingerne med hvis

om de opsiger forliget og hvordan

vil i hvert fald gå

vil være med til at se på hvordan vi gør ordningen mere fleksibel og det var da glædeligt at høre at

kunne følge den tankegang at man godt kunne se på at gøre den mere fleksibel og så er tiden udløbet

statsministerens nytårstale ville vi ikke røre ved efterlønnen efter et valg vil vi heller ikke afskaffe efterlønnen men vi vil gerne

man kan lave en mere fleksibel ordning til gavn for lønmodtagere

at bryde eller ændre eller noget som helst fordi man ikke

en garanti og der lærte

før jul det ville vi ikke efter nytårstalen det vil vi heller ikke efter et valg men vi vil gerne være med til at se på hvordan vi kan lave

og arbejdsgivere så man kan få flere til at blive på arbejdsmarkedet

mange mennesker er skuffet over det og det forstår jeg godt spørgsmålet er så om vi her står over for det samme som også den foregående spørger var inde på jeg forstår at dansk folkeparti

være med til justeringer og gøre den mere fleksibel mere smidig det kan gå to veje det kan være en forbedring af den enkeltes rettigheder

vi har talt om at vi vil lave efterlønnen mere fleksibel og det vil sige at vi vil lave en en mere fleksibel til

efterlønnen på standby det skulle være nemmere hvis man

på efterløn så at vende tilbage til arbejdsmarkedet igen og så sætte efterlønnen på standby eller optjene en

talt om vi har ikke talt om nogen forringelser jeg ved ikke i hvilken retning herre

være noget som den enkelte lønmodtager selv bestemte men det kunne også være noget som systemet påtvang en nu skal du udskyde din efterløn derfor vil jeg så gentage mit spørgsmål vil dansk folkeparti love

under ingen omstændigheder heller ikke efter et folketingsvalg der nok kommer snart

vil forringe nogen af de rettigheder

min efterløn foran mig

det man skubber foran sig der er mange måder at

man skal være på arbejdsmarkedet

at få efterløn og det vil tilgodese alle

på noget tidspunkt talt om forringelser i den retning som herre eigil

det afgørende er om dansk folkeparti

indgå i forhandlinger om forringelser og om man er villig til at gå med på forringelser af efterlønnen på samme måde som man sidste år gik med på

af dagpengene selv om man igen og igen havde sagt at man ikke ville være med til forringelser af dagpengene

meget kort mener dansk folkeparti at efterlønnen ikke skal forringes på nogen måde eller er dansk folkeparti villige til at forhandle om forringelser af efterlønnen

hvordan vi kunne lave systemet mere fleksibelt til gavn for den enkelte

man måske kun arbejder tre dage om ugen

skubbe den foran sig der er utrolig mange måder

man kan forenkle eller lave systemet mere fleksibelt

folkeparti lægger stemmer til at der kommer en forringelse for en lang række mennesker som i dag har ret til selv at bestemme

vi ved at mange af dem der går på efterløn i dag jo lever to år kortere men der er altså nogle der kan regne med at hvis dansk folkeparti går til forhandlinger

de risikere at miste den ret fordi man går ind i nogle forhandlinger om hvordan systemet kan laves om

der gerne vil have noget mere tilknytning til arbejdsmarkedet og i den forbindelse skal vi selvfølgelig også se på hvordan vi

med til at beholde seniorer på arbejdsmarkedet i dansk

forringelser i den retning som fru line barfod

forhandlinger for at fremlægge vores forslag

til at se på en mere fleksibel ordning til gavn for lønmodtagerne

af nogle partier om nogle ting og de partier faktisk ikke engang selv kan forklare deres egen politik

hvem skal man tale med skal arbejde tolv minutter længere

ordføreren skal stå og svare på hvad der sker efter

vi hørte jo også nede på slotspladsen dengang

fru helle thorning schmidt sagde at hvis ikke

de ville makke ret og være med til de tolv minutter så

det kan man jo finde masser af citater

vi at vælgerne skal vide hvad de har

derfor har jeg da sådan et behov for

følgende spørgsmål hvis man nu ændrer den med et krav om at man skal

efterlønnen for faglærte ufaglærte og andre og det er jo ikke nogen hemmelighed for nogen at det

er imod vi mener at det vil være meget uretfærdigt

og psykisk nedslidte lønmodtagere i danmark hvis man fjerner den her rettighed for den enkelte man tror og man påstår at man på den her måde ved

afskaffe efterlønnen kan spare seksten milliard kroner de seksten milliard kroner vil liberal alliance så forære til de syvhundredetusind danskere der tjener mest og det vil man gøre efter devisen allermest til de allerrigeste tag efterlønnen fra social og sundhedsassistenten og 3feren der ellers havde planlagt at gå på efterløn når de blev tres år og giv topskattelettelser til fire millioner kroners indkomster på hver femoghalvfjerdstusind kroner eller mere det er liberal alliances forslag man fristes næsten til at spørge om social og sundhedsassistenten og 3feren selv skal pumpe deres cykel

cykle rundt i velhaverkvartererne med kæmpe villaer og så aflevere deres efterløn

står for det modsatte af det som liberal alliance her foreslår sf vil ikke afskaffe efterlønnen

for at få råd til skattelettelser til de højeste indkomstgrupper vi vil tværtimod sikre at der er råd til blandt andet efterlønnen for eksempel gennem en millionærskat

en hel del andre ting

er det sådan at man slet ikke vil opnå en besparelse på seksten milliard

sådan som det påstås der er ikke så mange efterlønnere at spare væk i fremtiden som liberal alliance tror i fremtiden vil antallet af efterlønnere falde drastisk af sig selv i to tusind og tyve

være cirka halvfjerdstusind efterlønnere det tal er langt mere rigtigt end de næsten ethundrede og titusind

allerede her på grund af det lavere antal efterlønsmodtagere der vil være i to tusind og tyve er der så røget seks milliard

som man påstår kan spares men heller ikke de sidste ti milliard kroner er nogen sikker besparelse inden for de nærmeste år vil der ikke være nogen nævneværdig besparelse for de offentlige kasser ved at afskaffe efterlønnen så længe vi har krise og massearbejdsløshed

er der desværre i forvejen rigeligt med arbejdsløse i alle faggrupper det gælder ikke mindst de faggrupper som

arbejdsløsheden er i dag så høj at befolkningsudviklingen med den ændrede aldersfordeling med

arbejdsløsheden den reducerer den højst til omkring ethundredetusind

to tusind og tyve derfor vil der ikke være nogen større besparelse frem til to tusind og tyve hvis man afskaffer efterlønnen der skal ganske vist betales til et færre antal efterlønsmodtagere men til gengæld

stort set blive erstattet af ekstra udgifter til flere modtagere af

sygedagpenge førtidspension med videre en afskaffelse af efterlønnen vil derfor ikke give os bedre råd til

og heller ikke give os bedre råd til usympatiske topskattelettelser

og den konservative partileder vores nuværende justitsminister jeg vil bruge det sidste minuts penge her til

sige lidt om hvad man kunne gøre i stedet

at arbejde efter det fyldte tres år der er jeg enig med en del af de betragtninger som

at man skal kunne tjene tredstusind kroner som efterlønsmodtager uden at der modregnes i efterlønnen de

tredstusind kroner er uden modregning det vil gøre at flere vil arbejde men det skal også gøres mere attraktivt at kombinere deltidsefterløn og deltidsarbejde for eksempel

kunne man fritage efterlønsmodtagere der har deltidsjob fra den generelle regel om at man i alderen tres til to og tres år modregnes i efterlønnen for arbejdsmarkedspensioner som ikke engang er

lavet en stor seniorpolitisk satsning som har været utrolig succesfuld den model burde vi efterligne efterligne og dermed inspirere mange arbejdsgivere til at de værdsætter deres ældre medarbejdere mere anerkender deres indsats og tilbyder dem forskellige seniorordninger for eksempel på deltid hvor man så kan supplere med efterlønnen og hvor arbejdsgiveren

kunne fortsætte med at betale fuldt pensionsbidrag

på de økonomiske udfordringer som danmark står over for som om det hele bare handlede om at finde lidt besparelser for

rigtig mange andre steder hvor jeg også godt kan spare femten

hvis det var det der var det eneste

det er noget der tyder på man fabler om tolv minutter hist og her men der er ingen der vil fortælle hvordan man kommer til at få danskerne til at arbejde gennemsnitligt tolv minutter mere en rigtig god idé til at opfylde

det formål kunne jo faktisk være lige præcis at nedsætte marginalskatterne

man har hemmeligheder for befolkningen

at få samfundsøkonomien på rette spor igen

er det fordi det har været et absolut hovedpunkt i den debat

har været og er og det er også et meget vigtigt punkt for liberal alliance sagen er jo den at liberal alliance

mene at vi lever i et slaraffenland lige nu der er givet skattelettelser i tre omgange af den borgerlige regering de skattelettelser som blev givet i to tusind og tre og to tusind og syv så vidt jeg husker kostede tilsammen samfundet nitten milliard kroner hvis de skattelettelser ikke var givet ville det danske samfund hvert eneste år få nitten milliard kroner mere i indtægt i de offentlige kasser det betyder at

hvis vi gjorde det havde vi mange flere penge til velfærd og al tale om

igen

var der ikke noget svar på hvordan danskerne skal komme til at arbejde tolv minutter mere gennemsnitligt om

udmelding fra sfs arbejdsmarkedsordfører

man kan råbe og skrige og brokke sig over at liberal alliance tager samfundsøkonomien alvorligt

til de rigeste og det gør det jo ikke sagens kerne er jo at vi skal have noget mere vækst i samfundet sf har fremlagt en vækstplan som indebærer femoghalvfjerdstusind flere job i løbet af ti år vi skal have gang i en god cirkel i stedet for den onde vi er inde i her sidder regeringen jo på hælene og foretager sig ingenting i stedet for at lave noget produktudvikling sammen med forskere og sammen med private firmaer hvis det så er sådan at vi får gang i væksten og vi får arbejdsløsheden ned kraftigt på vej nedad så kan det komme på tale

det kan gøres på mangfoldige måder det kan man tale om ved overenskomstforhandlingerne man kan forbedre arbejdsmiljøet og formindske sygefraværet

der er et hav af muligheder men det forudsætter alt sammen at man i første omgang får gang i væksten får skabt nogle flere job får arbejdsløsheden ned sådan

røg efterlønnen deler sfs

at efterlønsmodtagerne skal udpeges til at betale for de økonomiske problemer der er i samfundet når man tænker på

de skattelettelser som jeg nævnte før og som er givet til højtlønnede

er det jo helt urimeligt at man så skulle udpege efterlønsmodtagerne til at være dem der skal betale for de problemer der er i samfundet det vil være dybt uretfærdigt og menneskeligt helt urimeligt fordi de pågældende

en kontanthjælp på nul kr fordi

få dagpenge i to år efter det system som den her regering har

for øvrigt ikke indefrosset

to tusind og fjorten

ligeværdigt forhandlingsklima der skal være mellem arbejdsmarkedets parter og en eventuel ny regering

som et figenblad for hvad man ellers har gjort i forhold til højtlønnede

på ingen måde kan være tale om at der er sagt noget som helst som er et diktat i den her sammenhæng

med hensyn til vores overvejelser og planer for fremtiden hvis det

blive indbudt til nogle trepartsforhandlinger hvor alle de her ting vil blive drøftet

derfor er der ikke under nogen omstændigheder tale om noget diktat hvis der er nogen der har dikteret noget her i det politiske liv de senere år

er det den her regering som i næsten alle spørgsmål kører fuldstændig hen over både fagbevægelsen og arbejdsgiverforeningerne

skal løses ved at børnefamilierne skal knokle noget mere og så skal min generation holde fri fra arbejde og tage ud

herre eigil andersen at det er den rigtige måde at løse de udfordringer vi har på at børnefamilierne skal knokle noget mere synes herre eigil andersen ikke at de sådan set har det hårdt nok i hverdagen og at det er bedre at det er min generation der lige påtager os

det dækker simpelt hen ikke virkeligheden vi skal huske at dem der er tale om her er mennesker

det er nævnt tidligere i dag ikke er syge nok til at få førtidspension men er for slidte og for syge til

på grund af dårligt arbejdsmiljø

danske samfunds produktion og service

en meter altså min generation er jo gennemgående ved godt helbred og vi kan godt

har et så dårligt helbred at de ikke

det er der også taget hånd om i regeringsforslaget men det sf sammen med socialdemokraterne vil er at vi

hvad vi nu får tiden til at gå med i min generation og så er det bedre

til ugunst for familierne og ikke mindst for børnene jeg kan ikke forstå at sf har den holdning

for at der eventuelt skal arbejdes ekstra på et tidspunkt så det måske kommer ned på seks minutter dagligt jeg jeg tror at der er mange mennesker som vil sige

for at vi kan bevare et velfærdssamfund

men jeg vil i øvrigt gerne nævne noget andet som også er en stor fejltagelse i debatten når man har sammenlignet helbredet hos efterlønsmodtagere med

folk der er gået på efterløn hvis man tager den periode

er klart mere syge og det er jo klart at de i det øjeblik de så går på efterløn så får det bedre

en professor sagde forleden dag når man så er på efterløn og er nedslidt går man jo ikke hver uge ned til sin læge for

bekræftet at man har en bestemt diagnose

nedslidning så det siger sig selv at der så bliver færre lægebesøg

i tiden op til de går på efterløn og så bider de tænderne sammen og så kommer de på efterløn

vi har valgt at prøve at sikre

fair løsning og fair forandring og finanslovforslag og der ligger en masse forslag til finansiering i det

man kan få sin sag behandlet hurtigere end ellers det siger måske også

det betyder egentlig bare at

hurtigere nemlig i løbet af et halvt år

er da ikke noget godt tilbud til den danske befolkning og heller ikke til dem som

enten fysisk eller psykisk at de ikke kan fortsætte på arbejdsmarkedet arbejdsgiverne vil ikke have dem mere

vi har fremlagt nogle planer som også rækker mange år ud i tiden men derudover

politik og

de økonomiske udfordringer som det danske samfund står over for nu og som det også kommer til at stå over for i to tusind og tyve

er et svar som vil opretholde velfærden som ikke er asocialt og som ikke går ud på at man udpeger bestemte grupper

eller efterlønsmodtagere til at bære byrden ved at afskaffe efterlønnen så asociale er vi

jeg vil gerne starte med at kvittere for liberal alliances interesse for at afskaffe efterlønnen den interesse er vi konservative glade for fordi vi anser os selv for at være et reformvenligt parti som mener at det er vigtigt at gennemføre reformer så der også er råd til velfærd i fremtiden men vi mener dog

afskaffelse af efterlønnen når det er sagt er liberal alliance naturligvis velkommen til at bidrage

når der indbydes til forhandlinger senere på året ja vi konservative vil faktisk opfordre alle ansvarlige partier til at bidrage til en løsning

med liberal alliance i at det er nødvendigt at tage hånd om problemerne i dansk økonomi at fremtidssikre danmark

de store efterkrigsårgange er i hastigt tempo

er langt mindre mens der i

nye danskere til verden var tallet blot treoghalvtredstusind i nitten fem og firs

kan få flere danskere i arbejde kan være med til at bidrage til at rette op på den kolossale skævhed

ved vi konservative godt hvad vi vælger vi vælger reformer frem for s sfs gældsvej vi

det er et meget nemt valg

for den tilbagetrækningsreform som regeringen har fremlagt

en reform som indeholder tre centrale elementer

at personer der i dag er under fem og fyrre ikke får adgang til efterløn at personer der i dag er mellem fem og fyrre og seks og halvtreds

medfører reformen ingen ændringer for personer der er syv og halvtreds år eller

indeholder reformen en såkaldt seniorførtidspension

personer som er nedslidte

indbetalt efterlønsbidrag henvist til

foreslår regeringen jo også at hæve folkepensionsalderen til syv og tres år i to tusind og to og tyve ifølge velfærdsaftalen fra to tusind og seks

to tusind og syv og tyve men det tidspunkt foreslår regeringen

det samme gælder levetidsindekseringen som betyder at folkepensionen efter to tusind og to og tyve vil stige i takt med levetiden hævelsen af folkepensionsalderen

alene en fremrykning af den aftale som et bredt politisk flertal står bag og det synes jeg er værd at huske på

er der således ingen absolut ingen grund til at vedtage det her beslutningsforslag fra liberal alliance af den simple grund at regeringen allerede er kommet med et forslag til afskaffelse af efterlønnen

at vi nu sammen bør bruge tiden effektivt på at

nødvendigt at gennemføre reformer og hvorfor venstrefløjens løfter om guld og grønne skove er et rent fatamorgana det er en opgave som vi konservative går til med stor energi fordi

selve danmarks fremtid som det handler om

siden jeg var dansklærer i folkeskolen men det er selvfølgelig også tre år siden

for fem og tredive milliard kroner vi ved jo at det er noget som man ønsker at give som topskattelettelse det er i hvert fald en fortsættelse af den gængse

konservative politik og så skulle

muligheden for at komme på efterløn

mener de konservative virkelig at det skal være en rettighed som kun skal kunne gælde for bankdirektører og andre i topjob som kan spare op til deres pension

at hvis ikke vi sørger for

de økonomiske udfordringer som vi står over for i dag

er særlig solidarisk jeg efterlyser stadig væk og mangler stadig væk svar fra venstrefløjen på hvad man vil gøre i den her sammenhæng

solidaritet at sørge for at der fremover er råd til velfærd til de allersvageste men det kan jeg så forstå

at tage efterlønnen fra dem som

som ikke har mest i vort samfund men lad os nu lege med tanken om at de konservative får afskaffet efterlønnen hvilke ting har de konservative så med i posen til dem som bliver frigjort for efterlønnen

man har forringet mulighederne for efteruddannelse

som vil stå med nogle meget korte uddannelser og som måske ikke får mulighed for at opkvalificere sig til

det er netop for at mennesker skal have mulighed for at vænne sig til det her

senere i det her årtusind kommer vi også til viser alle prognoser at mangle hænder vi kommer til

mangle arbejdskraft og det vil sige at jeg

at der bliver brug for de her mennesker dertil kommer at man selvfølgelig også skal forvente at vi får en mere og mere veluddannet befolkning

er i stand til at forstå hvad det her handler om modsat venstrefløjen her i folketinget jeg

at vi er nødt til at lave nogle reformer for også fremover at have råd til

velfærden have råd til at der er gratis uddannelse at man kan komme på hospitalet når man har brækket et ben

er vi simpelt hen nødt til at sørge for at der også er orden i økonomien og der er orden i eget hus

åbenbart rigtig rigtig svært for venstrefløjen

holdbar økonomi fremover

vi altså nødt til blandt andet at komme med nogle løsningsforslag og der kommer vi blandt andet med et løsningsforslag der hedder en tilbagetrækningsreform

det åbenbart

selvfølgelig glad for at det konservative folkeparti er nogle af de nærmest allierede for liberal alliance i spørgsmålet om efterlønnens afskaffelse

at høre hvis der nu mod al forventning skulle ske det

er teoretisk men hvis nu vil det konservative folkeparti så være med til at opsige velfærdsforliget således at vælgerne

at partierne bliver indbudt til forhandlinger og så må vi jo se hvordan det går

i endemålet nemlig efterlønnens afskaffelse

er en forligskreds og socialdemokraterne har sat sig selv helt uden for økonomisk pædagogisk rækkevidde og besluttet sig for at

forhandle socialdemokraterne til rette

jeg spørger om man dog ikke vil være med til at sige at danskerne skal have

danskerne skal have mulighed for med deres krydser ved det næste valg

at få banket noget sund økonomisk fornuft ind i venstrefløjen her i folketinget det må jeg ærligt erkende og jeg forstår det som sagt ikke

jeg forstår simpelt hen ikke at man ikke kan fatte at man er nødt til at sørge for at have orden i økonomien hvis man også fremover skal have råd til den velfærd som vi meget gerne vil have

foa som er social og sundhedshjælperne med

og trætte og måske

det må de vænne sig til man må vænne sig til at det er den vej det går kunne vi ikke få et andet og lidt mere udbygget svar på

reelt ikke har mulighed for at være på arbejdsmarkedet det er slagteriarbejderen

friske raske sunde mennesker heldigvis for det det er da dejligt at der er så mange friske raske sunde mennesker her i landet det vil sige at den gruppe af virkelig nedslidte mennesker

ikke så stor som nogle

at gøre den til men vi har naturligvis også en holdning

at man er nødt til at tage hånd om de mennesker

det synes jeg nu man skal give en chance

skal ikke være sådan at man nærmest skal falde om på arbejdspladsen for at man har mulighed for at trække sig tilbage i forhold til seniorførtidspension som lige pludselig er blevet

få den eller lige så let afhængigt af temperament og det

i en alder af to og tres år hvis man

det konservative folkeparti men hvis man virkelig bekymrer sig om dem der er nedslidte og dem der har det dårligt her i landet

der bliver jeg bare nødt til at sige at vi kommer med nogle svar jeg har stadig væk ikke se nogen svar fra socialdemokratiet og kompagni fra venstrefløjen her

motivering er centralt for at holde flere mennesker på arbejdsmarkedet længere så

brug for at vi forholder os til begrebet motivering når vi snakker motivering i den her sammenhæng

det jo at fjerne efterlønnen det skulle motivere folk til at blive længere på arbejdsmarkedet når vi i øvrigt snakker

pudsigt nok er det sådan at hver gang vi

og højtuddannede snakker vi om nedsættelse af topskatten

kunne den konservative ordfører være så venlig at prøve at give mig

motiveringsredskaberne er så forskellige når det drejer sig om enten den ene eller anden gruppe eller sagt sådan mere banalt hvorfor skal mennesker der har en kort uddannelse og lav lønning

de konservative ikke overveje

fra politisk side sørger for at vi også fremover har råd til den velfærd som vi gerne vil have og som jeg forventer at man også fra venstrefløjens side meget meget gerne vil have

nogle svar fra venstrefløjens side

vi kan gøre jeg mangler stadig væk nogle

spørgsmål er stadig væk kunne

og gav nogle redskaber der sikrede at der også

en minut og

incitament til i højere grad grad at blive på arbejdsmarkedet end de har været tidligere

for eksempel for virksomhederne til at være her i landet fordi hvis

nødt til at have en bred vifte

kan man ikke se på de sedler der bliver lagt ned i den

sin ægtefælle og i stedet får

nødt til at sørge for at vi betaler den regning

vi leverer nogle svar nogle løsninger på de udfordringer vi står over for og et af de svar er blandt andet den tilbagetrækningsreform som regeringen har fremlagt her

af bankerne som samfundet

og så videre så det er jo ikke fordi vi mangler svar på de her ting men det misforhold der opstår her er at man vil fjerne en mulighed som ældre lønmodtagere

at de konservative ønsker og kræver skattelettelser bliver efterlønsmodtagerne

betale for at

i den økonomiske situation vi står i

man ikke siger vi bliver nødt til at sørge for at der selvfølgelig også

for fortsat at have mulighed for at gå på efterløn jeg må indrømme at

konservative politik og bagefter sagt til de konservative

næsten fem og tyve milliard kroner

og man skal låne til velfærd

er en fornuftig idé at afskaffe efterlønnen

to tusind og seks

de facto afskaffes og pengene skal bruges til

har afskaffet den vel det er to milliard

at vi ønsker at afskaffe efterlønnen for at vi også sikrer en holdbarhed i dansk økonomi fremover de penge skal ikke bruges til skattelettelser

sjelle snakkede helt

det lyder som om alle kan få førtidspension

fleksjob som ministeren var inde for

om ugen de skal arbejdsprøves i syv og tredive timer om ugen

man siger

er stadig væk de gældende regler for førtidspensionsordningen

på hvordan vi bedst muligt kan tage hånd om dem der er nedslidte

halvtreds eller tres år

synes også at det må være er udgangspunktet her nu ser vi så på om det ikke kan lykkes at lave en ordning som opfanger de mennesker som har

nedslidningsproblemer der må vi jo se hvordan vi får

har mindre end fem år til de bliver folkepensionister

jeg synes at vi gør et reelt forsøg på netop

også åbne over for forslag til forbedringer af det her det er da ikke nogen hemmelighed

betaler til nogen som helst

offentlig statsbetalt pension

alle de offentlige pensioner så der ikke er nogen

fem og tres eller syv og tres år

at ændre andre ting på nuværende tidspunkt skyld heller ikke nogen planer om at ændre folkepensionen

i den her debat vi vi synes at det der er relevant at se på

er hvordan og hvorledes vi får økonomien til at hænge sammen fremover og der må vi sige

en meget lukrativ ordning hvor vi betaler raske mennesker for

blive på arbejdsmarkedet til de bliver syge vi har mange gange nu

fra det offentlige hvis man er rask og gerne vil have en

er det fordi man regner med at alle de lavtlønnede når at blive syge inden de går på folkepension eller hvorfor mener man at

have en værdig alderdom selv om man er rask

ikke synes det er rimeligt at man kan trække sig tilbage på statens regning når man er tres

se på og sørge for at den bliver ændret men vi bliver

får ændret nogle forhold som gør at de bliver utrygge

må gå på efterløn når man er rask men det kan være det

deres regnestykke egentlig hænger sammen på er ved at arbejdsløsheden ikke må blive for lav og nødt til at afskaffe efterlønnen for ellers er

at arbejdsløsheden bliver for lav de mennesker der ikke kan komme på efterløn kommer ikke i arbejde de bliver arbejdsløse med den arbejdsløshed vi har og hvis arbejdsløsheden ikke

at den måde økonomien i det her kommer til at hænge sammen på

er tilstrækkelig med arbejdskraft her i landet så vi også

for at der også er nogle nogle midler der kan tage hånd om dem der er allersvagest i vores samfund

vist arbejdsudbud her i landet

vi også nødt til at se på for eksempel efterlønnen det er kun ret og rimeligt at man gør det men jeg kan forstå at vi fra

en meget afgørende debat om hvad

for et samfund vi vil have

med så stor ulighed stor arbejdsløshed som muligt hvor man kan presse lønningerne

enten må vente på at de får det så dårligt at de kan få nogle almisser

jeg synes det har været ret uhyggeligt i den her debat at blive ved med at høre det her argument om

må man ikke trække sig tilbage fra arbejdslivet

regeringen og liberal alliance jo hele tiden glemmer at sige

vi fik jo meget tydeligt svar fra beskæftigelsesministeren på at regeringen overhovedet ingen intentioner har om

i private pensionsopsparinger skal tvinges til at blive på arbejdsmarkedet

men alle de lavtlønnede skal tvinges til at blive til de bliver syge og nedslidte

en af de største forbedringer som fagbevægelsen og arbejderbevægelsen opnåede i danmark at man

det betyder at man rent faktisk også når man er lavtlønnet har mulighed for at vælge at trække sig tilbage når man selv ønsker at trække sig tilbage så man kan nå at have en værdig alderdom kan nå at bruge tid sammen med sin familie kan nå at bruge tid på sine interesser og så videre og det er den der nu står for skud der bliver sagt at det er fordi vi skal have økonomien til at hænge sammen man glemmer at sige at grunden til er et kæmpehul i statskassen der skal dækkes er

man har givet masser af skattelettelser pengene fosser ud til de rigeste i det her samfund man glemmer at sige at grunden til at vi har et stort problem med økonomien er at man overhovedet ikke har gjort noget for at skaffe folk i arbejde skaffe nogle job de kan få arbejde i men i stedet bare har ladet arbejdsløsheden stige

set er enig med de økonomiske vismænd og dansk arbejdsgiverforening i at arbejdsløsheden ikke

diskussion på det seneste

skal leve af den kommer vi

til statsministeren om hvad vi skal leve af vi har fremlagt en lang række forslag til hvordan vi skaber mange flere job og hvad vi skal leve af også masser af forslag til hvordan vi finansierer det men jeg synes det er lige så vigtigt som at diskutere hvad vi skal leve af at diskutere hvordan vi skal leve ønsker vi at have samfund hvor alle har mulighed for at få et godt liv og hvor man også kan have godt arbejdsliv og også kan få en værdig alderdom eller ønsker vi at have samfund

for det store flertal af befolkningen

knokle så meget som muligt i så mange år som muligt indtil man er nedslidt og så kan man hvis man er heldig og kommer igennem

de mange ansøgninger der skal til få en seniorførtidspension inden man så får en meget lille folkepension

jeg synes helt klart at vi skal holde fast i de kæmpe goder vi har opnået ved mange års faglig kamp som har gjort at vi har et velfærdssamfund som bygger på at alle i samfundet skal have mulighed for et godt liv og at alle i samfundet også skal have mulighed for en værdig alderdom og det er det

hvor vi prøver at skabe velfærd for alle og til et samfund hvor der kun er velfærd

og magt nok til at få kæmpetilskud fra skatteborgerne

ganske alvorlige vi kan se at vi de seneste femten år er røget ned ad listen over verdens rigeste lande som er opgjort af den internationale økonomiske samarbejdsorganisation oecd

at danmark vil klare sig næstdårligst når det gælder vækst i de kommende femten år når vi ser blandt verdens rigeste lande det betyder at vi relativt er blevet fattigere og

bliver fattigere

vi misundeligt kunne se på de muligheder som tilbydes borgere

det er den diskussion vi har

også vil have velstand i fremtiden og det er vækst vækst kræver reformer det kræver reformer af arbejdsmarkedsområdet og det kræver reformer

er en afskaffelse af efterlønnen et vigtigt element

kan vi se at færre og færre står til at skulle forsørge flere og flere der er ganske enkelt brug for et større arbejdsudbud velfærdskommissionen har fastslået

at gå over i beskæftigelse som efterlønsmodtagere det er

det er særlig interessant at gå efter denne gruppe i forhold til andre grupper på overførselsindkomster

der er selvfølgelig også et moralsk argument imod efterlønnen nemlig

på de øvriges regning blandt andet dem der ikke længere har det så godt

tak til venstre konservative og radikale for at bakke op om ikke med stemmer så i hvert fald moralsk

at regeringen efter at dette beslutningsforslag blev fremsat før jul jo har skiftet holdning og i dag er imod efterlønnen det viser at liberal alliances parlamentariske indflydelse er større end folk umiddelbart tror tidligere

vi beslutningsforslag om at halvere dagpengeperioden der fik vi at vide af regeringen at det kunne der ikke være tale om

vi beslutningsforslag om at afskaffe efterlønnen i første runde fik vi at vide at det kunne der ikke være tale om i det ene tilfælde blev vores politik gennemført

vi håber så også at der lyttes til vores opfordring til at hvis det måske mod regeringens forventning men nok

at venstre konservative og for den sags skyld også de radikale

ved næste folketingsvalg og enten stemme for fortsat efterløn og økonomiske problemer eller nej til efterlønnen og en vækstfyldt fremtid

jo det er

der kan trække sig tilbage men i stedet for bare dem der har lyst

indbetaler

som venstrefløjen på mest usmagelig vis

for efterlønnens bevarelse selv om vi godt ved at det i virkeligheden er skolelærerne som er dem der flittigst sparer op til efterløn for det må jo være frygtelig

formand fru helle thorning schmidt

vi skal arbejde tolv minutter mere det siger hun sammen

herre villy søvndal fru helle thorning schmidt sagde på slotspladsen ude foran christiansborg for nogle måneder siden at fagbevægelsen og arbejdsmarkedets parter i øvrigt kunne blive enige om at finde de femten milliard kr man mangler ja så kan man jo afskaffe efterlønnen det vil sige at alternativet er det samme

vi andre får at vide at vi er helt frygtelige

s og sfs alternativ

ja det er faktisk et ret godt spørgsmål det siger jeg ikke fordi jeg selv har stillet

ja det kan man da sådan set ikke være imod hvis man virkelig mener det kan man bare nedsætte marginalskatterne for det vil være den sikreste vej til at få danskerne til at arbejde mere

at danskerne skal kunne komme til at arbejde mere i gennemsnit tolv minutter mere om dagen det ved vi ikke

for de har

herre leif lahn jensen og herre eigil andersen de har ikke kunnet svare

for de har heller ikke kunnet eller måske rettere villet svare

fair udspil fra s og sf

lidt gaver ud til fagbevægelsen

at der ligger en aftale

aftale med harald børsting som vil få en ny indflydelse til fagbevægelsen som vi ikke har set større siden dansk økonomi kom i uføre i

hvad den går ud på ved vi ikke

at man vil gå til valg og ikke fortælle om hvad det er for en politik man tilbyder danskerne man lover

men sandheden er at honningkrukken er tom og mælken er sur for man har ingen svar man lover guld og grønne skove men regningen skal betales bagefter og alligevel den ubehagelige sandhed er jo i virkeligheden

så er det jo fordi man ønsker

i hvert fald hvis man forstår sig på nationaløkonomi og hvis tilfældet skulle

erhvervsråd har gjort noget godt for så har de snydt

danmark er et land der er helt fantastisk et land hvor vi har masser af rigdom

år

af sig selv ingenting kommer af ingenting

på de reformer der giver vækst hvis vi skal sørge for at også fremtidige generationer

de er ikke så fremtidige endda det er vores børnebørn vores børn ja faktisk os

relativt fattigere tilværelse hvis ikke vi gør noget nu derfor

os i liberal alliance

at ville afskaffe efterlønnen

i værste fald om ikke før at en forhåbentlig ikkeny regering har kørt danmark

som har bedt om ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår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

i folketinget skal drøfte social dumping i forbindelse med udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked

enighed om at arbejde i danmark skal foregå på ordentlige vilkår at vi skal værne om den danske model og at vi skal sikre fair konkurrence spørgsmålet er så hvordan vi gør det bedst enhedslisten vil ved lov indføre et bestilleransvar hvor den som bestiller en tjenesteydelse kan blive holdt økonomisk ansvarlig for tilgodehavender som lønmodtager og det offentlige måtte have

underentreprenør det første led i kæden nemlig bestilleren bliver således gjort ansvarlig for opfyldelse af aftaler og krav som en anden part hæfter til anden side

det er på flere områder et meget vidtgående

giver nogle principielle betænkeligheder og

gå og jeg mener at

end det giver svar og løsninger

forslaget nærmest uoverskueligt hvad man som privatperson eller virksomhed kan komme til at hænge på af økonomiske forpligtelser hvis man hyrer en virksomhed til at udføre et stykke arbejde for risikerer man pludselig en kæmpe regning hvis det viser sig at virksomheden eller en underentreprenør som man slet ikke kendte til stikker af

de ansattes løn eller undlader at betale skat og moms hvordan vil det påvirke både det privates og virksomhedernes interesse i at kunne udføre et arbejde hvis de risikerer at komme til at hænge på uforudsete udgifter fordi en underentreprenør ikke lever op til sit ansvar hvad vil det betyde for beskæftigelsen og for den generelle aktivitet i samfundet hvordan skal man som almindelig borger gardere sig mod den risiko godt nok foreslås der en

badeværelse eller hvis man skal have udskiftet sit køkken for det andet og det er mindst lige så vigtigt er jeg stadig af den overbevisning at arbejdsmarkedets parter

at håndhæve løn og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked

har de jo rent faktisk gjort det i over hundrede år hvis vi ved lov

imellem lov og overenskomst hvor arbejdsmarkedets parter har fuld autonomi og autoritet til at forhandle og eventuelt konflikte for at få løsninger på plads der er skræddersyet til forholdene dette går så hånd i hånd med at parterne samtidig har ansvaret for selv

håndhæve de aftaler som de indgår det sker

løsninger for at

modvirke social dumping findes der jo flere eksempler på under overenskomstforhandlingerne i to tusind og ti blev parterne i byggeriet enige om en hasteprocedure for behandling af sager der involverer udenlandske virksomheder ordningen har været en stor succes ved at parterne får afgjort sagerne inden for otte og fyrre timer mens arbejdet i danmark endnu stod på

lykkedes for parterne at få tilgodehavende løn udbetalt inden den udenlandske tjenesteyder forlod landet konkret har det for eksempel betydet for 3f og fagforbundet på træ industri og byggeområdet at at der er sket

betaling på ottehundredetusind kroner i bod og ottehundredetusind kroner i efterbetaling af løn feriepenge og pension

for tømrer snedker og murerfagene og andre fag som blandt andet indebærer at medlemmer der bruger udenlandsk arbejdskraft er forpligtet til

underentreprenør også arbejder under overenskomstvilkår så parterne er altså i stand til at finde løsninger uden

social dumping og for at sikre at der er ordnede forhold på arbejdsmarkedet

område vi følger meget nøje det sker jo blandt andet i forligskredsen

stod bag østaftalen og som siden har indgået en aftale om

altså registret for udenlandske tjenesteydere senest i december to tusind og ni var det

af rut registeret initiativerne omfatter jo blandt andet og det er sikkert kendt stof

til også at omfatte selvstændige enkeltmandsvirksomheder indførelsen af

hvervgiverpligt til at sikre sig at udenlandske tjenesteydere som man har hyret

selv til rut registeret at arbejdstilsynet fører tilsyn med anmeldelsespligten til rut registeret et skærpet bødeniveau samt mulighed for at parterne kan få oplyst hvor udenlandske tjenesteydere arbejder så jeg synes faktisk at vi allerede gør meget også i forhold til de konkrete ting som forslagsstillerne nævner i bemærkningerne til forslaget de sidste dele af den seneste rut aftale hvervgiveransvaret og anmeldelsespligten for enkeltmandsvirksomheder er først trådt i

i år så jeg synes det

tidligt hvis enhedslisten med det forslag som er

initiativer som forligskredsen har gennemført lad os nu lige se

vi har jo lige sat det i søen og lad os nu få analyseret

lad mig så afslutningsvis slå fast at så længe arbejdsmarkedets parter selv er i stand til at finde løsninger som håndterer problemerne og så længe parterne

i fællesskab har bedt regeringen om at lovgive på det her område så vil regeringen ikke fremsætte lovforslag som bryder med den danske model de tanker som forslaget om bestilleransvar på skatteområdet er et udtryk for

ukendte for skatteministeriet men et forslag om hæftelse for andre skatter og afgifter indebærer imidlertid principielle overvejelser om afvejningen imellem en effektiv skatteopkrævning og retssikkerheden for skatteyderne det er derfor et forslag der kræver særlig omtanke og grundige overvejelser og et sådant forslag indgår

aktuelt i regeringens planer så med de ord her kan jeg sige at regeringen

tiltag det egentlig er nødvendigt at tage for at imødegå

at de bliver udsat for en så voldsom og unfair konkurrence vi har på det seneste

sagen om fitness world

hvis de tillader sig at tale med fagforeningen

menneskehandel byggefagene har for nylig været ude på

udenlandske firmaer og udenlandske arbejdere tre af de firmaer var registreret i rut og kun et af de tre der var registreret var registreret på en korrekt adresse mener ministeren virkelig at det ikke er noget specielt stort problem og at det er noget

tror jeg ikke at der er nogen her i folketinget der kan være i tvivl om at den her sag faktisk står ret højt på den politiske dagsorden

godt klar over at fru line barfods parti som faktisk det eneste parti står uden for

et ansvar her så det kunne også være at fru line barfod for en gangs skyld skulle prøve at åbne øjnene og se om

ærlig talt det her er et område der er højt placeret på den danske politiske dagsorden fordi der

være ordnede forhold på det danske arbejdsmarked så ud over de initiativer der er blevet taget med blandt andet rut registeret

de sidste initiativer først lige er trådt i kraft her den første januar

jo altså sådan at vi har en over hundrede år gammel tradition for at det er arbejdsmarkedets parter selv der løser de her problemer godt hjulpet

er på det her område men at det ellers er et område hvor arbejdsmarkedets parter selv styrer

der er en lang række andre eu lande der har indført forskellige grader af bestilleransvar og solidaransvar kædeansvar og hvad man vælger at kalde det fordi de også står med lignende problemer men jeg vil bare gerne høre når ministeren nu mener at det er så alvorligt et problem hvordan kan det så hænge sammen at regeringen samtidig nu igen i dag er blevet taget i

man kan lave social dumping vi har tidligere hørt regeringen opfordre til at undgå at betale skatter i dag kommer det så frem at man har

arbejderne sove i stalden eller at overarbejde skal betales med en kasse øl til deling blandt de ansatte

er udtryk for regeringens holdning eller hvordan skal vi forstå at regeringen ikke virkelig vil tage nogle af de redskaber i brug der kunne stoppe

er noget man mener noget med fru line barfod ved jo udmærket godt at

noget som regeringen har haft det mindste med at gøre jeg har aldrig set

det der skulle stå på den pågældende hjemmeside

få tingene i det rette perspektiv så har fru line barfod jo fuldstændig

altid har været de samme problemstillinger som vi

på det danske arbejdsmarked der har fyldt på den politiske dagsorden og at det danske arbejdsmarked er dynamisk men over de seneste hundrede år har vi altså også set at arbejdsmarkedets parter i fællesskab har løst de opgaver

er kommet hen ad vejen og at man netop har påtaget sig ansvaret og det synes jeg ærlig talt at arbejdsmarkedets parter skal have muligheden for

jeg hører ikke ønsker fra arbejdsmarkedets parter om at folketinget skal blande sig her

ikke er god grund til at lovgive fordi arbejdsmarkedets parter selv styrer det så skal vi ikke lade det være ved det

ikke nogle råd jeg kender til på nogen som helst måde

skal love herre bent bøgsted at jeg nok skal få undersøgt sagen til bunds

vende tilbage til udvalget med

hvor det her stammer fra og hvordan

er det nok fordi jeg betragter dansk folkeparti og herre bent bøgsted som så god en ven

at der er enkelte ting som dansk folkeparti står uden for så det beklager jeg meget

ministeren skulle

rut registeret men lad det nu være jeg ser frem

ministeren om de historier

om hvor de stammer

er enig og det er vi ikke når det gælder

næste ordfører er herre peter juel jensen

men jeg vil prøve

den der bestiller en tjenesteydelse eller en aftale gennem en entreprise til en værdi

skal kunne gøres økonomisk ansvarlig for retmæssige krav fra leverandørens ansatte med hensyn til manglende løn feriepenge pension med videre og krav fra myndighederne om manglende skat moms og atp venstre deler ikke enhedslistens opfattelse af at

nødvendigt at indføre lovgivning om bestilleransvar hvorefter bestilleren af en arbejdsopgave i sidste ende hæfter for alle led i kæden der deltager i udførelsen af en arbejdsopgave således at

krav fra myndighederne ligeledes bliver overholdt

og der er vi ved at bygge et nyt plejehjem første etape

blev vundet af et firma ovrefra det vil sige fra sjælland det er et byggeri til cirka hundrede million

og det er faktisk en stor mundfuld for en lille kommune med blot fyrretusind indbyggere alle dele af administrationen

tænk nu hvis en kommune kunne blive stillet til ansvar for at en sådan virksomhed ikke overholdt sine forpligtelser til anden side det ville være en urimelig byrde for sådan en kommune og det ville også være et meget uvant

det er jo heller ikke det som en kommune er god til det var en stor sag en mindre sag er personligt går jeg faktisk med nogle vilde planer om at jeg gerne vil have opstillet en husstandsvindmølle

og tilslutning skal jeg så som privatperson eller skal min kommune

alle de forpligtelser de nu har

dels over for det offentlige det rejser jo en hel række spørgsmål hvad er det for nogle registre enhedslisten vil have man skal have adgang til dels som

dels som privatperson og hvad vil det koste det synes jeg er nogle meget væsentlige spørgsmål som jeg håber at enhedslisten vil besvare på et

jeg noterer mig også at arbejdsmarkedets parter igennem mange år har kunnet lavet aftaler der sikrer at enhver

sit og vil man ikke underminere det ved at stemme for enhedslistens forslag i dag jeg noterer mig også at fagbevægelsen ikke har lagt sig fast på en model omkring kædeansvar der er dog dele af fagbevægelsen der er bekymret for at indførelsen af et kædeansvar vil begrænse fagbevægelsens mulighed for at konflikte og det kan vel næppe være for til gavn for den danske model så på venstres vegne og på de konservatives vegne vil vi gerne afvise forslaget der ligger til behandling nu

de løse hvordan er det at arbejdsmarkedets parter kan gøre den der bestiller opgaven ansvarlig

man kan lave aftaler om kædeansvar som man nu også får i nogle overenskomster

men hvordan gør man den der bestiller opgaven ansvarlig hvis den der bestiller opgaven hyrer en række fupfirmaer

kan komme ind udefra og der har vi jo hele rut registeret

som ministeren redegjorde for og vi har faktisk ikke set konsekvenserne af de nyeste tiltag der er blevet sat i værk her per første januar

ikke fulgt med i de mængder af sager der har været den enorme mængde af sager der ligger

de sager som fagbevægelsen har vundet

mod diverse firmaer om at der skulle betales

der er masser af sager med fupfirmaer

som skulle ligge jeg ved at der har været nogle problemer når det

der har vi jo netop i en enig forligskreds strammet op om rut registeret og den information som rut registeret skal have

man kan komme efter dem som ikke svarer enhver sit de seneste ændringer er indført per første januar

vi har endnu ikke set virkningerne af

men jeg synes faktisk også at det kan være meget meget vanskeligt at komme efter en privat bestiller

den lille husstandsvindmølle

nu har alle sine ting i orden med de underleverandører han nu har hvordan skal jeg som privat bestiller af sådan en opgave kunne kontrollere det hvad er det for et administrativt apparat enhedslisten

at flytte rundt efter arbejde er ikke noget nyt fænomen og det er heller ikke noget som eu kan tilskrives æren for det gælder hverken i forhold til danskere der er rejst ud eller i forhold til udlændinge der kommer til danmark det er heller ikke noget nyt at de rejsende er i en særlig

sårbar situation og let kommer til at operere

et gråt arbejdsmarked hvor der ikke er styr på løn og arbejdsvilkår og heller ikke på skat

det er ikke nogen acceptabel situation og derfor er enhedslistens beskrivelse af situationen som den ser ud i dag og listen over nødvendige tiltag langt hen ad vejen meget rigtig

til skat til politiet og til arbejdstilsynet det gælder reglerne for oprettelse af firmaer registrering af firmaer og straf for snyd og det gælder kædeansvar for så vidt angår de offentlige krav det vil sige moms skat

at der skal laves lovgivning om bestilleransvar på de områder der kan reguleres ved indgåelse og håndhævelse af overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter

på otte og fyrre timers aftalen mellem bat bat og byggeriets arbejdsgivere

har løst alle

senest har bat og dansk håndværk indgået aftale om kædeansvar

vores opfattelse at vi som politikere og folketing skal være endog meget forsigtige med at begynde at blande os så længe parterne på arbejdsmarkedet kan finde ud af

de nødvendige tiltag det forudsætter naturligvis at vi giver myndighederne de nødvendige ressourcer og redskaber så det er muligt at stoppe snyd udnyttelse og social dumping

det står endnu tilbage at se den fulde effekt af de tiltag som der allerede er taget i forligskredsen

men det er en vigtig debat

er der en række forslag fra enhedslisten som vi bakker fuldstændig op om men det er ikke tiden til at lovgive om de områder som i dag klares af arbejdsmarkedets parter

fagbevægelsen har løftet et kæmpe ansvar her jeg takker også meget for opbakningen til en række af de andre forslag vi har

bare gerne høre ordføreren når det gælder bestillere hvordan forestiller socialdemokraterne sig så at arbejdsmarkedets parter skulle løse det problem hvordan skal arbejdsmarkedets parter gå ind og sikre at at bestilleren

og sørger for at det er nogle ordentlige firmaer

hyret og ikke bare fupfirmaer når det gælder byggesjusk har vi jo i dag en garantiordning der gør at bestilleren kan vide at pengene er i banken hvis det viser sig at der er byggesjusk hvad er problemet med at indføre det samme i forhold til at sikre nogle ordentlige vilkår så vi ikke får social dumping

at arbejdsmarkedets parter er i stand til at få organiseret de firmaer og de medarbejdere der kommer

så står bestilleren tilbage i forhold til

er nogle der prøver på at snyde og det er der jo givet det har der altid været og det vil der sikkert også være i fremtiden

først kræver det at de myndigheder vi har i danmark

har nogle ressourcer så de er i stand til at gribe ind når de får at vide at der er en bestiller

har jeg også sagt der kan vi ikke finde os i at der er nogle der prøver

resten af resten af det der skal betales er jo løndelen og ordentlige

ellers kan se det er jo forhold der skal reguleres af arbejdsmarkedets parter og ikke af myndighederne

ud på at vi skal fastsætte lønnen vi siger bare at den løn der så er aftalt

er derfor jeg bare vil høre

ordføreren siger jo

komme efter bestilleren

arbejdsmarkedets parter har ingen mulighed for at komme efter

arbejdsmarkedets parter gå ind dels kan man få organiseret virksomheden

selvfølgelig organiseres af fagbevægelsen og så skal det derigennem sikres at den løn der skal udbetales også bliver udbetalt

kan støtte vi kan se at det vil give en hel del problemer det vil også give problemer for den almindelige borger

indføre bestilleransvar vi kan derimod godt se at der er nogle problemer

især udenlandske virksomheder hvor der sker en del svindel

østeuropa vi har set

jeg håber da selvfølgelig at det vil have den virkning at der ikke kan ske det misbrug

resten af europa men det store problem er jo at vi ikke sådan lige umiddelbart på grund af eu regler kan lukke af for de virksomheder fra østeuropa der bevidst går efter

skrappere regler om at man kunne sige at der

at arbejde medmindre de på forhånd havde indgået en overenskomst for deres medarbejdere vi må jo så se hvad

de problemer jeg har min stærke tvivl om at rut registeret er det rigtige og at det kan hindre et tryk af arbejdsmarkedet fra østeuropa om det er bevidst at man gerne vil have

at man skal have arbejdskraftens frie bevægelighed og at det er en del af det projekt i eu

så de nærmer sig østeuropa og sydeuropa jeg tror egentlig

i eu jeg håber da ikke at det er det

kan få fornemmelsen af at dem der sidder nede i eu har så travlt med at se på hvordan

ligner det de har i i sydeuropa og midt i europa og så tænker man ikke over at der er nogle lande der er

de håber på at med de tiltag de laver i eu

og udhulet så vi kommer ned i nærheden af det jeg håber ikke at det er den vej det kommer til at gå man

problemer med virksomheder fra østeuropa vi tror ikke helt rigtig på at rut registeret kan løse det men vi håber da at det bliver sådan at vi har taget fejl

rut registeret kan løse de problemer men bestilleransvar er ikke noget vi bryder os om vi tror at det vil være mere til gene end til gavn

en opgave faktisk bliver gjort ansvarlig for at der bliver betalt

der bliver betalt den løn der er aftalt hvorfor vil det så ikke gavne så har man en man kan holde fast i en der bliver her i modsætning til fupfirmaerne der bare forsvinder

ikke gavne det var det ene spørgsmål

det her en ordning i forhold til byggesjusk hvor der er garantiordninger og så videre hvorfor ville

at kræve at der bliver stillet en garanti fra det firma ligesom man jo

nogen betydning for den almindelige borger

almindelig borger der skal have lavet noget på sit hus eller selv selv står som bygherre på sit hus skulle være helt undtaget fra de regler men hvis hvis man

have lavet nyt køkken og nyt badeværelse

bestilleransvar men det kan jeg ikke se er ret og rimeligt

som privatperson laver en aftale med en håndværker om

man jo ikke bagefter præsenteres for en

det skulle være den almindelige borger der skulle rammes af det

den almindelige borger at den almindelige borger der er håndværksmester

af at blive udkonkurreret

at få lavet køkken og bad fordi de ikke betaler skat og moms og betaler en langt lavere løn den almindelige borger der er håndværker bliver enormt generet af at blive udkonkurreret af at der er nogle firmaer der underbetaler så groft som det sker så den almindelige borger

man som almindelig borger kan gå ind og sikre sig ved at få lavet en kontrakt og sikre at der er en garantiordning ligesom man kan sikre sig mod at der bliver lavet et

indbetale en garantisum i en bank til at betale lønningerne til deres medarbejdere

så den alternative vej man skulle gå

penge som sikkerhed til deres medarbejdere

fru line barfod har lyst til

med ubetalte regninger udenlandske byggefirmaer der

formelt indgik overenskomst brød alle tænkelige bestemmelser blev dømt i det faglige system og rejste hjem det er især firmaer fra polen men også fra litauen estland og tyskland er på listen

siden udvidelsen af eu i to tusind og fire har det været svært at få de dømte firmaer til at betale tilbage

over fyrre sager med en samlet gæld på over tredive million kroner til fagforeningerne hertil skal man altså lægge et utal af sager overenskomsterne er brudt og skattemyndighederne tørret godt og grundigt men firmaerne kunne mærke jorden brænde under sig og rejste hjem før de kunne nå at stave til 3f

det viser sig nærmest umuligt at forfølge de her sager ved de lokale domstole i virksomhedernes hjemlande det er derfor utrolig godt at flere parter på arbejdsmarkedet nu har indgået aftaler som understøtter mulighederne for at kradse pengene hjem

udenlandske firmaer og ansatte er velkomne i danmark men de har ikke et hammerslag at gøre her

foregår fair og lige vilkår der skal være danske vilkår på danske arbejdspladser

står fast i kampen mod social dumping skrider hele grundlaget for arbejdsmarkedet og dermed grundlaget for velfærdssamfundet som vi kender det danske virksomheder får sværere ved at vinde ordrer og danske lønarbejdere risikerer arbejdsløshed

vi står over for en en konkret udfordring om hvordan vi kan skrue et system sammen der sikrer at alle led i en forretningskæde hæfter for hinanden ved at sælge opgaver videre eller ved

entrepriser op i mange små bidder kan noget som på overfladen virker velorganiseret og overenskomstdækket i virkeligheden være et skalkeskjul for at lønarbejdere i det udførende led aflønnes med en sulteløn og ofte

arbejdsgiverne været drivende i at få overenskomsterne gjort til instrumenter mod social dumping

men presset på den danske model for arbejdsmarkedet er konstant og derfor må vi hele tiden udvikle nye metoder til

velfærdssamfundet og det er en balance mellem løsninger der findes mellem arbejdsmarkedets parter løsninger der findes i det politiske system og løsninger der findes mellem arbejdsmarkedets parter og det politiske

heldigvis er det lykkedes fagbevægelsen at indgå aftaler med arbejdsgiverne som opruster i kampen mod social dumping

indførelse af et såkaldt kædeansvar vil gøre det muligt at hente pengene hos det næste led i kæden hvis en underentrepenør smutter fra regningen

at regeringen sammen med fagbevægelsen og arbejdsgiverne finder de bedst egnede modeller til hver enkelt branche nogle steder

det muligvis være nok med en aftale mellem arbejdsmarkedets parter men skulle det vise sig at en konstruktion der mere har karakter af et bestilleransvar

et mere effektivt værktøj til at nå målet vil vi positivt overveje det

partiets formand herre villy søvndal er kommet med blandt andet på 3fs kongres i efteråret om

vil tale med arbejdsmarkedets parter hvis nu arbejdsgiversiden kommer og siger at det vil man ikke

det vil man ikke eller hvis hovedorganisationerne siger at det vil de ikke på trods af at en lang række af de mindre organisationer gerne vil have det har de så vetoret hvad ligger der egentlig i de udmeldinger vi har fået

man virkelig ville gennemføre en lang række tiltag

er noget vi positivt vil overveje hvis det viser sig at være det værktøj der fungerer bedst

grund til at tro at det ikke nødvendigvis er det

med socialdemokraterne i en ny regering vil være et bolværk mod social dumping men at vi ikke på forhånd vil lægge os fuldstændig fast på at det skal være et bestilleransvar i alle brancher fordi det

kan se at arbejdsmarkedets parter selv i nogle overenskomster kan få lavet et system hvor man kan forfølge kravene til det yderste led hvis det viser sig at man på arbejdsmarkedet selv kan organisere sig ud af det synes jeg ikke

nogen grund til at vi går ind i det det vi kan garantere

at en ny regering vil sørge for

bliver gennemført så hvis det viser sig at arbejdsgiverne eller andre ikke har lyst til at indgå i en konstruktion

en ny regering gennemføre det

finde nogle modeller der passer til den enkelte branche og som finder den rigtige balance mellem aftaler der indgås mellem arbejdsmarkedets parter aftaler

er vi meget optaget af at finde den rigtige balance

da ingen der skal være i tvivl om hvad resultatet er resultatet er at vi

finde os i at firmaer der kommer her til danmark undergraver det danske velfærdssamfund ved at tilbyde lønarbejde på slavelignende vilkår og bagefter i øvrigt rejse fra de regninger som de bliver dømt til at

når de griner af os nede i polen eller litauen det kommer ikke til at ske

vejen hen til resultatet er vi åbne for

da vores arbejdsmarkedsordfører herre morten østergaard ikke kan være til stede her under behandlingen skal jeg på hans vegne meddele følgende enhedslistens forslag er for vidtgående og synes især motiveret af enhedslistens kamp mod eu reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed en kamp det radikale venstre jo ikke deltager i fordi vi grundlæggende er positive over for eu og det indre marked men til gengæld

vi lodret imod social dumping og derfor har vi også i et bredt fællesskab af partier i det såkaldte østforlig søgt at forebygge dette i samarbejde med arbejdsmarkedets parter

enhedslisten vil på det nærmeste privatisere kampen mod social dumping og udnyttelse og forslaget betyder at den der bestiller en opgave til over

kan holdes ansvarlig for leverandørens økonomiske forhold

vil man jo nærmest have advokat og revisor til at gennemgå leverandørens bogholderi og mange andre ting inden en opgave kan bestilles det rækker alt

vi har dog forsigtigt betrådt stien vi har nemlig

at hvervgiveren kan få en bøde hvis en udenlandsk tjenesteyder ikke er registreret hos myndighederne

det er en helt afgrænset ting og bestilleren kan blot bede

se registreringsattesten vi har noteret os at spørgsmålet var oppe i overenskomstforhandlingerne og vi vil derfor afvente at arbejdsmarkedets parter henvender sig til regering og folketing såfremt man ønsker yderligere lovgivning vi kan derfor ikke støtte forslaget men er naturligvis altid parat til en fordomsfri drøftelse af forslag som mere målrettet

et af de største problemer vi står over for

kæmpe problem for de mennesker der bliver udsat for social dumping for nu at tage en af de artikler der har været i avisendk den ellevte januar

fitness world så er der et citat fra en polsk arbejder der ikke tør stå frem de ville ikke give mig løn de ville tæske mig jeg fik at vide at når de fandt mig ville de brække alle mine knogler siger en polsk maler ansat af fitness worlds underleverandører …

underleverandørerne forsvinder jo når man prøver at komme efter dem

fagbevægelsen vinder sager om underbetaling i det fagretslige system men firmaerne er væk når man skal kræve pengene når jeg mener at social dumping er en af de største trusler vi står over for

det ikke fordi jeg har noget imod at der kommer udenlandske arbejdere til danmark jeg mener at udenlandske arbejdere er fuldt velkomne ligesom danske arbejdere er velkommen til at rejse ud og arbejde i andre lande men det skal være på lige vilkår

skal man have arbejde på lige vilkår man skal ikke groft udnyttes af folk her i landet fagbevægelsen har gjort en kæmpe indsats

men det kan altså være svært

her bliver truet med tæv hvis de bliver ringet op hjemme fra polen og

og har fået besked om at

ikke må tale med fagbevægelsen i danmark kan man godt forstå hvis nogle af dem ikke rigtig tør blive organiseret

det er altså sådan nogle forhold vi også er oppe imod og det bliver man

nødt til at tage med i overvejelserne

for de mennesker der bliver udsat for den her meget grove udnyttelse det er et stort problem

af de firmaer der groft udnytter andre det er et problem for alle de mange ordentlige firmaer der er i danmark som ikke kan komme til at konkurrere på fair vilkår derfor ser vi

arbejdsgiverorganisationer tilslutter sig kampen mod social dumping

står med i blokaderne og som vi senest har set med den overenskomst der er indgået med dansk håndværk går ind og siger vi bliver nødt til at have kædeansvar og andet for at sikre

gøre noget imod social dumping

skatte og momsindtægter som vi skulle have fordi de her firmaer

ikke betaler løn til deres medarbejdere

skat og moms til staten

og så skal man altså også være opmærksom på hvad det betyder for vores demokrati når vi tillader at den her slags ting finder sted en del af det her er også organiseret kriminalitet

vores demokrati og det er en meget alvorlig trussel som jeg synes

åbenbart ikke helt har forstået

fordi vi mener at det er så alvorligt

det er nødvendigt at tage nogle alvorlige metoder i brug

alt det som fagbevægelsen gør

at få myndighederne til at gøre langt mere

det skal vi nok få gennemført når vi får et nyt flertal

så opdagelsesrisikoen bliver langt større at vi får set på skattereglerne så det bliver langt sværere

hvad man vælger at kalde det så det er den der

kan jo se at en lang række andre lande i europa er gået samme vej

lande der indfører forskellige former for solidaransvar hvervansvar bestilleransvar senest har norge indført det

første januar vi mener at det er nødvendigt

fra venstres ordfører ja så indgår man jo i forvejen en kontrakt hvor man stiller nogle krav om at der skal være en garanti mod byggesjusk

eller der viser sig mangler senere hen og

hvis det viser sig at der er problemer

man jo også kræve at der bliver stillet en garanti

bygherre og får lavet en stor opgave til en værdi

at der skal stilles en sådan garanti ligesom der vil kunne laves forsikringsordninger og andet som vi ser på andre områder vi har valgt en bagatelgrænse på ethundredetusind kroner det er meget højt i norge har

de tilfælde med hvor man skal have installeret en vaskemaskine

repareret en utæt vandhane eller hvad det nu kan være det vi snakker

lavet men det kan også være private der får lavet større ombygninger på deres ejendom der har vi så valgt at sige at

er rimeligt at sige

varer som er stjålet skal der ikke særlig meget til før man kan blive dømt som hæler hvis man har købt et fjernsyn nede på værtshuset gennem den blå avis eller andet siger vi

på samme måde mener vi altså

man ud og får et tilbud på et byggeri

tilbyder så må man nok kunne tænke sig

fordi der ikke bliver betalt skat og moms så er det nok fordi dem der er ansat får en elendig løn måske ikke får

at sove end byggepladsen og så videre der mener vi godt man kan tillade sig at stille et krav om at man så kommer til at hæfte

det kan være en opgave for offentlige myndigheder at gå ud og rådgive om hvordan man undgår at betale skat i danmark eller gå ud og rådgive om hvordan man kan lade arbejdere sove i stalden

hvordan man kan betale overarbejde med en kasse øl til deling eller hvordan man skal nøjes med at ansætte tre fire af samme nationalitet for at de ikke skal lave ballade og snakke for meget sammen

fra officielle hjemmesider om hvordan

kan gennemføres social dumping i danmark men at man tværtimod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

værsgo til socialministeren

forslagsstillerne vil stramme de gældende regler for frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme jeg er helt generelt en smule forundret over at socialistisk folkeparti nu kommer med ikke mindre end tre beslutningsforslag vedrørende lejelovgivningen oppositionen har jo argumenteret kraftigt for at regeringen skulle gennemføre den såkaldte enhedsliste som

og lejerorganisationerne har udarbejdet blandt andet med henvisning til den balance organisationerne havde indarbejdet i forslagene jeg forstår nu at balancen er ligegyldig for socialistisk folkeparti i hvert fald står vi nu med tre beslutningsforslag der helt ensidigt begrænser udlejers rettigheder

naturligvis ikke være med til dels af helt indlysende principielle grunde

netop er ved at igangsætte endnu et forsøg på at få organisationerne

at medvirke til en implementering af enhedslisten regeringen har indført det nuværende sanktionssystem der sikrer at udlejere der gentagne gange afviser at opfylde deres del af lejeaftalen kan miste retten til i en periode at administrere udlejningsejendomme det er et velfungerende system som i de

år har vist sig at have en meget positiv effekt herunder ikke mindst en præventiv effekt jeg ser derfor ikke aktuelt noget behov for at stramme yderligere vi skal naturligvis ikke beskytte udlejere der systematisk overtræder lejelovgivningen men jeg må afvise enhver tanke om at gennemføre et tillægsstraffesystem gennem lejeloven hensigten med bestemmelserne om frakendelse bør efter min opfattelse være at sikre at lejerne får hvad de

følgende knytte nogle kommentarer

administrationsretten skal kunne frakendes hvis udlejeren eller

det er dog kun straffelovovertrædelser der vedrører udlejningsvirksomheden eller som begås over for lejere der skal være omfattet af stramningen jeg synes dette forslag skyder helt ved siden af den skærpelse af frakendelsesreglerne som et enigt folketing

vedtog i to tusind og fem havde et meget klart sigte nemlig at sikre at de relativt få udlejere der ikke retter sig ind efter lejelovgivningen overholder dens bestemmelser

skærpelsen gav to nye muligheder for frakendelse

endelige huslejenævnsafgørelser inden for to år og for det andet kan den udløses

tre eller flere gange inden for ti år har påbegyndt tvangsgennemførelse af påbudte vedligeholdelsesarbejder skærpelsen har rent faktisk medført at fire ejere

frakendt retten til at administrere

jeg vil fremhæve den præventive virkning af stramningerne fra to tusind og fem selve det forhold at nogle ejere er blevet frakendt administrationsretten

og derfor retter sig efter huslejenævnsafgørelserne det kan vi se ud fra

investeringsfonds registreringer af

manglende efterlevelse af huslejenævnsafgørelser antallet af ejere med ét klip er således langt højere end antallet af

ejere med to eller flere klip det er lovgivning med et klart sigte og en effekt og lad os holde fast i det det giver mere mening end socialistisk folkepartis forslag der alene har til formål at give en tillægsstraf til en udlejer for forseelser som man allerede er blevet dømt

efter straffeloven

forslag går jeg ud fra vedrører at huslejenævnet skal være hurtigere til at foretage en politianmeldelse jeg må indrømme at jeg har svært ved at se at forslaget isoleret set skulle kunne medføre nogen væsentlig forkortelse af den samlede tid fra konstateringen af overtrædelsen af

domstolene frakender en ejer

i hvert fald klart at huslejenævnet ikke bare kan skride til anmeldelse på ethvert grundlag huslejenævnet må først og fremmest sikre sig at betingelserne for at indgive anmeldelsen

nævnet således sikre sig at der eksempelvis foreligger manglende efterlevelse af tre huslejenævnsafgørelser at de er endelige og at de skulle have været efterlevet inden for en to års

forslagsstillerne også er enige i at huslejenævnet skal overholde almindelige forvaltningsretlige regler i denne sammenhæng ligesom det skal i andre sager der behandles af nævnet

der kan give nævnet anledning til en politianmeldelse

derimod skal huslejenævnet ikke tage stilling til om politianmeldelsen kan føre til frakendelse af administrationsretten det er anklagemyndighedens opgave ligesom det er domstolenes opgave at tage stilling til om forholdene i den konkrete sag er så graverende

indgår det i beslutningsforslaget at også borgere og interesseorganisationer skal kunne politianmelde ejere der overtræder bestemmelserne om frakendelse

ikke hensigten at huslejenævnets adgang til at politianmelde skal ophæves

gældende bestemmelser en mulighed for at andre end huslejenævnet kan anmelde overtrædelser af straffebestemmelser i lejeloven byfornyelsesloven og byggeloven

være sket derimod kan jeg med sikkerhed sige at overtrædelse af disse bestemmelser aldrig har ført til at der er rejst sag om frakendelse

kan jeg ikke se det dybere formål med at lade borgere og interesseorganisationer politianmelde ejere som de mener kan have overtrådt en eller flere bestemmelser i reglerne om frakendelse af administrationsretten slet ikke når det af bemærkningerne til beslutningsforslaget fremgår at forslagsstillerne alligevel også ønsker at fastholde huslejenævnets mulighed for politianmeldelse fordi huslejenævnet vil have nemmest adgang til de relevante dokumenter for mig at se vil denne del af beslutningsforslaget herved

unødigt omsvøb der vil medføre mere arbejde for politiet uden at det vil føre til at der af anklagemyndigheden rejses flere relevante sager om frakendelse end

som det måske er fremgået af mine bemærkninger kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget

udlejere der er endt med at få et to eller flere klip

hvorvidt den her lov

som måske undgår

der er elleve ejere der har fået to klip

ejere der har fået tre eller flere klip i forhold

er der halvfjerds

andre titler siden hen og nu igen er socialministerium

forstå

meget gerne

og finde frem til en måde at implementere enighedslisten på

både lejeloven og huslejereguleringsloven det ville de meget meget gerne have mulighed for og den mulighed sagde jeg ja

hvordan vi kan sørge for at det arbejde som

gerne vil

også udmønter sig i et resultat og vi er meget fast fokuseret på at det skal det og jeg synes simpelt hen at vi skal give det den tredje

at skubbe det i en helt forkert retning og ødelægge

slags beslutningsforslag jeg synes det er et meget forkert signal

i den situation at de har fået frakendt retten

at sige at det jo har været tilfælde der har været gennem huslejenævnet eller grundejernes investeringsfond og som så kører videre til domstolene jeg har fuld tiltro til at det system fungerer upåklageligt

overtrædelser og så lave politianmeldelsen med hele den proces

set samlet den dokumentation som der skal til for at kunne træffe en ordentlig beslutning i

to tusind og fem

kunne opføre sig ordentligt fremadrettet

hundrede og fire og fyrre der har fået et klip

at hvis der skulle være en udlejer som er

forhold til en lejer

huslejenævnets bestemmelser hvor man kan lave en politianmeldelse på baggrund af gentagne og systematiske overtrædelser

og arbejdet med en ny lejelovgivning

gjort i mange år det mundede ud i en enighedsliste som derefter skulle udmøntes til lov den udmøntning som ministeriet

med henblik på at beslutte hvordan paragrafferne skal se ud

og selv fandt en løsning

hvor udvalget med parterne skal finde frem til

hele lejeloven om i venstre støtter vi processen med udvalgets arbejde vi glæder os til at parterne nu skal formulere konkrete paragraffer og venstre kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget

havde mulighed for at være til stede

på de konservatives vegne sige at de

og det konservative folkeparti her på lejeboligområdet så ved vi at der ikke er ret lang tid til

sat fri efter et folketingsvalg hvis vi fortsat har en borgerlig regering

være glade for at vi i danmark har

lejeboligmarkedet dels på ejersiden altså udlejersiden

på lejersiden fordi organisationerne

med til at sikre at vi her i folketinget ved hvor vi skal gå hen når vi skal vide

udlejersiden er det glædeligt at organisationerne

rigtig gode til at holde orden i eget hus nemlig ved at tage fat i de udlejere som ikke rigtig kan forstå hvordan man

en udlejer ikke kan forstå det efter lidt pædagogisk gennemgang ja så er der selvjustits i systemet og så bliver en sådan udlejer smidt ud af organisationerne

det her forslag har til formål

få fat i de lejere som er uden for pædagogisk rækkevidde og sandsynligvis ikke er medlem af nogen af organisationerne længere når der er udlejere der er uden for pædagogisk rækkevidde

vi nemlig her i folketinget nødsaget til

skride ind og sikre at lejeren har ordentlige vilkår konkret går det her

ud på at der skal være lettere adgang til at frakende dårlige udlejere retten til at

muligt som det også blev nævnt af ministeren

at frakende administrationsretten for udlejere

på trods af at enkelte udlejere ofte er gengangere i

relativt få af dem som får frakendt

hørt at det kun er fire og det synes jeg nok lader noget tilbage

meget tung procedure hvor lejeren skal melde tilbage til huslejenævnet hvis udlejer ikke har fulgt en kendelse

det er ofte her sagerne falder og udlejeren kan fortsætte sin administration trods gentagne lovovertrædelser

er der forhold som det i forslagets punkt

om straffelovssager og ulovligheder begået af en udlejer eller en repræsentant for udlejer som ikke er med i den gældende lov det vil forslagsstillerne med dette beslutningsforslag så råde bod på

de her straffelovssager der er dog det problem med dette lille

ikke præciseres hvad man mener med udlejers repræsentant i forslagets punkt to ønsker

at fjerne huslejenævnets skønskompetence så alt skal indberettes

at vi ikke fratager huslejenævnene en pragmatisk afvejning af hvor grelt de forskellige kriterier i lejelovens § en hundrede og tretten a stykke tre er overtrådt hvis en udlejer for eksempel af praktiske årsager kommer til at overskride en frist vedrørende vedligeholdelsesarbejder

det uheldigt hvis en sådan forseelse skal tælle med

til at afveje skøn og konsekvens

at anmelde sager om frakendelse af administrationsretten

ifølge beslutningsforslaget udvides så også en borger og her formoder

kan være problematisk hvis interesseorganisationerne sidestilles i anmeldelsesretten med lejeren da det er lejeren der er i et lejekontraktligt forhold til udlejeren og derfor bør lejeren være indforstået med at der sker en anmeldelse

interesseorganisationernes mulighed for at anmelde udlejeren kun skal ske efter samtykke med lejeren afsluttende vil jeg sige at beslutningsforslaget

se på om den her to årige periode hvor der tælles

godt ske at vi skulle udvide den på længere sigt

det også tælles med i en vurdering af om man skal have frakendt retten til at administrere boliger derudover

er det også spørgsmålet om frakendelsesperioden der kan være helt

kanter hvor jeg kommer fra og hvor der huserer en vis herre der hedder låsby svendsen

godt ønske at det var i en lidt længere periode man kunne blive frakendt administrationsretten

skal selvfølgelig finde en afvejning mellem den overtrædelse

mellem de to ud fra en samlet vurdering

intentionerne i forslaget men på grund af de enkelte punkter i forslaget som jeg har fremhævet

vi kan gøre noget for at komme efter de dårlige udlejere

og vi har lidt svært ved at overskue hvordan de stramninger som socialistisk folkeparti her foreslår

vi kan sagtens følge forslagsstillerne i at proceduren for at få dårlige udlejere fradømt retten til at leje ud som den er i dag kan forekomme meget lang og meget besværlig

kan vi godt være bekymrede for at

kan føre til en masse yderligere

gøre særlig meget ved

snakke om det her men jeg bliver nødt til at sige at vi

bolig det bør i hvert fald overhovedet ikke være muligt

en person kan tjene penge på

det er grundlæggende forkert vi vil helst have at alle boliger er et kollektivt eje

kan tjene på at eje boligen

man selvfølgelig i nogle tilfælde har lejere men hvor der altså ikke er mulighed for at udbytte lejeren i form af at trække et overskud ud til beroligelse vil

vi bare sikre os med anden lovgivning skattelovgivning

kan spekulere sig til milliongevinster bare ved at eje en bolig

ikke kunne berige sig på resten af samfundets

eller andre boligejeres bekostning bare fordi man selv lige har købt en bolig det rigtige sted

tidspunkt så ud fra det her princip og den

selvfølgelig altid støtte forslag som styrker lejeren i forhold til ejeren det kan der ikke være nogen som helst tvivl om jeg kan høre på debatten at der måske er et par skønhedsfejl eller ting i skal kigges på i udvalgsarbejdet det

også høre ordføreren for forslaget redegøre nærmere for og så kigger vi selvfølgelig gerne på det men grundlæggende er vi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

har sympati for hensigten bag det fremsatte beslutningsforslag det er nemt at sætte sig ind i en situation for de lejere der en kold vinteraften sidder uden ordentlig varmeforsyning vi kan vist alle blive enige om at

det er en helt uacceptabel situation når man konfronteres med grove sager om misligholdelse inden for

naturligvis lyst til at handle

få gjort noget ved situationen her og nu netop i den situation er det imidlertid vigtigt at skabe sig et

eksisterende retsregler på området for at vurdere

problemerne den øvelse synes jeg ikke er lykkedes for socialistisk folkeparti der findes faktisk allerede gode muligheder for at få løst problemer med varmeforsyning relativt hurtigt hertil kommer så at

ikke virker helt gennemtænkt

strider forslaget mod grundlæggende retsprincipper det fremgår blandt andet af forslaget at kommunen skal kunne skaffe sig adgang til en beboelsesejendoms

fogedens bistand selv om det er aflåst eller af anden grund er utilgængeligt

uopsætteligt uopsætteligt forhold

på jorden kommunerne skal naturligvis ikke have frie hænder til mod udlejerens vilje at påtvinge sig adgang til en privat ejendoms aflåste eller på anden måde utilgængelige rum

om den vil være begrænset til uopsættelige situationer ikke alene stride mod grundlæggende retsprincipper men også mod straffelovens bestemmelser om husfredskrænkelser

at en kommune skal kunne lade en udlejers varmeinstallationer reparere uden at sagen først er blevet den mindste smule prøvet jeg kan allerede nu forudse en stribe af sager mod kommunerne i kølvandet på sådanne indgreb for det andet

ikke sikker på at lejerne er

er efter de eksisterende

muligheder for at få rettet op på mangelfulde varmeforhold hvis lejeren har gjort udlejer opmærksom på mangler ved varmeinstallationen og udlejer ikke sørger for at afhjælpe manglerne kan lejeren selv sørge for afhjælpning for udlejers regning i sådan en situation skal lejerne bede fogeden om hjælp til at få adgang til varmeinstallationerne

eller hvis varmeforsyningen er afbrudt fordi udlejeren ikke har betalt for varmen

regning sørge for at varmen igen bliver leveret

installationerne vil lejeren formentlig efter praksis kunne rekvirere fogeden til at sørge for adgang ved en umiddelbar fogedforretning mulighederne er der som det fremgår der er flere muligheder

lejeaftalens indgåelse så skal vi huske på som vi netop har diskuteret under b otte og fyrre at

systemet tjener nemlig til at dæmme op for den systematiske overtrædelse af lejelovgivningens regler som desværre ses

af nogle få udlejere

her altså kommunen der påtænkes at skulle varetage opgaven er den bedst egnede til opgaven

i et vist omfang vil overgå til kommunerne samtidig vil kommunerne ved mangler ved mangler ved varmeanlægget skulle gå ind og foretage afhjælpning for udlejerens regning hvorfor kommunerne skulle være hurtigere end nævn og foged ved jeg ikke men det kan jo selvfølgelig være at socialistisk folkeparti har ekstra ressourcer til kommunerne på det felt jeg har tidligere i dag nævnt at jeg står lige over for at skulle genoptage forhandlingerne om lejelovforenklingen med lejer og udlejerorganisationerne organisationernes såkaldte enhedsliste omfatter et par punkter med relevans for nærværende diskussion hvis organisationerne formår at

af enhedslisten vil lejernes mulighed for at sikre varmeforsyning blive yderligere præciseret og regeringen kan på den baggrund ikke

på knappen ellers kan jeg ikke se

at thomas jensen

at der er en betragtelig ventetid i huslejenævnene

mit spørgsmål til ministeren hvordan ser det ud for huslejenævnene

med hensyn til hvordan det ser ud for de enkelte huslejenævn

beslutningsforslaget at

ikke en helt fyldestgørende liste men

det kommer jo også an på hvad det er for nogle sager man får

nogle af de største nævns hjemmesider københavn århus odense og aalborg

kan det konstateres at sagsbehandlingstiden ligger på mellem en og otte måneder i gennemsnit men det afhænger selvfølgelig meget af sagens art

sager af hastende karakter og der må man jo nok sige at en sag om manglende varme

under kategorien hastende karakter

er af hensyn til styringen af anlægget

vi lærer det nok efterhånden alle sammen

er ministeren til sinds

at gøre noget for at den her ventetid

som herre thomas jensen taler om og hvad det er

udtale mig på baggrund

en sag er af hastende karakter sådan som man gør i københavn det synes jeg er ganske fornuftigt

er gennemsnitlige ventetider på mellem en og otte måneder

ikke bare ser generelt på ventetiderne i huslejenævnene

der bliver peget på at det er kommunerne der skal ind og udføre den her opgave

se noget som helst argument for at kommunerne skulle være hurtigere end huslejenævnene og hvorfor de skulle kunne løse den her opgave bedre men det kan herre thomas jensen

så går vi til ordførerrækken og det er

bekostning af udlejerne

trods for at det kan kortslutte den proces der i øjeblikket er

parterne har forhandlet sig frem til en enighedsliste som de nu skal til at konkretisere

beslutte sig for om de ønsker at sætte llo til at lave hele lejeloven om alene eller om de ønsker at parterne skal arbejde videre på deres samarbejde venstre mener at det er skadeligt at forsøge at gøre begge dele samtidig venstre støtter processen hvor parterne forhandler sig frem til en ny lejelov som de nu skal konkretisere

på vegne af liberal alliance skal

heller ikke kan støtte beslutningsforslaget ligeledes skal jeg på vegne af de konservative oplyse

i lejernes velfærd i eget hjem og

dermed også en fare for lejerens velvære og helbred socialdemokraterne er enige med forslagsstillerne i at den nuværende lovgivning betyder at der er problemer med manglende leverance af varme og energi

bliver løst alt alt for langsomt de eksempler der bliver nævnt i bemærkningerne til lovforslaget understreger jo med al tydelighed

at spekulere i ikke at ville levere

den gældende lovgivning pålægger så lejeren

en alt for stor økonomisk risiko hvis lejeren selv forsøger

løse det her problem og socialdemokraterne kan støtte de intentioner der er

både når det gælder indflytningsmangler og vedligeholdelsesmangler men der er desværre to problemer

ved forslaget som betyder at vi ud fra en samlet vurdering ikke kan støtte forslaget

første at det ikke fremgår helt klart om kommunerne får dækket alle

udlejeren både til håndværkere til materialer og til administration af den ordning der foreslås jeg mener ikke at kommunerne

pålægges flere udgifter som følge af forslaget og her

det sikres at det er udlejeren der dækker

uoverensstemmelse mellem ønsket om at få en hurtig løsning på den manglende energi og varmeforsyning

ønsker forslagsstillerne at lejeren sammen med kommunen kan gå uden om fogedretten men her synes vi fra socialdemokraternes side at man bevæger sig ud på en retssikkerhedsmæssigt farlig

den lange sagsbehandlingstid i fogedretten

uden at der er en fogedretskendelse socialdemokraterne kan som sagt støtte intentionerne i det her forslag om at sikre lejerne en hurtig udbedring af manglende energi og varmeforsyning men retssikkerheden skal være i orden og det skal sikres at kommunerne ikke hænger på regningen for

meget indstillet på at hjælpe lejere som er udsat for dårlige

var det lidt svært at overskue retssikkerheden det er det ikke her det er meget nemt at overskue det holder ikke en meter med retssikkerheden i det

kan lukke for varmen og ikke vil reparere et havareret fyr og det er naturligvis heller ikke tilfredsstillende

skal risikere sin økonomi

ting som helt oplagt skyldes udlejerens forsømmelse det mener forslagsstillerne så at man kan komme over ved

overtage disse ting men ved vi om kommunerne er gearet til det kan man være helt sikker på at det vil løse problemerne hurtigere end de bliver løst med den nuværende lovgivning så synes jeg også at det gør indtryk på os at udlejere og lejere i hvert fald ifølge ministeren nu igen er rede til

en hund i et spil kegler hvis man går alt for langt ind her men som sagt vil vi gerne være med til at

forslag som er stillet men vi er lidt mere interesserede i at gøre lejeloven enklere end vi er

indføre alt for mange nye og snørklede

jeg frygter lidt for hvordan det ser ud når

ondsindet udlejer vi bor i en ganske udmærket andelsboligforening så jeg er ret overbevist om at der er taget hånd om tingene allerede i formiddag sådan har andre det jo ikke de har det helt anderledes

svagere stillet end en ejer og derfor støtter vi som udgangspunkt altid

lejeres rettigheder og muligheder over for ejeren også af de principielle principielle årsager jeg nævnte før man burde i virkeligheden ikke kunne eje en andens bolig og slet ikke tjene penge

nogle gange at sådan nogle fornuftige principper bliver misbrugt

vi selvfølgelig må kigge nøje efter at vi ikke overtræder retssikkerheden men husfred er jo noget man har hvor man bor har man også husfred bare fordi man ejer et hus andre bor i er det så ejeren der har husfred jeg synes synes man skal passe på at drage den parallel og hvis den husfred i virkeligheden går ud på at forstyrre andres husfred

at sørge for at der er varme så ved jeg ikke hvem der har mest husfred der skal bevares og tages hensyn til

på samme måde hvis vi går

skatteydernes penge for det er jo os der kommer til at betale

udvalg i folketinget som borgere der betaler regningen har

hvad den bestyrelse har begået ulovligheder eller af spekulation så får jeg

bankhemmeligheden og igen det er et princip der gælder for os alle sammen som vi gerne vil have

så udvidet til at være en bankdirektørs ret til at holde hemmeligt

siger husfred så skal man måske lige overveje om om det er de rigtiges husfred man tænker på

støtte kommunerne har jo ikke bare brug for at få erstattet hvad vi eventuelt pålægger dem af ekstraudgifter de har sådan set en hel del udgifter de burde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

foreslås at en ophævelse af en lejekontrakt skal kunne bortfalde som følge af forældelse udgangspunktet efter lejeloven er at en lejeaftale er uopsigelig og så længe lejer overholder aftalen herunder betaler til tiden

opsige lejemålet hvis ejendommen skal rives ned eller hvis boligen er lejet som funktionærbolig og lejeren er udtrådt af arbejdsforhold det vil sige at opsigelse typisk udløses

kommende omstændigheder som udlejer ikke har indflydelse på

inde på en række formkrav som skal

men kun i situationer hvor lejer misligholder sine forpligtigelser i

er altså en reaktion på at lejer så at sige ikke gør som det er blevet aftalt i de fleste tilfælde af ophævelse har udlejer endvidere pligt til at afgive

ophæve lejeaftalen typisk er der tale om en misligholdelse misligholdelse der enten går ud over ud over udlejer selv eller de øvrige beboere i ejendommen der kan således være situationer hvor udlejer er nødt til eller

blandt andet på de meget omtalte sager om lejeres grove tilsidesættelse af regler om god skik og orden i ejendommen som der har været inden for de seneste par år netop i disse sager kan hensynet til de øvrige lejere tilsige at lejeren fjernes fra ejendommen det skal jo gerne være således at vi alle kan færdes trygt og

gennemførte regeringen lige før jul nogle stramninger i forhold til lejere der terroriserer deres omgivelser med disse stramninger er det nu muligt i

når en lejer har fået ophævet sit lejemål skal han i princippet fraflytte straks

ikke selv gøre noget han må gå til fogedretten og bede retten om at gennemføre udsættelsesforretningen

ikke er tvivl om at ophævelsen

i sager om manglende betaling af

boligretten

derfor at lejelovens regler om ophævelse af lejeforholdet allerede i dag indebærer en tilstrækkelig beskyttelse af lejeren idet en lejer som ikke mener at udlejer har ret til at hæve lejeaftalen blot kan afvente fogedrettens eller boligrettens afgørelse

som skal ændre på lejeloven alle tre beslutningsforslag lader hånt om processen hvor parterne har lavet en enighedsliste til ny lejelov

socialistisk folkeparti støttede men socialistisk

ingen problemer med at sabotere enighedslisten og samarbejdet mellem parterne

på vegne af liberal

heller ikke støtter beslutningsforslaget og på vegne af de konservative

at ophæve lejekontrakter hvis en lejer tilsidesætter god skik og orden

vi skal jo sørge for at de almindelige lejere bliver sikret mod chikanelejere

sket fremskridt på den front

har fogeden mulighed for at udsætte lejere efter at have hørt vidner til den eller de hændelser der måtte ligge til grund for

problemet er bare at formkravene ikke er blevet ordentligt præciseret i loven og dermed kan retssikkerheden for den lejer der skal udsættes efter en ophævelse af kontrakten siges at være mangelfuld beslutningsforslaget søger

af et lejemål men giver lejeren en retssikkerhed hvor de rettigheder som lejeren allerede har bliver tydeliggjort i skriftlig form

side er gode retssikkerhedsmæssige intentioner

af de tre forslag om stramninger i lejeloven som vi nok har mindst problemer med for

det skal være dårligere når lejemålet ophæves end når udlejeren opsiger

med øjeblikkelig virkning er jo i virkeligheden langt mere dramatisk end når lejemålet opsiges og lejeren har nogle måneder til at forholde sig til situationen så vi er helt med på

skal være mindst samme beskyttelse og formkrav ved ophævelse som ved opsigelse og

skriftlig begrundelse for ophævelsen og angivelse af muligheden for at ophævelsen kan prøves ved en domstol der er bare det ved det at jeg

det var sådan nu men

hvis ikke det forholder sig sådan at der er lighed på det her område

rød stue står på lejernes side jeg synes det er meget fint at få det opdelt så klart som det er sket i dag jeg erkender at radikale venstre som jo bliver kaldt et

nogle gange er lidt for blå det gælder nu endnu mere

spørgsmål om dagpenge til arbejdsløse og efterløn og den slags ting der er man jo meget blå desværre her i det sidste forslag var man heldigvis mere entydigt

at lægge mærke til at venstre konservative og dansk folkeparti

ejernes udlejernes partier hvorimod vi andre er lejernes

så er det ordføreren for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

gøre opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den tiende februar to tusind og elleve

uddannelse og økonomi og hvordan det rent faktisk ser ud med

en videregående uddannelse og vi har valgt at

undervisningsministeren og finansministeren er det fordi vi synes det er en ganske alvorlig situation danmark står i ikke nok med at at landet er i en dyb økonomisk krise men i løbet af de ti år hvor regeringen har haft mulighed for at løfte uddannelsesniveauet er det desværre gået den forkerte vej

det faldende uddannelsesniveau er et af de ti alvorligste problemer eller udfordringer som danmark står over for vi har også noteret os at regeringen et antal gange selv har sagt at det skal gøres bedre og senest har vi noteret os

folkeskolen har været et højt prioriteret indsatsområde i hvert fald i ord når man har hørt regeringens planer regeringen ønsker ikke mindre end en folkeskole i verdensklasse og det synes vi

den stik modsatte vej lad os kigge på folkeskolen som jo er den der skal løftes for at vi også nærmer at fem og halvfems procent

alle unge skal have en ungdomsuddannelse

kommunens kerneopgaver og det er folkeskolen

de har færre timer de er nede på minimumstimetallet der bliver større klasser der bliver sparet på indkøb af materialer der bliver fyret lærere og i det hele taget er kvaliteten af det undervisningsmiljø som ellers skulle give rammerne for at få den bedst mulige folkeskoleuddannelse

af målet om en folkeskole i verdensklasse fordufter fuldstændig

til uddannelserne herunder folkeskolen

det skal diskuteres nu både med undervisningsministeren og med finansministeren

i sidste ende har ansvaret for at kommunerne rent faktisk kan løfte den vigtige uddannelsesopgave de står over for

de fire partier i oppositionen for at rejse den her

og de kommunale budgetter er steget markant under denne regering når to tusind og elleve er gået forventer vi en stigning i det samlede offentlige forbrug på knap fire og halvfjerds milliard kroner fireoghalvfjerdstusind million kroner siden to tusind og et

bedre ved blandt andet at afbureaukratisere og ved at skabe en mere inkluderende skole regeringen og kommunernes landsforening har med gensidighedsaftalen forpligtet sig til at frigøre ressourcer i kommunerne gennem blandt andet afbureaukratisering effektivisering digitalisering bedre indkøb med videre svarende til en milliard kroner i to tusind og ni stigende til fem milliard kroner i to tusind og tretten og regeringen har til opfyldelse af sin del af gensidighedsaftalen fremlagt initiativer som frigør i alt

en milliard kroner i to tusind og elleve i kommunerne kommunerne har betydelige muligheder for at udnytte ressourcerne bedre også på folkeskoleområdet faktisk er det sådan at når vi ser på kommunernes ressourceforbrug i folkeskolen og det resultat der kommer ud på den anden side

direkte sammenhæng kommunerne kan derfor med fordel lade sig inspirere

i folkeskolen om året mens andre kommuner bruger op

halvfemstusind kroner om året per elev

disse forskelle afspejler naturligvis delvist forskellige vilkår men det afspejler også at nogle kommuner driver folkeskolen mere effektivt end andre og at

betydeligt rum for forbedring nogle kommuner har eksempelvis været bedre til at sikre sig at de får mere undervisning og tid til eleverne ud af lærernes arbejdstid

er ligeledes betydelige forskelle på hvorledes kommunerne har organiseret folkeskolen det kommer blandt andet til udtryk ved en betydelig variation i både skole

for lige at tage fat i en af de myter som er

at folkeskoleudgifterne skulle være faldende så kan man sige at selv om udgifterne til folkeskolen og det er en af de pointer som

korrigeres for pensionsudgifter er der fortsat en stigning i

enhedsudgiften til folkeskolen på knap

seks hundrede kroner i perioden to tusind og to

og når revisionsinstituttet

siger at der er sket et fald så skyldes det at de ikke anvender den pris og lønregulering som er aftalt mellem kommunernes landsforening og regeringen

heller ikke udgangspunkt i de officielle

de faktiske elevtal

ret nyttigt at vide her ved indgangen til debatten hvad er det så vi stilles op imod oppositionen kommer med en masse løfter som ikke

kan se at der ikke følger finansiering med der er en tolærerordning og hvis det

milliard kroner så lover man

loft over antallet af elever i klassen på fire og tyve og det koster yderligere ni hundrede million kroner så skal der gennemføres læsecafé for seks hundrede og fem og halvtreds million kroner

man meget gerne have at kun hundrede af vores to hundrede folkeskoler skal have afskaffet

og det putter man så to hundrede million kroner i og hertil kommer så

som vi står over for og derfor har vanskeligt ved at tage helt alvorligt i den her debat for et minimum når man kommer med mange af de her forslag er jo

jeg jo sige at regeringens forslag er fuldt finansieret og det er så også styrken ved det vi kommer med selv om dansk økonomi er på vej ud af den økonomiske krise

har krisen jo kostet dyrt som vi alle ved også i en forværring af de offentlige finanser de offentlige forbrugsudgifter udgør således en større andel af samfundsøkonomien end nogen sinde før og danmark er det oecd land hvor de offentlige forbrugsudgifter er højst i procent af bnp vi står derfor over for nogle markante økonomiske udfordringer væksten i det offentlige forbrug kan ikke blive ved i samme tempo hvis danmark skal være

en sund og velfungerende økonomi og derfor har vi præsenteret nogle ansvarlige og finansierede løsninger og det gælder også vores folkeskoleudspil det står som sagt i skærende kontrast til oppositionen som ikke har sikret sig fuld finansiering til deres udspil

man ude i kommunerne nu gennemfører en spareøvelse som i alle årene

vovet den påstand at det går rigtig dårligt med at unge i uddannelse og at regeringen har svigtet de unge

egnede mål for hvordan det går med at uddanne unge i danmark

de seneste tal at der er fremdrift i antallet af unge der tilvælger en uddannelse så hen faktuelt forkert

er ærgerligt at man taler de uddannelser ned som

har aftalt hvordan vi vil udvikle

også komme med den meget positive melding fra talerstolen i aften

adgangen til praktikpladser

over toogtredivetusind indgåede uddannelsesaftaler og det begynder jo at minde om de storhedsperioder

har været på praktikpladsområdet

der var endnu en faktuelt forkert påstand i fru christine antorinis

konstatere at der er nøjagtig den samme

der var altså nogle falske påstande som

fortsætte med at bilde befolkningen ind for det

ikke sandt den nuværende

situation indebærer naturligvis at der skal opnås en bedre balance mellem de offentlige udgifter og de offentlige indtægter de offentlige forbrugsudgifter skal holdes i ro i de kommende år

i staten og i kommunerne hvorimod regionerne jo får

sygehusvæsenet folkeskolen er jo et af de store kommunale udgiftsområder og kommunerne skal derfor sikre sig at ressourcerne anvendes hensigtsmæssigt

har noteret mig ved lige at gennemgå tallene er

besparelse derude er at de budgetter som er lagt ude i kommunerne må opfattes som udtryk for hvad kommunen selv mener at kommunen kunne magte at finansiere inden for området

budgetteret efter og det de faktisk har anvendt det

vil opleve at der er en nedgang fordi man klart har overforbrugt i forhold til det budgetterede

man bruger penge på folkeskolen men det sætter dog de nuværende budgetter i relief

man der henter seks hundrede og halvtreds million kr mens man altså bare på et enkelt år har brugt en

holde udgiftsstigningen i den offentlige sektor i ro de sidste ti år altså under vk regeringen har været præget af et stigende udgiftsniveau per elev det har været særlig markant

i kommunerne at kommunerne vælger at ombudgettere er deres vilje deres vej det ligger jo i det kommunale selvstyre men også dengang

lytte til en opposition der påstod at der blev

to tusind og ni og det kan jeg jo påvise med med referater fra folketingssalen hvor man også påstod at der blev sparet

per elev

i folkeskolen toppede i to tusind og syv og det betyder

et faldende elevtal det kan også være kompliceret men det ændrer ikke på at det er den udfordring som der er udgiftsudviklingen antyder altså at man ikke har tilpasset de økonomiske rammer efter den opgave der ligger og det kan man jo godt klandre regeringen for jeg

har ambitioner om at komme i regering om at man frit overlader det til kommunerne at budgettere som

jo underfinansieret med tre milliard

bruger pengene bedst muligt også ude i kommunerne

at man ikke må bruge flere penge opfattes af mange borgere som en nedgang fordi der

bare nævne sådan noget som specialundervisning der har skabt en opdrift i udgifterne som selvfølgelig trækker ressourcer normalområdet

mest hensigtsmæssigt så vi kan få både de menneskelige og økonomiske ressourcer

fra to tusind og et til to tusind og elleve er de samlede budgetterede udgifter til folkeskolen steget med to milliard kroner fra fem og tredive

milliard kroner og det er rigtige penge det er penge der er

mens udgifterne til specialskoler i samme periode er steget med

er tydeligt at se at der hvor den store stigning er

og jeg nægter altså at tro på at vores børn

at de har ændret sig så fundamentalt at det bør føre til en opdrift i udgifterne på mellem tredive og fyrre procent problemet

med bevillingerne bevillingerne til folkeskolen er derfor ikke at den samlede bevilling har været faldende gennem vk regeringens tid men derimod at man

den stigende grad af udskillelse strider dels mod det generelle ønske om inklusion

og handicapkonventionen fra to tusind og ni dels strider det også mod den politiske målsætning der er om at folkeskolen skal være rummelig og kunne omfatte hovedparten af børn med særlige behov det er også det samfund vi ønsker at skabe og det skal folkeskolen selvfølgelig bidrage til

hinandens forskelligheder det også værd at bemærke at undersøgelser af effekten af specialundervisning indikerer at en stor del af de elever der i dag udskilles segregeres vil kunne få støtte som en del af den almindelige undervisning hvis folkeskolens tilbud tilpasses regeringen har derfor i kommuneaftalen to tusind og elleve aftalt med kommunerne

henvisning til specialskoler og specialklasser skal reduceres

de frigjorte ressourcer ressourcer kan anvendes til at styrke den almindelige undervisning herunder til

inkluderende undervisningstilbud til gavn for alle ganske enkelt det er kommunerne der skal realisere målet om øget inklusion men det er jo i høj grad også forligskredsen på

at undgå fald i klassekvotienten jeg ved godt at det er et erklæret politisk mål for s og sf at man skal nedbringe

men ikke bruge en krone mere på flere undervisningstimer fred være med det det er s’ og sf’s eget valg at man hellere vil bruge dem på lærerlønninger end på elevernes undervisning

vi er optaget af at man bruger ressourcerne bedst muligt og det er der ikke noget der peger i retning af at man gør ved at opretholde meget små hold faktisk kan det også være vanskeligt at begå sig i små socialgrupper som de meget små klasser udgør

i bevillingerne til folkeskolen som fremgår af kommunernes budgetter nu medregner

nedlagt folkeskoler og i stedet etableret

og elever og dermed opgaver ud af kommunerne

det ganske naturligt at kommunerne også tager

det er ikke vores politik at lukke skoler det er en kommunal beslutning men man kan sagtens udnytte de eksisterende regler om fællesledelse

kan samle bestemte klassetrin på bestemte skoler derudover

man er noget optaget af når man sådan er fra venstre

blandt andet kan skabe skoledistrikter

den lille skole ude i landsbyen frem for

styrke den store skole inde i byen det er faktisk blevet afprøvet flere steder også med succes så det er jo et spørgsmål om at tage

de udgiftsparametre som kommunerne herefter vælger at skrue på bliver elevernes timetal og jeg kan så forstå på s og sfs udspil at timetallet ikke

som det at underviseren har få elever i klassen

den bedst mulige ressourceudnyttelse til fordel for eleverne og det betyder at

går til flere timer til mere undervisning til mere tid mellem elev og lærer

i kraft af vores seks klokketimers indskolingsdag i kraft af læseløftet der vil forudsætte

vi hæver minimumstimetallet til det vejledende timetal

endnu en måde man kan udnytte ressourcerne på

ved jeg godt har skabt mig nogle fjender men jeg har det nu sådan at lærere bliver lærere fordi de gerne vil undervise det er en opfattelse som

danmarks lærerforening eller oppositionen kan få mig

vælger at blive underviser fordi man gerne vil undervise derfor er der en umådelig god måde at

få frigjort flere undervisningstimer på i skolen om end man budgetterer med færre ressourcer i

lærernes arbejdstid sådan at eleverne bliver forskånet for besparelserne

ret meget mere undervisning til for at den enkelte lærer og den enkelte elev også vil opleve at

enkelte time når man har flere timer i et fag ja så opleves det jo også

en forøgelse af undervisningsandelen med blot

flere undervisningstimer per lærer om året vi taler om at

undervisningstimer på landsplan og det svarer til mere end

i øjeblikket så det vil jo faktisk opveje

sådan som det ser ud i øjeblikket

enten aktuelt her i salen eller andetsteds

erindre sig selv om at s og sf ikke bare vil nøjes med at blande sig i hvordan arbejdstiden bruges nej den skal decideret sættes op derfor er det jo en spændende øvelse

eksempel i danmarks lærerforening når det er eleverne det alternativt går ud over hvis ikke man øger undervisningstiden

at undervise mere eller vil man sige nej for siger man nej til

almindelighed vanskeligt ved at forestille mig hvordan man skulle kunne sige ja til

gør i de fem bedste kommuner når det angår undervisningsdel som det fremgår af mit svar på

og ni den fjortende juli to tusind og ti får eleverne opgjort som et samlet gennemsnit for alle skoler fortsat det antal timer de skal generelt ligger timetildelingen over det vejledende timetal og for at undgå fremtidige problemer med timetildelingen indgår det i regeringens folkeskoleudspil

jeg tror at jeg

per årselev uden at det

giver anledning til varierende resultater

tilhører oppositionen og som er så begejstret for bare at

flere penge at det kunne være interessant om man undervejs ville forholde sig til bare to socialdemokratiske kommuner

bruger godt og vel otte tusind kroner mere per årselev end aalborg

indtryk af at at man gør det langt bedre i i odense end man gør i aalborg

kommuner det er jo dem der styrer folkeskolen

i alt cirka otte halvtreds million kroner til folkeskolen der er tale om fuld finansiering af alle

det der er afgørende for os er hvordan vi

den ene side sikrer sunde offentlige finanser og på den anden side

god solid skolegang for vores børn

at når vi har en af verdens dyreste folkeskoler og også har det i to tusind og elleve burde vi også kunne få nogle bedre resultater derfor

når der skal ske harmoniseringer af nogle udgifter og prioriteringer ude i kommunerne appellerer til kommunerne om

og at for mange penge nu ligger de som de selv har redt og skal spare på pengene

nem forklaring og det gør at jeg vil tillade mig

har noteret os at regeringen for et år siden da regeringen fremlagde sit arbejdsprogram i februar to tusind og ti havde et meget mere realistisk billede af hvor dårligt det stod til ude i den danske folkeskole

af socialdemokraterne sf de radikale og enhedslisten som et

at vi har et uddannelsessystem som kan måle sig med de bedste i verden vi skal leve af menneskelig formåen og fundamentet for videre uddannelse bliver støbt i folkeskolen der er ting vi skal gøre bedre i dag er danske elevers faglige færdigheder når de forlader folkeskolen kun gennemsnitlige set i forhold til andre lande de dygtigste danske elever er ikke i top set i forhold til udlandet og

for svage faglige kompetencer er medvirkende til at vi er for langt fra at nå regeringens mål for to tusind og femten om at mindst fem og halvfems procent af alle unge skal have mindst en ungdomsuddannelse og mindst halvtreds procent skal have en videregående uddannelse

vidste der var for et år siden og

det udstiller jo fuldstændig hulheden i de argumenter vi har hørt her fra talerstolen fra finansministeren og undervisningsministeren

minimumstimetal er det som kommuner efterhånden er nede på en række steder jo færre timer eleverne får jo mindre lærer de

og der bliver fyret rigtig mange lærere i år bliver der fyret

men der blev altså også fyret lærere sidste år der blev fyret

ville det måske hvis man lavede et skrivebordsregnestykke betyde at der skulle være tre hundrede færre lærere kombinationen af færre timer

også tankevækkende at regeringen først nu efter at have siddet ni år ved magten

ikke har haft ni år til at gøre noget ved det endda ni år hvor økonomien virkelig gik godt i danmark

for eksempel elevernes danskkundskaber

når regeringen selv har en ambition om at man skal have folkeskole i verdensklasse må man også forvente at der følger handling bag ordene der er kommet så mange

ude i kommunerne der betyder at eleverne lærer mindre

og sig også i regeringens såkaldte genopretningspakke kigger man på

at give til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser fordi vi heldigvis er i en situation hvor unge mennesker nu begynder at søge uddannelse

end de har gjort tidligere uddannelsesområdet

det der bidrager mest til den nedskæringspakke regeringen og dansk folkeparti har vedtaget vi kan overhovedet

hvordan det lever op til regeringens ambitioner om at man skal satse på uddannelse for at vi skal kunne klare krisen og dermed også fremtidens vækst

vi håber at regeringen i det mindste kan støtte oppositionens

for at vi kan løfte det uddannelsesbehov der er

det vil undre mig meget hvis regeringen

til det forslag som var det der var regeringens egen analyse for bare et år siden hvor det slet slet ikke gik godt nok

videre forhandlinger den første der

et særligt hemmeligt råd om at lave så kan jeg altså ikke i min vildeste fantasi få det

så fru christine antorini må altså være mere tydelig

fru christine antorini har finansieret bedre i sit folkeskoleudspil

og to lærere i de yngste klasser

klassen deles og det betyder jo også at der så sidder tolv elever og to lærere hvor er finansieringen til det når vi kan se at kommunerne

bliver givet tre tusind tre hundrede kroner mindre per elev hvis der er to ting man trækker ud af tallene

at lærernes pensionsudgifter tidligere blev finansieret af staten de overgik så til kommunerne kommunerne og indgår i tallet for den samlede enhedsudgift per elev

har diskuteret med undervisningsministeren indtil flere gange her

været spørgetime om onsdagen og som har afstedkommet at jeg nu har stillet et spørgsmål til undervisningsministeren som jeg også

det er svar på spørgsmål fem og firs almindelig del til

lærernes pensionsudgifter er overgået til kommunerne og tæller i de samlede tal og derfor også trækker tungere og tungere

at givet til elevernes undervisning den anden ting som bdo rapporten trækker ud er udgifterne til specialundervisning uden for den almindelige undervisning

til den almindelige undervisning hvis man ikke tager specialundervisningen uden for den almindelige undervisning

en god situation set med socialdemokraternes øjne

at man kan have så forskellige prioriteringer

det var tankevækkende med undervisningsministerens lidt polemiske spørgsmål til socialdemokraterne under undervisningsministerens indlæg hvor der blev spurgt om

som var ledet af en socialdemokratisk borgmester og aalborg kommune ledet af en socialdemokratisk borgmester havde så stor forskel i

af en konservativ borgmester så man skal nok passe på med at lave den slags sammenligninger

vi er optaget af er at det der sker lige nu er at fem ud af seks kommuner sparer på folkeskolerne

million kr der bliver sparet på folkeskolerne

række konkrete eksempler herunder helt konkret nu at en tusind fem hundrede lærere bliver fyret det løfter ikke fagligheden

rummelighed i de her skolebudgetter

eller er det skidt set med socialdemokraternes øjne

for jeg

nemlig at situationen er at fem ud af seks kommuner sparer på deres folkeskolebudgetter

bliver brugt på specialundervisning uden for den almindelige undervisning

jeg ved at regeringen er optaget af om vi kan gøre

love herre erling bonnesen at vi også socialdemokraterne

fælles skoleudspil

de mange milliarder som ligger i specialundervisningen ved siden af den almindelige undervisning i langt højere grad

der lige pludselig ressourcer til det som vi synes er vigtigt nemlig de understøttende foranstaltninger så der er flere lærere flere timer mere efteruddannelse i specialundervisningspædagogik og ressourcecentre på skolerne

man understøtte børn som har mange forskellige problemer som

eller adfærdsvanskeligheder noget af det kan i langt højere grad også tackles i den almindelige undervisning med de understøttende foranstaltninger

en fælles interesse i at lave den øvelse vi ville ønske at vi kunne

er en helt konkret ting som vi går ind folkeskoleforhandlingerne med

kroner og øre som

set høre fru christine antorini om hun ikke

man får

gledet ned af den internationale rangstige det er ikke sådan at vi har verdens dyreste folkeskole selv om regeringen har prøvet

slet ikke sådan at vi har verdens dyreste ungdomsuddannelser hvis vi lige tager ungdomsuddannelserne

gledet ned på en syttende plads i to tusind og otte i samme periode var vi også gledet ned

de mindste klasser og på en tiende plads når

de ældste klasser det skyldes at de andre lande investerer rigtig meget i uddannelse

stille og roligt overhalet hvis ikke vi

hvis de bare har nogen penge at investere for

og halvtreds million kroner til folkeskolen øremærket især til en indskolingsindsats

underfinansieret så det må

man

er underfinansieret med tre milliard kroner

ansætte flere lærere herunder efteruddanne dem

nogle rigtig dygtige lærere til at

det koster penge det er også derfor at vi vi

folkeskoleudspil og også i vores finanslov giver et løft til folkeskolen det er fordi vi vil investere i nogle af de her ting

hvad der skal investeres i at vi siger at vi prioriterer tolærerordninger i dansk og matematik i indskolingen

at der skal være lektiecafeer på skolerne

fair løsning er nogle ting som ikke nødvendigvis er rare vi kommer til at hæve nogle skatter vi kommer til at tage noget lønsumsafgift fra bankerne og vi kommer til at bede folk om at arbejde en lille smule mere

at kunne prioritere det løft af uddannelserne som vi mener er helt afgørende

er massivt underfinansieret og i øvrigt i store træk jo først skal gælde

har misforstå forslaget om at give frihed til helhedsskoler

et beslutningsforslag om at give kommunerne frihed til at etablere helhedsskoler

man kan slå skoletid og fritidshjemstid sammen til en sammenhængende

vi mener er mange perspektiver ved at slå tiden sammen fordi man så kan lave leg læring og undervisning på kryds

så eleverne får flere timer men også så man for eksempel kan få de praktiske fag og idræt langt mere ind i folkeskolen det tror vi også er en del af den læring der skal være

vi synes så i øvrigt at der også skal gives flere timer i folkeskolen men vi giver jo et lidt større økonomisk råderum til kommunerne end regeringen gør har valgt en nulvækst der betyder at de

timetallet og komme ned på minimumstimetal

regeringen har lavet nogle utrolig stramme økonomiaftaler med kommunerne

selv må bestemme hvor de vil skære ned

herunder også på timetallet vi giver lidt mere luft til kommunerne så de kan

herunder løfte timetallet helhedsskoler er

anderledes tænkning det er en skoleform som kun ni skoler i dagens danmark

som et forsøgsprogram det er en meget velkendt metode i den danske uddannelsestænkning at man

sådan at vi får tilstrækkelig mange skoler

skal man jo lige huske at regeringens eget folkeskoleudspil

er finansieret ved at man fjerner su’en for hjemmeboende unge det

siddende regering tiltrådte jeg vil gerne have fru christine antorini til at fortælle mig hvordan det er gået med elevtalsudviklingen siden to tusind og et og frem til to tusind og ti og parallelt med det hvordan er det gået med antallet af folkeskoler altså matrikler hvis man kan sige

er der en sammenhæng mellem de to ting og hvad drager ud af de

jo en af de opgaver man skal have som kommunalbestyrelse

hvordan det går med elevtallet ligesom man også skal vurdere børnetallet i forhold til daginstitutioner og så videre

det jo også rimeligt at man i kommunerne træffer nogle beslutninger der betyder at man nogle steder hvor børnetallet falder meget siger at jamen så er der måske brug for færre lærere

ude i kommunerne af forskellige grunde beslutter sig til at

bedre og mere moderne skoler det

kommunerne der har ansvaret for deres folkeskoler og

spørger til det er sådan sidste år blev fyret lidt over tusind lærere i år bliver der fyret lidt over en

en helt anden størrelsesorden der bliver fyret lærere i i øjeblikket det

de desværre nødt til at fyre så mange lærere så to tusind fem hundrede lærere er blevet fyret de sidste to år og det burde kun være tre hundrede hvis vi laver sådan et

skal afskediges et eller andet antal lærere er der også her en sammenhæng mellem hvad der sker nu her i februar måned og hvad der vil ske hen i august måned er der en høj grad det er nok

at det tal som man står og siger i dag ikke kommer til at holde stik ind i august fordi der netop sker nogle ting med elevantallet der sker noget med antallet af skoler som lukker typisk små skoler hvor man kan nå den effektivisering der er der står nogle lærere som kun er undervisere for

at underdrive ti elever som nu går ind og laver det samme stykke arbejde med de samme ti elever plus ti elever mere er der en høj grad af sandsynlighed for at det tal som bliver sagt af danmarks lærerforening lig de tidligere år ikke holder

nævnte jeg også hvad regnskabstallene var for hvor mange lærere der

tusind lærere for at være mere præcis

det lavere det kan også være at det bliver lidt mere det ved vi ikke fordi det

fremhæve to tusind og ti tallet for det kender vi og der blev der fyret ekstraordinært mange lærere så tror jeg

som tidligere borgmester og med et godt netværk

for sjovs skyld at de er i gang med at spare ude i kommunerne det er ikke fordi de har sløset med pengene

prioriteringer som rammer på noget kernevelfærd herunder folkeskolen som der ikke er særlig mange der

folkeskolen igennem den her regerings tid

og jeg har ikke set nogen

man også nødvendigvis bruger de fleste penge

for fru christine antorini så åbenlyst er det

halvtredstusind

for at enhedsudgiften per elev er faldet

at bruge min taletid på det

ikke drømme om at ensrette og styre kommunernes udgifter her fra christiansborg

den konservative ordfører ved at hvis man kigger på kommunerne

at man skal passe på med at lave

under regeringen på grund af den meget meget stramme økonomiske

det konservative folkeparti får lov til at give yderligere fem og tredive milliard kroner i skattelettelser jeg gad godt vide hvor de penge skulle findes

er måske også kommunerne der skal lægge ryg til det her

det er jo hele forudsætningen for at vi også har penge at give til folkeskolen så den debat hilser jeg kun velkommen det er nødvendigt

at der måske i nogle kommuner er truffet temmelig uhensigtsmæssige beslutninger

henvendelser jeg får fra borgerne tyder ikke nødvendigvis på at der sidder socialdemokratiske borgmestre

regeringen giver dem økonomisk mulighed for at skulle varetage

kommunerne har millionunderskud kommunerne

de laver benhårde prioriteringer og desværre er de nødt til at skære ned på en række forskellige områder inden for den kernevelfærd vi ellers har syntes var rigtig vigtig og folkeskolen

at styre dem men for at de overhovedet kan træffe en disposition der andet end at vælge imellem den ene

hvor regeringen konstaterede at hver sjette elev forlod folkeskolen med for få kundskaber

man var langt fra at nå målet om at fem og halvfems procent skulle gennemføre en ungdomsuddannelse

den konservative ordfører mener

det regeringen analyserede sig frem til for et år siden og det som der bliver sagt nu hvor man bare siger i kan bare administrere nedskæringer i har aldrig fået flere penge det mener regeringen

vi har aldrig brugt så mange penge på folkeskolen som vi gør nu vi har aldrig brugt så mange penge på specialundervisning som vi gør nu det som kan bekymre er at det lader til at ressourcerne ikke bliver brugt bedst muligt

jeg fortælle om hvad jeg selv lavede inden jeg kom i folketinget i to tusind og fem som folkeskolelærer

meget tæt sammen med kollegaer lærere og socialpædagoger om en klasse som

det betød at det var en meget struktureret undervisning som vi gav

der var meget klare linjer over for alle se det viste sig jo altså at det kun var en fordel for den enkelte men en fordel for hele klassen at vi udnyttede vores ekstra hænder på den allerbedste måde

nævne et eksempel for nu står

meget overordnede tanker om hvad det gør for kommunerne jamen hvem er kommunen hvordan personificerer vi en kommune

der er berørt af det men der er sandelig også nogle økonomiske rammer som har en betydning

en ekstra ressource i stedet for at man skulle have set på at cirka tredive procent af økonomien var blevet fjernet fra normalområdet havde man nu

betød det for den enkelte elev ja det betød jo altså struktur overskuelige rammer og kun én kontaktperson hvad betød det for forældrene forældrene havde en person som de kunne kontakte og spørge om alt og de havde den daglige korrespondance med én person venstre ønsker

som regeringen har aftalt og dermed giver kl mulighed for at

mere inklusion i folkeskolen

her drejer det sig om at vi gerne vil reducere antallet af specialskoler og specialklasser mod at de frigjorte ressourcer kan anvendes til at styrke den almindelige undervisning herunder at der bliver

mere inkluderende undervisningstilbud til rådighed i kommunen den aftale vil komme til at være til gavn for alle klassen som helhed og især de elever der har brug for de særlige tilbud altså drejer det sig ikke om nedskæringer og besparelser det drejer sig om at give kommunerne friere rammer mod at de så har penge til rådighed til at lave en mere spændende og bedre folkeskole vi tager ikke pengene retur hvis de evner det her

til vedtagelse og det gør jeg

vegne af venstre konservative dansk folkeparti og liberal alliance

folketinget konstaterer at de samlede udgifter til folkeskolen er steget med cirka tre

milliard kroner fra to tusind og et til to tusind og ni svarende til en stigning på cirka ni

at udgiften per elev i samme periode er steget med knap tre tusind fire hundrede

det er således ikke ressourcetilførsel til folkeskolen der er bekymrende det bekymrende er at rammerne for folkeskolen ikke på tilfredsstillende vis giver resultater der afspejler de mange ressourcer der tilføres en langt mere inkluderende folkeskole er ønskelig

og fordi det er ønskeligt at flere af de ressourcer der i dag anvendes til specialundervisning kommer flere elever til gavn derudover vil ressourcerne kunne anvendes bedre hvis den andel af lærernes arbejdstid der bruges

forholder mig til hvilke økonomiske rammer skolerne har og hvor mange penge der bliver sendt til

og det er markante milliardbeløb derfor er det naturligt at man så også prøver at

ressourceregulering lokalt

der opstår en friskole syddjurs kommune har fyret et antal lærere

kommunen har forsøgt at regulere sig ud af sin

situation og hvad sker der friskolen opstår så den store besparelse

nogle protestfriskoler så kommunerne har en mulighed for at styre deres økonomi hvad er det for nogle forslag venstre

give friheden ud til kommunerne så de har mulighed for at

det kan være skoledistrikter der laves om det kan være fælles ledelse der kan være en fordel det kan være samkøring med skolebibliotek skolebibliotek børnehave folkeskole

det behøver jeg ikke kommunerne har fantasien og det respekterer vi meget derfor

skolerne mod at vi får lov at måle på fagligheden og de kan det

tres graders eftersynet af folkeskolen hvor anbefalingerne kom ind og en af de allerklareste anbefalinger var at det er helt galt at man fjerner tredive procent af økonomien den første august fra en klasse fordi pengene går fra til specialundervisning på skolen eller til særlige tilbud uden for skolen og så får man at vide i normalklassen så skal i for øvrigt klare jer for det pengebeløb der

er tilbage det giver ikke mening der er så mange penge i folkeskolen hvis vi bruger dem rigtigt og det vil vi gøre ved at lave inkluderende skole

den ekstra person der kunne være til rådighed i klassen ville kunne være en hjælp til alle eleverne frem for at det kun er én elev der går fra og har den ekstra ressource

på en anden skole det er simpelt hen fuldstændig som fru nanna westerby siger det det går ikke som det hænger sammen i dag og vi vil meget gerne se en inkluderende skole mod at pengene bliver i folkeskolen og mod at de så laver en rigtig spændende skole

i otte og halvfems kommuner og forhandlet med hver enkelt kommune om hvordan de skulle gøre det

der har været kommuneforhandlinger og der har man med kl aftalt hvordan rammerne skal være og vi har lige hørt finansministeren fortælle at

overskredet budgetterne ganske markant når man har en aftale

er det fordi man skal holde den og fordi man ved at det er det der kan bære

og tres graders eftersynets anbefalinger ind og bruge dem og lad os så sige jamen hvis i formår at få flyttet de tredive procent af børnene tilbage i klassen

tredive procent af økonomien i den danske folkeskole

vores folkeskoler både hvad angår undervisningstimer fyring af folkeskolelærere manglende investeringer i undervisningsmaterialer og så videre

hvis ordføreren mener

at de sparer folkeskolerne kunne ordføreren så ikke give mig bare to

hvor det er man mener

i folkeskolen når man nu kan se

mere vil have mere og så bliver det nok bedre

et budgettal for to tusind og et der

fem og tredive milliard kr og så har vi et budgettal for to tusind og ti der hedder otte og tredive

i antallet af milliarder der er løbet ind i folkeskolen og elevtallet er ikke proportionalt stigende

lad være med at ekskludere dem lad dem blive der mod at de har nogle ekstra hænder der lad os lave den bedste folkeskole som gavner alle fordi det efterfølgende er sådan at vi så slipper for at have

med dårlige læsekundskaber altså det er inde i skolen pengene skal arbejde og med de mange milliarder de har

de oplever jo en hverdag hvor

meget meget presset og kommunerne er tvunget til prioriteringer derfor spurgte

prioriteringer som kommunerne kunne gøre for at

regeringen mener de skal bruge pengene på nemlig folkeskolen det

hvis det er et ønske en stor frihed de gerne vil

organisere sig på anden vis så er vi ikke lodret

af om det er muligt eller ikke muligt at have klasser

fjernet fuldstændig vi presser ikke noget ned over hovedet på nogen ingen megaklasser fra os når vi taler

tage et eksempel som den lille norddjurs kommune oppe på djursland

af økonomi til deres folkeskoler alligevel har

de er niende årgang i dag de hev lige

i juni måned mens de var ottende klasse

proportionalt med antallet af

kroner der ruller ind men det handler hvordan man klarer undervisningen hvilke prioriteter man

det har givet så meget

sige mere vil have mere der er mulighed for at bruge de mange milliarder smartere og vi kan lige så godt hjælpe dem til at gøre det hvis de så mod at de laver det smartere får lov at beholde

er de pensionsopsparinger konteret henne som de overenskomstansatte lærere som jo er langt de fleste i

det har jeg ikke et klart svar på fru marianne jelved kan garanteret indføre mig i det

fordi vi mener at de er konteret i kommunerne under folkeskolen og dermed er en del af de udgifter som kommunerne budgetterer med de skal jo spare

var det tjenestemandspensioner og der lå udgiften et helt andet sted uden for kommunerne nemlig i finansministeriet men det gør de ikke længere derfor synes jeg det er interessant at få at vide hvor de er konteret henne

bede venstres ordfører om at et løfte her i salen

holdningsmæssigt spørgsmål nu ved

milliard kroner

i år som de gjorde i to tusind og ni havde der været syv milliard kroner mere

for eksempel uddannelse og folkeskole

vi ved at tredive procent af økonomien bliver trukket bort fra folkeskolen den første august fordi

tredive procent af otte og tredive

er immer væk mange mange penge

i folkeskolen og gøre en kæmpeindsats hvis de elever var i klassen og der var

det ville betyde at der var penge til den socialpædagog

så der er ikke noget der jeg siger bare det er jo de videregående uddannelser der mangler penge det er arbejdsmarkedsuddannelserne

det er ungdomsuddannelserne der mangler penge jeg er sikker på at de fleste skrive under på at kommunerne godt med fornuft

sammen konservative og dansk folkeparti

i danmark de ti procent rigeste der tjener mere end en halv million skulle dele

milliard kroner ekstra i stedet for

må man da godt kunne forholde sig til jeg tror ikke der er nogle der mener

kommer pengene fra de kommer fra vækst i det private erhvervsliv

at vi dermed tjener flere penge så vi kan få flere skatter ind så vi kan få joakim von ands pengetank fyldt op og så

hente lidt der hvis vi har brug for det det drejer sig om

vi altså nødt til at forholde os til at vi

den mulighed for vækst så længe folkeskolen ikke leverer nogle toptunede dygtige elever alle mand vi har for stort et spild og det er det vi ønsker at ændre på og det gør vi ved at inkludere flere og lade pengene arbejde i

været brugt så mange penge på folkeskolen og undervisning i det hele taget man hører ellers fra venstrefløjen her i folketinget at

ikke til virkeligheden fordi den ikke lige passer ind i fløjens kram

ikke ministerbiler ved at fortælle vælgerne sandheden om

og at udgifterne til velfærd er steget siden to tusind og k sammen

i to tusind og et brugte vi

en mertilførsel på cirka tre

udgiften per elev er også steget i to tusind og

tusind og ni blev der i gennemsnit brugt syvogtredstusinde og ethundrede med andre ord en stigning på cirka tre tusind fire hundrede kroner per elev så fik vi lige slået

finansordfører herre ole sohn sagde det ved tredjebehandlingen af

at eleverne får det antal undervisningstimer som de

vi så til gengæld sikre at rammerne om folkeskolen er i orden og vi skal gribe ind og ændre strukturen eller rammerne såfremt vi bliver opmærksomme på at der er

ved at ændre specialundervisningsområdet efter at vi er blevet opmærksomme på at man i kommunerne bruger flere og flere midler

dette område skønt hensigten jo sådan set altid har været en rummelig og inkluderende folkeskole specialundervisningen lægger beslag på cirka tredive procent af udgifterne til folkeskolen

mener vi det er vigtigt at offentlige midler og altså borgernes skattepenge bruges med omhu folkeskolen er folkets skole

skal være plads til alle det hedder rummelighed men folkeskolen er langtfra altid rummelig

i dansk folkeparti er vi optaget af at skabe bedre rammer for folkeskolens elever

flere og flere skolebørn

til forældrene og korte samtaler med lægen stilles diagnoserne

langtfra alle diagnoserne

bagi og som derfor ikke lige passer ind i den folkeskole som i mange tilfælde er skabt til søde stillesiddende piger ikke nok med

også særdeles uhensigtsmæssigt at ekskludere elever fra folkeskolen fordi de har lidt mere energi

indrette folkeskolen så

i dansk folkeparti mener vi

ekstra krudt bagi skal have brændt energien af så de kan sidde stille og modtage undervisning i skolens resterende timer ikke nok med at mere motion er sundt

øger også indlæringen i de boglige fag altså en situation hvor alle vinder når flere elever i folkeskolen inkluderes vil det samtidig betyde at der bruges færre penge på specialundervisningsområdet hermed frigives der økonomiske ressourcer som igen kan bruges i folkeskolen og

i forventer at kommunerne gør de frigivne ressourcer

og benyttes til at udvikle og forbedre folkeskolen

at undervisning skulle rykkes tilbage

man ikke lige mener at kommunerne gør det godt nok og man åbenbart ikke lige mener at ansvaret ude hos kommunerne

vi selvfølgelig ikke udstikke garantier for de penge som bliver frigivet

er jo nogle midler som kommunerne råder over og det er kommunerne derude der må

stilling til hvor det er de her penge skal bruges

ude at lufte tanken om at folkeskolen skulle styres af staten og det er

herre

at at understøtte den almindelige undervisning hvis

give af understøttende foranstaltninger sådan at det hjælper de elever der har brug for

anden form for støtte eller specialundervisning og ikke går ud over

blandt andet siger at vi mener der er behov for er at man ser på hele det her område for diagnosticering af

høje tal man ser rundtomkring i landets kommuner i forhold til hvor mange der diagnosticeres med adfærdsforstyrrelser altså det virker meget underligt at der er så mange

tale om børn

har noget ekstra energi bagi som de har brug for at brænde af

vil vi jo gerne have at man bruger idræt meget mere i folkeskolen fysisk udfoldelse i folkeskolen og

set tilsluttet os regeringens forslag om en seks timers skoledag for de helt små elever for netop at sikre at de kan

jeg synes jo det er ærgerligt at man i socialdemokratiet begrænser

kun er hundrede skoler der skal have den mulighed mens vi i hvert fald

skoler som skal have den mulighed

når kommunerne ikke kan finde ud af

det er

frihed så altså er det rigtigt hvad fru christine

eneste gang der er en sag

medlem af dansk folkeparti må jeg sige at jeg

det citat som herre morten bødskov udtaler sig om men

nogle påstande som kommer her i folketinget

ansvar

men man negligerer altså at der rent faktisk kan være

kan jo bare udstille hvor pinligt

regeringens økonomiske politik som jo betyder årtiers

de besparelser som finder sted med færre undervisningstimer fyring af lærere dårligere undervisningsmaterialer og andre forringelser af folkeskolerne matcher det der står i regeringens arbejdsprogram

regeringen

arbejder efter stærke uddannelsestilbud der matcher samfundets behov

og så mange penge til det område men når alt kommer til alt

de økonomiske planer man fremlægger underfinansierede altså det duer ikke at man for

en som er underfinansieret med mellem elleve milliard og ni og tyve milliard kroner

at finansiere en del af folkeskolen ved at afskaffe su’en for de

bryder sig om nulvækst i kommunerne altså at

to tusind og ti

bryder sig særlig meget om at være

det ville jo være fuldstændig umuligt at stå her og sige

kunne vi jo blive ved så det er svært at justere men

lave en mere inkluderende folkeskole

kan bruges bedre det ville jo komme folkeskolerne til gavn

der er jo i forvejen alle mulige muligheder for folkeskolerne

at lave en god skole vi vil så gerne gøre rammerne endnu bedre blandt andet ved at sikre at man i de helt små klasser kan have en seks timers skoledag og benytte sig af for

mere idræt det mener vi vil løfte fagligheden og

hen skærpe elevernes læse og skrivekompetencer så

en ordentlig gedigen snak som vi skal have i folkeskolens forligskreds

forslag ligesom vi heller ikke er vilde med alt hvad socialistisk

kommer med sammen med socialdemokraterne blandt andet i forhold til kønsopbrydning i folkeskolen

oppositionens ordførere med at de hele tiden vil dele mange penge ud til det ene det andet og det tredje men i virkeligheden er det jo lidt ironisk at høre

har været dem der har delt milde gaver ud til højre og venstre i forbindelse med finansloven som vi andre ikke har haft nogen indflydelse på så vi glæder os

får indflydelse på finansloven i stedet for fru marlene harpsøe

fru marlene harpsøe fremhæver at der aldrig nogen sinde er blevet givet så mange penge til det offentlige forbrug som i disse år samtidig med at vi skal høre at det fører de gode resultater med sig

er det ikke spild af penge

med det når det ikke giver nogen resultater

sådan er jeg slet ikke skabt

er fejlagtig i forhold til forbruget af ressourcer i folkeskolen så når

at det rent faktisk ikke er tilfældet men at man simpelt hen giver

sagde også i min ordførertale at vi tror

behov for at strukturere rammerne noget bedre

mulighed for at der ikke kun er plads til de søde stillesiddende piger i folkeskolen

der også er plads til de energiske drenge der har et konkurrencegen

der går til folkeskolen egentlig dækker nu tænker

til den tidligere ordfører

pensionsopsparingen

de specialundervisningsmidler som amterne gav til vidtgående specialundervisning dengang amterne var der hvor er de blevet af

vil kunne svare på det og at undervisningsministeren også kan så det synes jeg bare vi skal gøre men

sige at det er utrolig vigtigt at vi har den her debat om hvordan

bare om kroner og øre altså hvor meget man putter ekstra oven i hatten

man er nødt til at udvise økonomisk ansvarlighed i forhold til de surt optjente skattekroner

som som mange mennesker i dagens danmark jo slider og slæber for

selvfølgelig også nødt til at sikre sig

vi synes ikke man skal spilde penge på unødige ting vi synes man skal se på tingene

på specialundervisningsområdet er en hel del vi kan gøre bedre og det ville jo være dejligt hvis vi kunne få frigivet nogle ressourcer der som man igen kan bruge til at forbedre folkeskolen til at

idrætstimer som er noget af det vi

ordførertalerækken og den næste ordfører

glad skole jeg skal så spørge hvem skal finansiere den socialistiske drøm

jo at der blev talt om at socialt sammenhold

sociale relationer i klasserne var rigtig godt

kun må sidde tolv elever i klassen fordi den femogtyvende elev jo udløser

at klassen bliver delt og der skal så også være to lærere

hvor godt hænger det sammen

ordføreren opmærksom på at indtil for ganske få år siden

måske en lille smule pikeret at vi har discountskoler og jeg føler mig rigtig dårligt behandlet

vurderer eleverne på menneskelige færdigheder hvad lægger fru westerby i

noget som helst sted i regeringsgrundlaget eller at det på nogen måde bliver praktiseret ude i skolerne

de faglige færdigheder meget højt det der ligger i

forskellige udviklingstrin og det har altså ikke lige noget at gøre med om man sidder på sin bagdel på nogle bestemte tidspunkter

det må være rimeligt at gøre det eller hvad

økonomiske ressourcer i sig selv give en bedre

gentage fejl man gentager dem så mange gange

en selvopfyldende profeti men vi har også været inde på det her med

er meget billigere eller hvordan skulle det

hos lo faglige seniorer

at oppositionen vil beskatte bankerne yderligere skulle gå til de nødstedte kommuner nu kan jeg så høre at

jeg lige efter jul sige at den offentlige sektor skal trimmes og effektiviseres hvordan kan det være bedre for kommunerne at blive trimmet og effektiviseret

den næste er fru charlotte dyremose

det har vi så gjort sendt flere penge altså

har ikke nødvendigvis løst alle problemer

skolen

hvilket elevgrundlag man har

den eneste faktor selv om man skulle tro det

der ikke kun handler om penge men også om indhold

vi skal sende endnu flere penge

tre milliard kroner og det

det er fordi man har regnet på de faktuelle tal i udspillet

ud over at vi mangler svar på hvor pengene skal komme fra

de nødvendige reformer af vores velfærdssamfund så

de flere penge

at lære af de bedste vi skal lære af

skabe rigtig gode resultater ikke nødvendigvis med

for som sagt er der ikke den sammenhæng

at vi skal rumme en hel masse elever og at

man tør ikke give kommunerne og skolerne og lærerne frihed til at undervise eleverne ud fra deres egne forudsætninger

at lærerne kan vurdere om eleverne har brug for at blive undervist i større eller mindre hold

at undervise eleverne ud fra deres egne forudsætninger

undervisningsassistenter og en lang række andre redskaber til at rumme de svageste elever og de stærkeste elever vi skal udfordre dem der har særligt talent så de får lyst til at lære mere og kan være med til at trække skolen og danmark og vores konkurrenceevne opad og så skal vi kunne rumme de elever som måske nok skiller sig en lille smule ud men som med

ført over i den almindelige klasse kan få den nødvendige støtte dér til at fungere i en normal klasse det er der masser af gode eksempler på og det handler bare om at turde lære af dem uanset om det så er gode offentlige skoler eller det er nogle af de private skoler der har formået at skabe rigtig gode resultater

der er en

om vejledende timetal vi har jo af og til den ubehagelige oplevelse at vi opdager at der

om minimumstimetal derfor er vi alle

interesserede i at få rettet op på det og jeg tror også alle kan være enige om at det ville være en rigtig god ting hvis alle havde vejledende timetal er der nogen beregninger af

det er jo altså et udtryk for at vi må konstatere at der er for mange kommuner der ikke har levet op til den standard vi egentlig forventede

der mener vi at det er nødvendigt at vi sætter ind og siger at de skal have nok timer vi skal have hævet fagligheden der skal flere timer til og derfor skal det vejledende timetal være

for

regeringen og de aftaler der er lavet mellem regeringen og

regeringens udspil at at

vi netop skal hæve minimumstimetallet til det vejledende timetal så

næste ordfører er fru

også at der ikke er sammenhæng mellem de anvendte ressourcer og resultaterne af indsatsen heraf kan man jo slutte at det sådan set er spild af penge at regeringen har ladet det offentlige forbrug stige så voldsomt som finansministeren har gjort rede for ja nærmest har pralet med det burde finansministeren måske tænke over i en stille stund hvad er vigtigst mængden af midler til offentligt forbrug eller resultaterne af det offentliges indsats

vi kan se at der bruges flere og flere ressourcer til specialundervisning

det vil jeg gerne holde fast i rigtig længe men vi kan se at en tredjedel af ressourcerne i folkeskolen nu går til specialundervisning og det er egentlig mærkeligt at vi i den situation ikke kan få opklaret hvor amternes vidtgående specialundervisningsmidler er konteret henne efter at amterne nu er nedlagt

uden at kunne få et svar

klarhed omkring midlernes anvendelse

regeringen har jo nedsat noget der hedder rådet for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen og det råd har jørgen søndergaard som

at læse jeg kan anbefale den i den der kom i to tusind og otte stod der at der er sket et rigtig fint hop for de yngste elever i folkeskolen i deres læsefærdighed

en og halvfems til to tusind og seks har det løftet sig med

hedder otte og halvtreds scorepoint

en og halvfems til to tusind hvor forbedringen var på tre og fyrre af de otte og halvtreds scorepoint

hvilket i øvrigt er et ret smalt mål men dog et mål

var det med flere timer flere test flere kontroleftersyn eller et tre hundrede og tres graders eftersyn

på kommunerne hvor man viste forventninger til at skolerne gjorde noget

med den metodik jeg nævner det for at inspirere regeringen til

regeringen fortællinger hvis alle kommuner gjorde som den bedste omkring arbejdstidsaftalerne

vi få tre tusind flere lærere helt gratis se der kommer sådan en uni c rapport en gang om året

den fremgår det at hvis alle lærerne arbejdede

læsevejledere it vejledere eller lignende det viser bare hvor behæftet med fejl den rapport er men ikke desto mindre bliver regeringen ved med at fortælle den historie derfor appellerer jeg til finansministeren

kommet indvendinger fra de kommuner hvis skoler er trukket frem som nogle hvor man arbejder særdeles hårdt som for eksempel en og tredive timer

hvilket ikke kan lade sig gøre

hvor er de overenskomstaftalte pensionsopsparinger henne hvor er de konteret jeg ville utrolig gerne vide

hvordan har udviklingen for pensionsopsparingerne været

at vi diskuterer på et uoplyst grundlag og det skulle ikke være tilfældet i grundtvigs fædreland og slet ikke med venstre ved roret så derfor en positiv appel om at vi

at stille de spørgsmål der er berettiget at stille og beder om at få dem belyst så godt som

mere indholdsmæssigt kvalitativ diskussion i stedet for at stå og skændes om nogle tal men vi har heldigvis rigtig gode folkeskoler vi har rigtig dygtige elever der vækker beundring når de deltager i internationale sammenhænge de vækker endda meget stor beundring de medarbejdere der

folkeskolen

en kultur med sig som er meget meget god og som vi skal passe på at vi ikke mister sigtet for

skoletradition og en frihedstradition i danmark som nødig skulle

spørgsmål om vi bruger den rigtige politiske metode når vi skal fremme kvaliteten i folkeskolen

og at al god undervisning virker

dokumenterer hvorfor skulle

men

spares der dramatisk og det giver mindre undervisning

det er det der er meget betænkeligt derfor igen en appel om at vi prøver i fællesskab at prioritere midlerne på en sådan måde at vi går derhen

det ville være en klog investering

har en debat i dag som uanset hvordan tallene gøres op viser at det gør ondt i økonomien inden for uddannelsesområdet skyldes det jo at vi har en regering der har kørt landet økonomisk fuldstændig i sænk

hovedundskyldningen er at der kom en krise udefra men det ændrer jo ikke ved at man selv var med til at forstærke krisen både ved politikken i forhold til den finansielle sektor

skattelettelser i stedet for at sørge for at investere i fremtiden der er ethundrede og halvfjerdstusind arbejdsløse der er et megahul i statskassen med en gæld der eksploderer

at regeringen har delt tre hundrede milliard kroner ud i skattelettelser ufinansierede taget dem op af kassen i stedet for at

fornuftigt på forbedringer af blandt andet uddannelserne

så rigeligt det er baggrunden for at man

dikterer nulvækst i kommunerne at

vko her i folketingssalen som mener at det går godt med påstanden om at der aldrig nogen sinde før

de videregående uddannelser det er forskningen

efterskoler det er højskoler det er ungdomsuddannelser

sparekniven og får den yderligere at mærke næste år det er de nedskæringer vi skal have

det regeltyranni man samtidig har spændt uddannelserne ind i og som gør at kreativiteten har fået det dårligere til gengæld

uddannelsessystem hvor vi i enhedslisten foreslår lavere klassekvotienter maksimalt to og tyve elever i en folkeskoleklasse ekstra ressourcer til at hjælpe de svageste børn med lektiecafeer tolærerordninger og så videre

arbejdsmiljø for elever bygningerne udeomkring kræver virkelig dramatiske renoveringer så toiletter og undervisningslokaler lever op til moderne standard

gå ledige vi skal have flere timer alt for mange steder har man i dag et undervisningstimetal der ligger under det anbefalede det skal vi have rettet op på og så skal vi selvfølgelig have stoppet for fyringer af folkeskolelærere dem har vi så god brug for der skal altså drejes

næh men de er nu gode at have

er altså sådan at det er dokumenteret

samtidig fjerne noget af regeltyranniet og

ville vi kunne skabe forudsætninger for et bedre uddannelsessystem

jeg spørge om begge ministre ønsker ordet jeg kan se at finansministeren siger nej tak

tilhører eller seer eller som borger der måtte interessere sig for denne

opnået en fælles forståelse af hvad der er op og ned i hvert fald omkring

på uddannelsesområdet men det kom vi

og dermed også hvilke løsninger der skal

i i dansk politik der er én vej og så er der en blindgyde vi har valgt vejen hvor vi tager hånd om

og det vedkender vi os gerne vi bøjer ikke nakken og skammer os

det er en forudsætning for også at kunne give gode uddannelser

til dem der bare går i børnehave i dag sikrer

hånd om om udfordringen

kører en anden overordnet stor diskussion

sin plan frem for hvordan vi fremtidssikrer vores samfund og den er dobbeltsidet det

for at skabe den økonomi der er nødvendig for ikke at skulle bruge netop nedskæring offentlige sektor som det eneste mulige værktøj

fremtidssikre vores uddannelsessystemer og vores folkeskoler mod det dræn der

i de kommende år der vil ikke blive tale om

fyringer der vil jo blive tale om at

de lærerkræfter som er nødvendige i skolen og derfor

have helt andre diskussioner her i folketingssalen men det må jo i høj grad også være op til befolkningen at vurdere om man tør satse stabiliteten i

spiller på det mere sikre nemlig

forfølger en strategi hvor vi tager hånd om udfordringen nu og her men også i

fremtiden jeg vil ikke anføre at jeg synes

når man afskediger fagligt fagligt uddannet personale i kommunerne

sagtens vi kan være situationen bekendt

også viser den ansvarlighed som

kan være os selv bekendt

der nogen sinde har været i to tusind og elleve uagtet at vi

ved at komme igennem en kæmpe krise og der var en regning der

samles op uagtet det har kommunerne uændrede ressourcer at bruge

i regionerne og staten holder så for men ligesom jeg gjorde indledningsvis i min indledende

jeg sige at der altså fortsat er falske påstande og jeg finder det faktisk uklædeligt for folketinget at man ikke vil vedkende sig fakta

på skoler og uddannelser i vk vk regeringens tid inklusive genopretningspakken og de besparelser som kommunerne lægger op til

to tusind og elleve blive det år hvor man samlet set nogen sinde i danmarkshistorien bruger flest kroner og øre på skole og uddannelse

så er enhedsomkostningen vel også faldende i 2011 det er muligt

ungdomsuddannelserne selv påstår at de bliver nødt til at skære

ned end de to procent det er også rigtigt

jo heller ikke noget som helst galt i at enhedsomkostningen falder når der kommer flere elever ind i klasserne

den tidligere økonomiminister fru marianne jelved fra det radikale venstre

den nødvendighed der er i at man ikke lader enhedsomkostningerne stige efterhånden som der kommer flere kunder i butikken

og vi kan rigtig få svarene jeg lyttede med interesse da fru nanna westerby var på talerstolen og det forekom så pludselig lidt uklart om vi taler om tolærerordninger og i hvilken form

det er to lærere altså uddannet personale

bliver delt således at der er tolv elever i den ene klasse og tretten i den anden klasse

to fuldt uddannede lærere med fuld forberedelsestid

meget i kontrast til regeringens udspil som fokuserer på

fremmest elevernes skole det er eleverne

et udbytte af folkeskolen vi andre er bare værktøjer

filosoferet over gad vide hvem der egentlig gør det bedst odense eller aalborg

bedre end den anden jeg kan blot konstatere at uanset hvem der har siddet som borgmester hidtil og hvilket styre der har været i

på de to kommuners udgift per årselev

åbenlyst at det er økonomiforbruget der alene afgør kvaliteten sådan som oppositionen ligesom

en af de ting jeg gerne ville adressere fru christine antorini mente så

boligpriserne som var afgørende jo det kunne

er en smule dyrere end aalborg men det forklarer

i hvert fald ikke hvorfor enhedsomkostningen på læsø overstiger begges udgifter

at se nye problemstillinger og søge nye løsninger på udfordringerne og det fornemmer jeg er

lidt direkte

side kan love langt mere i øvrigt fortrinsvis til lærerne bemærkede mig i indlæggene fra oppositionen det er mest lærerne man nævner og

høj grad eleverne i regeringen er vi meget optaget af eleverne men man kan selvfølgelig love mere når man ikke står til ansvar for finansieringen

det udspil de skulle komme fra er underfinansieret med atten milliard kroner

jeg synes interessant at når jeg som

interessant at få underviserne til at undervise mere inden for deres arbejdstid afvises det af en samlet opposition

skole hjem samarbejdet lejrture og der er stort set ikke det der vil være tilbage i folkeskolen

den samme opposition baserer hele sin økonomiske politik på at de organisationer der afviser mere undervisningstid inden for arbejdstiden er de organisationer der skal levere mere arbejdstid den refleksion

spørger fru marianne jelved til en helt konkret ting

for folkeskolen og er dermed medregnet

vi tiltrådte og til de seneste regnskabstal fra to tusind og ni man kan godt trække dem ud

men der er så to andre helt grundlæggende forudsætninger som man bare

for det første og det synes jeg er interessant

anerkender man ikke den pl regulering som er aftalt mellem regeringen og kommunerne og

at klassestørrelsen kræver en særlig indsats og derfor skal det være en særlig

mine folk har jo ikke kunnet få adgang til de bagvedliggende forudsætninger

andres argumentation og andre regnskabsmetoder ikke vil lægge dem frem

til uddannelsesudvalget forskellen på vores beregninger

fuldkommen ærlig omkring enhedsomkostningsudviklingen i folkeskolen og jeg medgiver fuldt og helt og

ikke lagt skjul på det at pensionerne

men hvis vi skal kvalificere tallene forudsætter det jo også at dem der mener at de har mere kvalificerede tal går i dialog med regeringen og med

har ingenlunde været til stede jeg vil gerne gå i dialog med uddannelsesudvalget om det absolut men jeg bruger tallene nøjagtig som vi

andre bruger et privat firma der er hyret af en fagforening fint nok men så lad os gå i dialog

har fået valideret det tal tre gange og alligevel kører man talkrig på at det

hvad uni c siger nej men så kom dog ind på banen og

spil med i dialogen om hvordan vi så kan

sådan at uni c har et specielt politisk behov for

det ved fru marianne jelved som som tidligere minister at

regeringens side ikke skorter på interesse for at få afdækket de såkaldte talkrige

hvor dansk økonomi står og hvilke udfordringer der er

privilegium at sløre sine tal når man for eksempel ikke vil fortælle hvordan

det er vigtigt for os alle sammen at vi får en fælles referenceramme

sit såkaldte folkeskoleløft på

består i at give eleverne

fordi regeringen har presset kommunerne så hårdt

frem ud af det blå og sige at

i hvert fald mangler lyst til at fremlægge sin økonomiske politik og sige præcis hvor pengene

andet tidspunkt bliver det også meget interessant at høre om hvordan fru christine antorinis parti

fra fra to tusind og ni til to tusind og fjorten hvis

alene den opdrift der er i su systemet betyder jo at vi skal have kigget

ikke forhindrer nogen i at tilvælge uddannelse det pudsige er dog

suen fra unge på ungdomsuddannelser

oecd ranglisten blandt andet fordi de lande vi normalt sammenligner os med investerer

af resultaterne af den manglende prioritering af uddannelserne herunder folkeskolen har vist sig i den pisa undersøgelse som undervisningsministeren selv kommenterede i december måned

som netop har øget deres udgifter og i hvert fald forbedret deres placering

gode tider at det at få en uddannelse også er et forældreansvar

fjorten milliard kr vi bruger

vil interessere herre morten bødskov og fru christine antorini at det

statsministerens eller min egen gode idé det er en idé vi har hentet inspiration

meget optaget af netop undervisningstimer elevernes udgangspunkt

jeg finder det forunderligt at man fra sfs side ikke går ind og bakker op om regeringens initiativ som peger i retning af at vi opfordrer lærerne og kommunerne til

de får mere undervisningstid ud af arbejdstiden når selv samme sf er parat til at tvinge dem til at skulle arbejde

jo blandt andet på baggrund af at hvis det er sådan at man konsekvent skal tage fordele fra eleverne så kan man da godt blive en anelse bekymret

det er slet ikke begrundet i de besparelser for det der ikke er taget højde for overhovedet er at

den besparelse der har vist sig i folkeskolen

vi liberale har i hvert fald ingen problemer med friskoler som vi synes

der hvor vi synes der kan være et problem er hvis man ikke vil acceptere at folkeskolen får nogle frihedsgrader som giver dem mulighed for også

praktikpladsantallet er steget kraftigt

med over tredivetusind praktikpladser

er steget under regeringen ikke faldet

set eleverne der er interessante ikke så meget skolerne

tidligere hvad der var blevet af de penge der var til den vidtgående specialundervisning i amterne

det samme som jeg agter at give her det er at hver eneste gang vi har haft den her drøftelse i folketingssalen jeg har haft den både som uddannelsesordfører som medlem af uddannelsesudvalget

det været disse spøgelser man har manet frem

det set ganske anderledes ud denne gang vil jeg dog af hensyn til den overordnede økonomi i danmark håbe på

at kommunerne rent faktisk holder budgetterne

er en glidebane at enhedsomkostningen stiger så kraftigt som tilfældet er

fru nanna westerby og hendes parti sende et enkelt signal og

det kunne muligvis skyldes at der også er noget med kulturen med hvordan man anvender ressourcerne som er afgørende og så bare lige helt

skal tage ansvar for folkeskolen

også i høj grad kommunerne og ude lokalt

meget kan vi gøre i regeringen men vi kan nok ikke dæmpe støjniveauet i

finansierede man en hel del af det med øget

den finansielle sektor

er anvist fuldkommen den samme finansiering men bare

to milliard kroner til at finansiere et udspil der koster fem milliard

i klassen skal der sidde to fuldt uddannede lærere

hvilken effekt det vil få på enhedsomkostningen

være herre morten bødskov skulle interessere sig lidt for det og gå ind og støtte lidt op om arbejdet

det ikke rigtigt at regeringen finansierede sin såkaldt

i den finansielle sektor og er det ikke rigtigt at i s og

lønsumsafgiften i den finansielle sektor

regeringen sådan at det er i orden

der er jo himmelvid forskel på at øge de offentlige udgifter ved hjælp af skatter man henter ude i erhvervslivet og så at bruge dem til at skabe arbejdspladser i en anden del af erhvervslivet hvis det er landbrugspolitik man gerne

fint med mig situationen er jo at

og halvtredstusind private arbejdspladser inden for fødevaresektoren

den offentlige vækst som sker på bekostning af den private vækst for det er faktisk alt andet lige den private vækst som skaber arbejdspladserne der skaber velstanden som skaber velfærden og så må jeg bare konstatere at ikke alene er det udspil der er kommet fra s sf underfinansieret med tre milliard kroner derudover skal man også opleve

andre ting op senest var det herre leif lahn

det havde man også foreslået ville blive finansieret

alt det man går og giver af gyldne løfter til folkeskolen til forældrene til eleverne

det er ikke godt for den politiske debat

hvert fald heller ikke godt for den danske befolkning

en konflikt mellem den måde regeringen ønsker

herunder kommunerne mener at de skal bruges på når vi nu ved

og veluddannede og velefteruddannede lærere er et must

på hvordan man kunne få de midler sat i omløb

i betragtning at kommunerne kører en meget stram politik fordi regeringen skal holde styr på økonomien nu

jeg meget venligt

få et positivt svar fra ministeren

jeg synes fru marianne jelved faktisk er inde på et emne som er yderst relevant

større effekt er at vi konkret også får

vejledere til at være helt ude i skolerne altså læsevejledere og matematikvejledere

gode resultater fordi man dermed sikrer en opkvalificering

strategi så vi sikrer at der kan frigøres lærerkræfter og undervisningsressourcer

de nye værktøjer som teknologien

s og sf om ikke man kunne bruge nogle af de tolv minutter på taget til noget efteruddannelse

bedre ressourcer jeg vil gerne have nogle af de specialister

stadig væk et trecifret millionbeløb det har stået der i adskillige år og i virkeligheden indgår både og radikale i et forlig omkring de midler

at uddanne vejledere ude i skolerne og det betyder så at der er

vejlede lærere og det vil sige at lærerelev ratioen

andre ting end til undervisning til gengæld har ministeren ministeren sparet alle sine fagkonsulenter væk i ministeriet altså igen det hænger jo

jeg synes simpelt hen ikke at ministeren svarer på spørgsmål

millionbeløb der står til efteruddannelse

med fru marianne jelved men det er jo faktuelt forkert at lærerelev ratioen falder igen den er

ikke faldet under den her regering den har ligget stabilt på

og det er et faktum

de konkret varslede afskedigelser i undervisningsministeriet

og jeg finder faktisk det er

ministeriet men fru marianne jelved af alle ved også

hvordan sådanne processer kører internt i et ministerium

men men situationen er den

bidrage selv det går altså ikke og det gik heller ikke

ordet så forhandlingen er sluttet afstemningen om de to fremsatte

jeg henviser til den dagsorden